til femten minutter endvidere vil jeg hvor der skønnes behov for det være indstillet på at give tre i stedet for to korte bemærkninger til ordførerne efter hver ordførertale det vil nok mest udpræget være hvor grupperne kun er repræsenteret i debatten ved ordføreren

forhandlingen er åbnet

dag skal behandle her i folketinget fra venstres side valgte vi for snart to måneder siden at indgå en skatteaftale med regeringen aftalen betyder i hovedtræk at danskerne får ægte skattelettelser for over syv milliard kroner aftalen betyder at regeringens forsøg på at ramme boligejerne ikke bliver til noget og venstre har været med til at forpligte regeringspartierne til at afstå fra med dollartegn i øjnene at kigge på de danske boligejere når der skal indkræves skatter og afgifter i de kommende år venstre har med aftalen sikret at folkepensionens grundbeløb ikke udsættes for det angreb som regeringen lagde op til i sit udspil et angreb der for alvor ville svække tilliden til at spare

være ansvarlig og tage ansvar for

eget liv og lytte til utallige politikeres samstemmende udmeldinger om at folkepensionens grundbeløb

endelig fik venstre ved at indgå aftalen fjernet den aldersdiskrimination som regeringen også lagde op til i form af at personer over og under fem og tres år ville blive behandlet forskelligt i forhold til topskattegrænsen det fik vi fjernet for venstre er det helt afgørende at det kan betale sig at arbejde det skal kunne betale sig at yde en ekstra indsats

betale sig at tage en uddannelse det har været den røde eller rettere blå tråd i de ti år hvor venstre havde regeringsansvaret af tre omgange satte vi skatten ned på arbejde vi indførte et beskæftigelsesfradrag som gør det mere attraktivt at være i beskæftigelse end på passiv forsørgelse vi afskaffede mellemskatten og løftede grænsen for hvornår danskerne skulle betale topskat samtidig sikrede vi tryghed om boligejernes økonomi og vi stod vagt om skattestoppet nu kunne jeg være fristet til at genopfriske hvad særlig socialdemokratiet og sf mente om beskæftigelsesfradraget da vk regeringen sammen med dansk folkeparti i sin tid indførte det men det vil jeg

indsats alternativet til at det kan betale sig at arbejde er jo absurd

så rigelig set i debatten om karina og regeringens ophævelse af loftet over kontanthjælpen

vk regeringens tid og venstre synes at det er ganske fornuftigt at vi med skatteaftalen øger beskæftigelsesfradraget det øges til

for enlige forsøgere sker der yderligere en forhøjelse med indførelsen af et særligt

til denne gruppe på op til tyvetusind kroner netop denne gruppe er i i højrisiko for

vil kunne betale sig at være i beskæftigelse i forhold til passiv forsørgelse og det modvirkes med dette

betyder lempelsen en lavere skat på op til lige knap otte tusind seks hundrede kroner for en person der tjener

eller over den nye topskattegrænse i alt sænkes skatten på arbejde altså med mere end tolvtusinde og

kroner for personer der tjener op til den nye topskattegrænse i alt løftes tohundrede

danskere ud af topskatten og det er faktisk femogtyvetusind flere end regeringen lagde op til med sit udspil men det skyldes at forslaget om at gøre forskel på

var over eller under fem og tres år er taget ud

aftalen positiv i forhold til effekten på arbejdsudbuddet det øges med knap sekstentusind personer og det bidrager med

milliard kroner til at forbedre de offentlige finanser ligeledes indholder aftalen mellem

beskatning af selskabers aktieavancer og unoterede porteføljeaktier afskaffes det vil være med til at sikre bedre adgang til risikovillig kapital for iværksættere og vækstvirksomheder og dermed også være med til at forbedre vilkårene for at drive virksomhed i danmark og det har vi absolut brug for derudover rummer aftalen også en forhøjelse af ældrechecken på fire

en forhøjelse af pensionstillægget og mulighed for

ingen kan være i tvivl om at det har været centralt for venstre at der kom ægte skattelettelser med skatteaftalen der skulle ikke bare være tale om at flytte pengene fra den ene lomme til den anden for siden regeringens tiltrædelse har den øget skatter og afgifter med over seks milliard kroner det gør det dyrere at være dansker og det gør det dyrere at drive virksomhed i danmark det har vi ikke brug for det koster arbejdspladser vækst og velstand derfor var det helt afgørende for os i venstre

at skattetrykket i danmark sænkes og det blev tilfældet med aftalen som sagt er det lettelser på over syv milliard

og det glæder vi os over i venstre det har også været helt centralt for venstre at boligmarkedet ikke skulle svækkes yderligere

derfor helt afgørende for venstre at de forringelser af rentefradraget som regeringen i sit udspil

blev taget af bordet

kun hver tiende boligejer der ville blive ramt det viste sig hurtigt at det var rigtig mange boligejere der med tiden ville opleve få forringet deres rentefradrag med det udspil som regeringen kom med og dette i øvrigt til trods

hvert fald to af regeringspartierne om det modsatte i venstre står vi ved at vi har lagt den største vægt på at sikre tryghed

boligejernes økonomi derfor måtte forringelsen af rentefradraget tages af bordet

ja så kunne venstre være med

danskerne har haft en berettiget forventning om at folkepensionens grundbeløb kunne alle regne med og derfor var vi i venstre meget bekymrede over regeringens forsøg på at reducere folkepensionens grundbeløb med næsten en fjerdedel

folkepensionens grundbeløb tages af bordet før venstre kunne indgå en aftale og da det skete ja så kunne vi være med i en skatteaftale det har også været centralt for venstre at der ikke kom aldersdiskrimination over for ældre

på arbejdsmarkedet regeringen lagde som sagt op til at der skulle være skattemæssig forskel på to kollegaers skatteforhold alene på grund af deres alder det kunne vi i venstre ikke se nogen rimelighed i vi synes faktisk det er en rigtig god idé når folk fortsætter på arbejdsmarkedet

måtte aldersdiskriminationen tages af bordet før venstre kunne indgå en aftale da det skete ja så kunne vi være med i en skatteaftale er alt så er fryd og gammen med denne skatteaftale nej bestemt ikke fra venstres side havde vi som bekendt gerne set at flere af de reformmilliarder som regeringen selv har anvist i sin

og tyve plan var blevet brugt til at finansiere de lavere skatter skatteaftalen betyder at skatterne reelt sænkes med godt syv milliard

fjorten milliard kr og der er finansiering på skatteområdet på omkring syv milliard

kommer uden for skattesystemet det tal havde vi gerne set havde været større men det er det faktisk også for skatteministeren har i et notat måttet præcisere at de ændrede regler omkring beskatningstidspunkt for kapitalpensioner ikke kun har et isoleret skatteprovenu men faktisk også besparelser på offentlige udgifter på omkring tre hundrede million

tre hundrede million kroner større end det hidtil

og det glæder vi os naturligvis over i venstre

er de skattemæssige finansieringsforslag så lige i skabet og uproblematiske nej det er de bestemt ikke men det var den pris som vi i venstre måtte betale for at indgå en aftale vi fik luget de største og mest alvorlige tidsler ud men bestemt ikke alt lad mig bare fremhæve to eksempler

ophævelsen af ligningslovens § tre og tredive a som giver udsendte danskere en mulighed for ved udstationering

at blive fritaget for dansk skat uden at skulle opfylde reglerne for at komme ud af

at ophæve denne bestemmelse høringssvarene til dette forslag har også vist en massiv modstand mod forslaget et meget bredt felt af universiteter virksomheder brancheorganisationer fagforeninger bistandsorganisationer

og sågar nogle af regeringens egne styrelser

og fra så bredt et spektrum

venstre vil vi derfor igen opfordre regeringen til at genoverveje dette element af skatteaftalen vi har

også anvist finansieringen vi har en gammel aftale om såkaldt kantinemoms

matcher meget godt regeringen kan i hvert fald regne med at vi i venstre er mere end velvillige til at forbedre skatteaftalen ved at tage netop dette element om ligningslovens § tre og tredive a op til fornyet overvejelse regeringen møder kun en udstrakt hånd fra venstre på det punkt for det andet er aftrapningen af børnefamilieydelsen heller ikke helt uproblematisk udover det åbenbare at det indirekte øger marginalskatten hvor målet med skatteaftalen jo netop er det modsatte ja så er forskelsbehandlingen mellem gifte og ikkegifte på grund af skats it systemer hverken logisk eller rimelig det har vi fra starten fra starten sagt fra venstres side men det har længe ikke været muligt at få regeringen på bedre tanker derfor glæder det

at der er den forskelsbehandling og det glæder os i venstre at regeringen derfor vil sætte et arbejde i gang for at undgå denne forskelsbehandling regeringen fortjener ros for at have lyttet til den berettigede kritik som har været rejst fra flere sider

har venstre så fået nok ud af skatteaftalen tja vi ville jo naturligvis gerne have haft mere

opnået at få fjernet de værste tidsler vi

sikre skattelettelser på over syv milliard måske næsten otte milliard kroner

godt skridt i den rigtige retning og lad mig så i al stilfærdighed slå fast

skullet afholde krisemøder med vores bagland på grund af skatteaftalen når regeringen laver aftaler med venstre og

sættes skatten ned danskerne får flere penge mellem hænderne når regeringen laver aftaler med enhedslisten sættes skatten

synes vi i venstre at vi sammen med de konservative har lavet en fornuftig skatteaftale med regeringen med gode aftryk fra venstre og de konservative

om man nu er mand eller kvinde i det ugifte

så bliver

det er da lovsjusk af værste skuffe

har bestemt heller ikke hersket nogen tvivl om at det

familiernes økonomi er jo alt andet lige temmelig upåvirket af om

det har vi rejst som et kritikpunkt og derfor glæder jeg mig

men efter at det er vedtaget

og sige at de en hundrede og tyve million

en stor del af

gøre rede for hvorfor det var at venstre kunne indgå den skatteaftale det var at vi fik nogle

kunne sikre at vi sænker skatten reelt med over syv milliard kroner det synes vi var

vi undgik nogle af de værste finansieringselementer og når vi ikke selv har halvfems mandater ja så

er der finansieringselementer vi ikke er begejstret for og jeg glæder mig

har indset at der her er en udfordring og at man så

at undsige indkomstreguleringen af børnechecken venstre har været ude at undsige

nu ønsker venstre efter

aftalen jo har været klar over at at man også godt kan forhandle uden nødvendigvis at sidde

finansministeriet der var jo løbende kontakt mellem regeringen og venstre og derfor lavede vi så en aftale fordi vi fik de indrømmelser som jeg har redegjort for jeg

herre anders samuelsen fra liberal alliance var ude

fordi den jo netop betød at skatten blev sænket i danmark og det var afgørende for os jeg vil gerne

der er ikke nogen af de partier der har lavet den her aftale der

flere penge i skat det er vi glade for at vi har låst regeringen på

borgerligt flertal igen

på sammen med liberal alliance

var det afgørende at vi bevarede vores fulde handlefrihed på skatteområdet og

tale om en aftale og ikke et forlig hvor man er bundet på hænder og fødder derfor har vi i venstre vores frihed til at foreslå præcis hvad vi ønsker på skatteområdet men jeg tror at

og fremlægger venstres valgprogram der går desværre nok nogle år inden vi skal i valgkamp men det er klart at

godt nok i løbet af sommeren at var nogle ting man ikke kunne lide men i grundtrækkene er

år man selv havde magten nemlig at skattelettelser til de rigeste

for eksempel de arbejdsløse

går også ud over velfærden det er jo den linje man

at give skattelettelser end at sørge for er penge til velfærd

det radikale venstre

at når lønningerne bliver trykket og der bliver en

den samme beskrivelse af det som herre frank aaen gjorde men det ligger i forlængelse af de

ændringer vi har lavet på på skatteområdet de seneste ti år nemlig at sikre at det bedre kan betale sig at være i beskæftigelse

der ikke var voldsomt mange andre end den daværende regering og dansk folkeparti der var begejstrede for

at beholde lidt flere af lønkronerne sige jamen det har vi i ti år arbejdet for og derfor går vi også ind i en aftale som betyder at danskerne får lov til at beholde nogle nogle flere af deres egne

maskiner der spytter det tal ud og så må jeg bare sige at jeg

k og dansk folkeparti der gav flere penge til bankdirektøren og færre penge til de arbejdsløse og færre penge til pensionister og førtidspensionister

jo så enige om det behøver vi ikke at debattere

jo skrevet under på vi mener at det

kommer i arbejde

få en indrømmelse en tilkendegivelse af at den logik som venstre har er at hvis der på lønningerne

i pengene til de arbejdsløse

arbejdsudbud og beskæftigelse

los formand harald børsting der har sagt at sådan hænger det sammen

så bare enig med herre frank aaen i at der er ting

og sørger for at tingene fungerer i

på byggepladserne eller sidder

oplever at det bedre kan betale sig ikke at lave noget

folk der hver dag går på arbejde og derfor er det afgørende for venstre at det skal kunne betale sig at arbejde

historiske aftaler som skulle sikre at

herindefra kan løse alle problemer men jeg mener faktisk at en række af de aftaler som herre samuelsen omtaler er med til at trække i den rigtige retning

jeg mener også og det troede jeg egentlig at liberal alliance var enig i at den her skatteaftale som sænker skatten

er med til at gøre det danske samfund mere konkurrencedygtigt for det er da en nyskabelse i hvert fald med den her regering at man

at finansloven for i år er et godt eksempel på at det er problematisk og bevidstløst at hæve skatter og afgifter

det ser vi jo konkrete eksempler på hvor virksomheder bliver presset på konkurrenceevnen hvor danske virksomheder ikke er i stand til at hive de ordrer hjem til landet fordi vores afgifts og skattesystem ikke er konkurrencedygtigt nok med den her aftale

min pointe er jo at nu har man sagt og brugt og misbrugt ordet historiske reformer så mange gange at det svarer lidt

over svaret fra venstres ordfører

lægges til at man for eksempel gør det dyrere for virksomhederne at udstationere altså forringer konkurrenceevnen og at det kommer i halen på en energiaftale som koster os yderligere

ved en kickstart som regeringen har forsøgt kan se at

konstatere at det er tilfældet

være evig forvisset om at det kommer han til at se konkrete bud på ud over hvad han allerede har set men også fremadrettet fra venstre for vi er nødt til at sørge for at det er attraktivt at drive virksomhed i danmark at vores virksomheder er konkurrencedygtige for hvis ikke der er nogen der vil investere i danmark

et fattigere samfund og så bliver det jo en mindre og mindre kage vi skal forholde os

der brug for langt mere end det der

med i den her skatteaftale det var måske fordi ordføreren

at opleve venstres ordfører stå og sige at man egentlig gerne

beskatningen af danske indkomster i udlandet

af en aftale som ordførerens eget parti

så synes jeg

ens egen aftalepartner om at genoverveje noget som ens eget parti for ganske få uger siden

regeringen

som var en stor skattereform der sænkede skatten med omkring tredive milliard kroner jeg tror også at herre hans kristian skibby kan huske at vi i fællesskab

forskellige justeringer undervejs og lavede serviceeftersyn fordi tingene udviklede sig lidt anderledes

så gjorde vi selvfølgelig det hvis vi kunne få både økonomi og og politiske holdninger til

gjorde en ganske god skattereform forårspakke 20 endnu bedre

er indstillet på at sige ok tingene kan godt se lidt anderledes ud

presset af erhvervsorganisationer og virksomheder og af partiets eget bagland

flere centrale punkter om at genovervejer

for når man laver en aftale så laver man en aftale og så er et ord et ord men derfra og så til at sige at de synspunkter som man har præsenteret før forhandlingerne og under forhandlingerne

endnu bedre hvis vi i fællesskab kan finde en løsning jeg synes det ville være mærkeligt hvis

så lang tid som overhovedet muligt

kan lade sig gøre eller ej for selvfølgelig står vi ved de aftaler vi

en aftale men vi kunne i fællesskab af og til gøre

ikke så mange måneder siden alligevel går man er

jordnødder hasselnødder

for fuldstændighedens skyld

derfor er det også vigtigt at det af

aftalen fremgår at parterne noterer sig at regeringen løbende følger udviklingen i grænsehandelen herunder udviklingen i priserne på grænsehandelsfølsomme varer

med de afgiftsstigninger som regeringen og enhedslisten har indført på en lang række varer

absolut noget man skal være enormt vågen over

fru liselott blixt at det vil vi med garanti også være fra venstres side

om nogle år jeg deler fuldstændig bekymringen omkring grænsehandelen jeg har jo selv stået

som ordfører for venstre på en række

at siden nytår er grænsehandelen eksploderet vi kan se at grænsen for hvornår det kan betale sig

de dele af landet som ligger relativt tæt

aftalen at der skal være et fokus på grænsehandelen og og det er noget vi

jeg bare lidt over det er da en ny stil fra det

at vi skal behandle alt på én gang

så man undgår al for megen detaljediskussion og

de overordnede linjer hvis jeg skal prøve

spille med på det selv om jeg egentlig synes det er

risikoen for lovsjusk er åbenbar når man tilrettelægger arbejdet i folketinget på denne måde

ordfører hvad den her aftale egentlig binder i forhold til jeg har hørt

venstres ordfører sige her i dag at man

ved de aftaler man indgår

jo set at ordføreren har været citeret i dagspressen for at man ikke er bundet man er fuldstændig frit stillet

hinanden skattereformen binder ikke nogen tror jeg

på den aftale man har indgået her jeg synes det er interessant at få

afslutningsvis at det også er noget vi i venstre selv holder meget meget øje med

helt sikker på at det overlader vi ikke alene til regeringen at være opmærksom på det

bestemt også selv

det vi

en aftale med regeringen om er den her skatteaftale

så er der i skatteaftalen en bestemmelse om at aftalepartierne ikke kan hæve boligskatterne og forringe rentefradraget og på den måde skabe usikkerhed

kan gøre noget ved det som vi har lavet en aftale med regeringen om

nok også derfor man ikke kan sige at man stemmer imod det med

betyder det så også at hvis regeringen for eksempel sammen

sukkerafgiften der indføres

ikke at hæve topskattegrænsen så meget som foreslået i den her aftale med venstre så kan regeringen

er jo meget atypisk at man laver en aftale som ikke binder

ja men det har også den pointe som kan være god

af øjnene der ser at det er regeringen jo så også

foreslår jeg ville dog finde det politisk meget besynderligt hvis

en bedre holdbarhed i økonomien altså skatteaftalen sikrer jo to

så bagefter løb baglæns på noget af det der virkelig bidrager dertil

jeg politisk synes var meget besynderligt men jeg har ikke et forligsboldtræ

at borgerlige synes at der er så meget ved det

gavn nemlig arbejdsudbuddet arbejdsudbuddet forbedres med sekstentusind

er mange gange

regeringen og venstre eller er det det private erhversliv

og beskæftigelsesministeren har sagt om

sammenhængen mellem arbejdsudbud og beskæftigelse de

at det at vi med den her skatteaftale sørger for at danskerne får lov at beholde nogle flere af deres egne penge altså at danskerne får over syv milliard kroner ekstra mellem hænderne

indvirkning på dansk økonomi at danskerne kan få lov

og at vi også får

at man bedre kan tilvejebringe kapital til vores virksomheder så der kan komme flere investeringer

er da med til at sikre at det danske samfund bliver lidt mere konkurrencedygtigt og dermed skabe

og offentlige ydelser eller i hvert løn og de dagpenge vi skal leve af når vi

ikke forstå hvorfor

deres ydelse og løn de skal vel ikke også arbejde samtidig eller hvad er meningen med

i hvorfor skal man ramme de her folk

nogle af de grupper der enten mister penge på det her eller

meget lidt ud af skatteforliget hvorfor skal førtidspensionister og folk på

regulering af overførselsindkomsterne som jo så behandles på et særskilt lovforslag senere

jeg må bare konstatere at med den regulering der er lagt op til

reallønsfremgang i den periode der er tale om

folkepensionisterne

den her reform er fuldt indfaset vil omkring ethundredetusind folkepensionister ifølge ældre sagen få

det er jo fordi alle overførselsindkomster herunder folkepensionen fremover skal stige i en lavere takt og de folkepensionister der bliver ramt er jo dem der har en for lav indtægt

for høj indtægt til at modtage den

pensionstillæg som er målrettet de laveste indtægter

som økonomisk taber på den her skattereform for

nogle som for eksempel os folketingsmedlemmer der sidder her i dag kan få skattelettelser

grundbeløb med nogle og tyve procent hvis jeg husker tallet korrekt som regeringen lagde op til

var en rigtig dårlig idé for det vil svække den tillid der er hos danskerne til at folkepensionens grundbeløb kan man regne med

og derfor kunne vi lave en aftale og som jeg svarede herre christian juhl

men det er korrekt at

reguleres satserne mindre end de ville

med de regler der gælder i dag men stadig væk på en sådan måde at de vokser mere end priserne så der er stadig væk en realfremgang for de personer der oplever at reguleringen bliver mindre

at der er omkring ethundredetusind folkepensionister i danmark som kommer til at tabe flere tusinde kroner årligt på den her skattereform fordi der skal gives skattelettelser til for eksempel ordføreren der i dag står på talerstolen for venstre eller sådan en som mig selv venstre bekræfter at det er den politik man går ind for et andet

venstres ordfører har igen og igen sagt på talerstolen i dag at det skal kunne betale sig at arbejde jo jo

vi har som samfund sagt her er nogle mennesker som for eksempel har været udsat for en arbejdsulykke og som derfor ikke er i stand til at arbejde

er en realvækst for de her

det lyder bare på fru johanne schmidt nielsen som om

have færre penge til rådighed end de har i dag nej de vil også have en fremgang for der er en vækst den er ikke så stor som den ellers ville

det er fuldstændig korrekt men

sige at det man får mere

at det der står tilbage er ønsker man at danskerne skal have mulighed for at beholde nogle flere af deres egne penge lave en skatteaftale der giver danskerne over syv milliard kroner i ægte skattelettelser og undgå

de værste elementer af det regeringen lagde på bordet ja det syntes vi i venstre var et tilbud som vi var nødt til

det er langt bedre for danmark at

konservative har lavet aftalen med regeringen end hvis regeringen havde lavet den med

aftale med regeringen og enhedslisten om at sikre en milliard

bedre og billigere kollektiv trafik var venstre meget pikeret over at man på den måde tog en milliard kroner fra bilisterne vel at mærke fra

råd til at udnytte nogle tvivlsomme leasingregler så kan det jo undre at venstre ikke på samme måde

over at man med skatteaftalen ønsker

syv hundrede og halvtreds million kroner

den vil man altså godt tage fra danskere der har behov

hvorimod man var meget meget utilfreds

at dansk folkeparti lukkede et

flere penge i kassen så undgår man at tabe nogle penge

her må jeg jo bare sige at vi fik mulighed for at lave en aftale som gav lettelser på over syv milliard kr og som fik fjernet de værste tidsler og så er der ting vi måtte stemme for som ikke er groet i vores have det er fuldstændig

den del af skattelovgivningen

som bestemt ikke er groet i vores baghave og som vi ikke ville have lagt på bordet hvis det var os der havde siddet i regeringskontorerne

det er fuldstændig korrekt

pressede regeringen så langt som vi kunne

vi måtte jo så gøre regnebrættet op fra venstres side det har vi gjort og der har vi sagt

modvægt til den politik som regeringen hidtil har ført hvor det bare konstant er blevet dyrere at være dansker

undgå at at boligejere og folkepensionens grundbeløb

undgå den aldersdiskriminering som regeringen også lagde op til

det der gjorde at vi kunne indgå en aftale selv om den indeholder finansieringselementer som herre kim christiansen godt ved ikke er noget som vi selv ville

skatteaftalen nemlig det at man tager fra pensionisterne

ok at begå fejl og det jo fint hvis man kan indrømme at man har begået fejl vi ved jo alle sammen at der

er ethundredetusind pensionister der når

reformen er fuldt indfaset mister tre tusind fem hundrede kroner om måneden de penge vil venstre så give i skattelettelser eksempel fem tusind fire hundrede kroner til de rigeste

bare høre om venstre også fortryder

men det bliver der jo så lejlighed til lige at få præciseret

til igen at slå fast at den regulering af overførselsindkomsterne som der lægges op til nu bliver det så et lovforslag der behandles senere i dag betyder at der er en realvækst

procent altså får mulighed for at købe flere varer end man kan

skal opleve at deres økonomi bliver svækket jeg vil indrømme at stigningen ikke er så stor som den ellers ville have været men der

at pensionister når reformen er fuldt indfaset sidder med færre penge mellem hænderne

de har kunnet se frem til før venstre

undrer det mig at venstre kan have et slogan om at det ikke må være dyrere at være dansker altså hvis det bliver dyrere at være folkepensionist

har færre penge hvis det bliver dyrere at være arbejdsløs

dyrere for nogle danskere medmindre venstre ikke tæller de her grupper med i kategorien danskere

venstre om det er tilfældet er det simpelt hen sådan at syge folkepensionister

er i kategorien danskere så det er helt i orden at det bliver dyrere

er da totalt grotesk at høre sådan nogle budskaber lad mig bare slå fast

det lyder på enhedslisten som om at det at man ikke får så stor en fremgang betyder at

færre penge sådan er det ikke i min optik altså hvis man har en fremgang og kan købe flere varer end man kan i dag så har man en fremgang og det mener enhedslisten så ikke

at venstre er modstander af dele af skattereformen

lavet en skatteaftale hvor vi kunne have brugt de reformmilliarder som regeringen selv har anvist i

skulle have generet danskerne med en række af de her finansieringsforslag på skatteområdet

op og vi måtte jo så bare sige ok godt tyve milliard kroner i ekstra skattelettelser og undgå at

regeringen forringede rentefradraget at folkepensionens grundbeløb

at så slår vi til selv om vi ikke fik det præcis som vi ville

lad mig så bare gentage hvad jeg også sagde i min ordførertale det er ikke i i venstre at vi har haft krisemøder i baglandet på baggrund af den her skatteaftale

jeg synes at venstres ordfører når nu han har lejligheden til det altså har taletiden til det jo

af skattereformen altså den snak som ordføreren lige kom med

det kunne være interessant hvis venstre

kan trække venstre i en anden retning man har jo nævnt et par gange her

hvor venstre faktisk ønsker at lave skattereformen

regne med og derfor er der jo elementer vi er meget begejstret for som jeg har redegjort for flere gange

tror ikke at herre martin henriksen kan finde eksempler på at nogle af de finansieringselementer der i øvrigt ligger i skattereformen er nogle vi

der påpeger at det ikke er

uproblematisk og det er det desværre ikke

martin henriksen kan huske når vi tidligere har lavet

for at finansieringen var i orden jo også måtte lave nogle finansieringsforslag som vi jo heller ikke nogen af os var synderlig

for vi forsøgte at finde dem der var mest

som så kunne opveje de fordele der hvor vi

kunne sænke skatten men men finansieringsforslag på skatteområdet

bliver man sjældent populær på og jeg kan sige

haft liggende i posen og sagt tjek det her det er lige som vi vil have det vi måtte gøre

og sige at samlet set fik vi så en aftale som

var bedre for danmark end det regeringen

det tilbud vi fik var et skridt

sætter det arbejdende danmark i fokus

en titel der går igen i regeringens øvrige arbejde fordi regeringen fra dag et har erkendt at det kun er igennem hårdt arbejde

et styrket og stærkere fællesskab der er ingen anden vej vi skal arbejde os til et rigere danmark kun på den måde kan vi få bedre råd til det samfund som vi ønsker med stærke og rummelige skoler ordentlig omsorg for vores ældre syge og sårbare og en øget indsats

der desværre er blevet arbejdsløse derfor er vi også godt tilfredse med at et bredt udsnit af folketingets partier har lagt blokpolitikken til side og valgt at støtte op

den her reform med denne skattereform belønner vi danskernes arbejdsindsats og flid

kommende år kommer i arbejde om nogen ved de danske lønmodtagere hvad det vil sige at tage ansvar vi behøver blot at vende blikket mod forårets overenskomstforhandlinger hvor lønmodtagerne udviste beundringsværdig ansvarlighed med løntilbageholdenhed

det også helt på sin plads at vi honorerer deres ansvarlighed og med denne skattereform sikrer lidt mere på lønsedlen efter skat til de hårdtarbejdende lønmodtagere og deres familier men mest af alt har skattereformen fokus på det arbejdende danmark

bevidste om at danmark står på skuldrene af det arbejdende folk socialdemokratiets vision har altid været drømmene og værdierne for det arbejdende folk i danmark alle dem der står op hver morgen afleverer børnene i børnehaven

og stolte af de muligheder som arbejdsindkomsten skaber for familien for

og for de fællesskaber man er en del af det arbejdende danmark har skabt vedligeholder og udvikler dag efter dag et stærkt og smukt fællesskab i det danske velfærdssamfund vi socialdemokrater tror på et samfund hvor vi løser opgaverne i fællesskab fra forsvaret af vores land til pasning af vores børn og uddannelse af vores unge

stærkt velfærdssamfund og det er jo netop hovedårsagen til at danskerne generelt betaler deres skat uden at kny vi ved at et stærkt fællesskab og et godt velfærdssamfund er fundamentet for vækst og velstand ikke bare for de få men for den brede befolkning vi ved at når danske virksomheder har succes og skaber arbejdspladser er det ikke på trods af det danske velfærdssamfund men i høj grad på grund af det danske velfærdssamfund fordi samfundet bidrager med veluddannede medarbejdere god infrastruktur et ordentligt retssystem en stabil energiforsyning sikkerhed for virksomheden og tryghed for dens medarbejdere vi socialdemokrater ved at det er fabriksarbejderen rengøringsassistenten metalarbejderen sygeplejersken læreren og mange andre lønmodtagere der er det kit der holder vores samfund sammen det er derfor at efter ti års højreorienteret styre med store skattelettelser til de allermest velstillede danskere

nu er de hårdtarbejdende lønmodtageres tur den svenske nobelpristager i økonomi gunnar myrdal sagde engang at hvis man vil se et sandt mirakel skal man vende blikket mod danmark et lille land i norden uden råstoffer men som alligevel er blevet til et af verdens rigeste samfund det er et sandt mirakel

at vi i danmark igennem det tyvende århundrede har satset på alle mennesker ikke kun på de rige og de privilegerede

alle mennesker uanset baggrund

de første lande i verden til at sikre alle børn skolegang uanset hvor kummerlige vilkår de kom fra

at uddannelse til alle er vejen frem for et lille og råstoffattigt land og lige så vel som vi via uddannelse har

vi insisteret på at give flest mulige danskere mænd og kvinder mulighed for at skabe

at udvikle fællesskabet den røde tråd igennem den nyere danmarkshistorie er

et land af arbejdere først landarbejdere senere industri og servicearbejdere og nu kaldes arbejderklassen for lønmodtagere men nu som før er vi afhængige af at folk arbejder for med et land som vores er mennesket det mest værdifulde råstof det har været ledetråden i de tiltag og reformer der igennem generationer har styrket det danske samfund

har en insisteren på at alle der kan bidrage også skal bidrage og at alle der kan

kaldt et sandt mirakel fordi vi med denne skattereform ubetinget retter fokus på danmarks råstof nemlig alle hårdtarbejdende danskere

den største udfordring for dansk økonomi er at vi desværre har mere end

og tredstusind danske lønmodtagere uden arbejde i modsætning til den foregående regering

trækker denne regering ikke ubekymret på skuldrene og lader stå til med et naivt håb og en teoretisk tro på at markedskræfterne nok selv skal få folk i arbejde regeringen har sat sig som hovedopgave at skabe arbejdspladser her og nu hvor tusindvis af danskere er arbejdsløse og endnu flere er nervøse for om de kan beholde deres arbejde derfor har vi allerede gennemført tiltag der skal skabe mere end ellevetusind nye arbejdspladser i to tusind og tolv og toogtyvetusind nye arbejdspladser til næste år vi har sat gang i en kickstart for atten

og vi har indgået en kommuneaftale der giver kommunerne mulighed for at investere to

milliard kroner ekstra i klimatilpasninger på spildevandsområdet vi har indgået en energiaftale med masser af grønne arbejdspladser og så har vi indført en udviklingspakke der skaffer tiltrængt finansiering og lånemuligheder til et presset erhvervsliv

skabe arbejdspladser og vi har alle sammen her i folketinget indgået et forlig om et investeringsvindue der skaber investeringer øget produktivitet øget konkurrenceevne og dermed flere nye arbejdspladser helt overordnet fører regeringen en ansvarlig økonomisk politik der sikrer tillid til dansk økonomi og dermed en lav rente til gavn for virksomhedernes investeringsmuligheder kort sagt regeringen knokler for at skabe arbejdspladser i den private sektor til de arbejdsløse her og nu

denne skattereform letter skatten på arbejde den er socialt afbalanceret og fuldt finansieret skaber arbejdspladser til de arbejdsløse her og nu i to tusind og tolv og i årene fremover og når vi om nogle

få år står i den situation at vi mangler arbejdskraft så er reformen med til at øge udbuddet af arbejdskraft på længere sigt sidst men ikke mindst skaber skattereformen et øget økonomisk råderum så vi kan styrke vores fælles velfærd men denne skattereform giver ikke de største skattelettelser til de mest velstillede som det tidligere vko flertal jo gjorde med forårspakke

vi sænker ikke skatten på den sidst tjente krone for de allermest velstillede skattelettelserne i vores udspil er målrettet lønmodtagere med

for regeringen er det helt afgørende at skattereformen har en social balance to tredjedele af alle skattelettelserne går til et højere beskæftigelsesfradrag det vil give en lettelse af skatten til alle de tre millioner danskere der er i arbejde

de ethundrede og tredivetusind enlige fædre og mødre i job får et særlig højt fradrag skattereformen vil øge beskæftigelsen varigt varigt svarende til næsten sekstentusind flere i job og reformen styrker vores fælles velfærd med to milliard kroner vi får flere i job og får bedre

udvikle vores samfund lønmodtagerfamilierne der har udvist løntilbageholdenhed får mere til sig selv og vi får bedre råd til at udvikle velfærden og investere i fremtiden skattereform indeholder en lang række elementer som jeg vil fremhæve nogle af

beskæftigelsesfradraget for alle lønmodtagere det vil gavne mennesker med helt almindelige indkomster for eksempel industriarbejdere sosu hjælpere og frisører vi giver som noget nyt enlige mødre og fædre et ekstra beskæftigelsesfradrag oveni en enlig mor eller en enlig far vil

ikke blot få fordoblet men tredoblet sit beskæftigelsesfradrag og det giver en større gevinst ved at være i arbejde

vi hæver grænsen for hvornår man skal betale topskat

gerne understrege at vi mener at topskat skal være en skat der er målrettet folk med de højeste lønninger og som derfor har mulighed for at bidrage lidt ekstra til fællesskabet vi ændrer ikke på topskattesatsen men derimod løfter vi tohundrede og femoghalvfjerdstusind danskere ud af topskatten omkring halvdelen af dem der ikke skal betale topskat i fremtiden er lo og ftf lønmodtagere

har det aldrig været hensigten at så mange mennesker med helt almindelige lønninger

skattereformen indeholder ikke kun lettelser af skatten på arbejde den indeholder også forbedringer for de fattigste folkepensionister vi vil hæve ældrechecken med op til fire tusind fem hundrede kroner det vil gavne de folkepensionister som har de laveste indkomster og de mindste eller slet ingen formuer det vil for en enlig sige en

og en likvid formue under nioghalvfjerdstusind kroner og så er der en helt konkret gruppe som

markant forbedrede ældrecheck nemlig folk som i mange år har været på førtidspension og som ikke har haft mulighed for ligesom lønmodtagerne at spare op

til folkepensionisttilværelsen dem imødekommer vi og sikrer at de blandt

han eller hun har en supplerende indkomst under trehundredetusind kroner reformen vil også give erhvervslivet bedre vilkår for at skabe arbejdspladser frem mod årsskiftet og hele næste år får virksomhederne mulighed for ekstra afskrivninger for investeringer det vil betyde ekstra investeringer i milliardklassen og vil skabe i underkanten af ni tusind nye

jeg fremhæve at vi med skattereformen forbedrer særligt nystartede virksomheders vilkår ved at afskaffe den iværksætterskat som den tidligere regering indførte det er en skat der hæmmer iværksætteri og virkelyst og med

det præcis det modsatte vi har brug for i dag

skattelettelserne er selvfølgelig fuldt finansierede den tidligere regering gav i flere omgange skattelettelser der dybest set ikke var råd til det gør vi ikke finansieringen skal alle samfundsgrupper bidrage til vi tager

konservative folkeparti endnu et opgør med skattestoppet og regulerer en række afgifter så de fremover følger

almindelige prisudvikling i samfundet

tre og tyve overførselsindkomsterne stige lidt langsommere end hidtil og her er det vigtigt for mig at understrege

overførslerne vil stige i perioden og at der ikke er nogen modtager af overførsler der får et mindre krone øre beløb på kontoen når overførslerne følger den almindelige prisudvikling i samfundet

man vil derfor fremover kunne købe de samme dagligvarer som man tidligere har kunnet to væsentlige bidrag til skattereformens finansiering er at vi fremover giver en milliard kroner mindre til eu budgettet og at vi sparer to

på sin plads at der bliver ført flere penge fra bankerne til fællesskabet derfor pålægger vi den finansielle sektor en højere skat vi mener det kun er rimeligt at banker og den finansielle sektor betaler deres del af skattereformen ved at de fremover betaler mere i lønsumsafgift vi fortsætter med at styrke indsatsen mod social dumping på de danske arbejdspladser og føjer med skattereformen nye tiltag til indsatsen det betyder et lavere rejsefradrag så danske lønmodtagere ikke skal opleve at miste arbejdet på grund af ulige konkurrence fra udenlandsk arbejdskraft og det er vel at mærke blot et blandt mange af regeringens tiltag mod social dumping skatten på kapitalpension fremrykkes uden at den enkelte af den grund skal

mere i skat eller får mindre i pension opsparingen i kapitalpension ændres så man ikke længere beskattes når man får sin kapitalpension udbetalt

kan man ikke længere fradrage sine indbetalinger børne og ungeydelsen er fortsat en rettighed for folk med helt almindelige indkomster men med denne skattereform er alle forligspartier enige om at de højeste

dermed bidrager de højeste indkomster mere til finansieringen af skattereformen og det er kun ret og rimeligt ud fra princippet om at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder danmark i arbejde denne skattereform er fuldt finansieret og letter skatten på arbejde vi belønner danskernes arbejdsindsats og flid det gør vi fordi det danske velfærdssamfund står på skuldrene af det arbejdende folk vi sikrer at den hårdtarbejdende lønmodtager får mere i løn efter skat og vi øger samfundets velstand og velfærd vi skaber grobund og incitament

i en krisetid som vi står midt i skal vi stå sammen og alle bidrage

det er værd at gentage at denne skattereform adskiller sig markant fra de sidste ti års skattereformer under vko flertallet vi giver ikke de største skattelettelser til de mest velstillede som

vko gjorde i to tusind og ni skattelettelserne i denne skattereform er målrettet lønmodtagere med

og mellemindkomster skattereformen er god for danmark regeringen har brudt blokpolitikken og genskabt genskabt det samarbejdende folkestyre også når det kommer til skattepolitikken forliget om skattereformen er indgået som en bred aftale

regeringen venstre og det konservative folkeparti det er godt med så bred en opbakning til det kommende års skattepolitik det skaber ro og tryghed om skatten både for virksomheder og borgere og det

det slutter med den sidste

den daværende regering venstre og konservative jo

en aftale om dagpengene som indeholdt et temmelig alvorligt angreb på dagpengeperiodens længde og også

muligheden for at genoptjene retten til dagpenge konsekvensen ser vi jo nu man kan bare åbner en avis og læser om de rigtig mange danskere som

at de risikerer at falde helt ud af dagpengesystemet og

en økonomisk ruin nu har regeringen så lavet en skatteaftale med endnu et angreb på blandt andet dagpengene når aftalen er fuldt indfaset betyder det faktisk at en dagpengemodtager får trettentusind kroner mindre om året trettentusind kroner

er rigtig mange penge når man i forvejen er gået markant ned i indtægt efter at arbejde

som skal være med til at finansiere skattelettelser

bidrage til at de lønmodtagere som har haft

aligevel får noget ud af det på lønchecken efter skat fordi vi går ind og giver de her lettelser blandt andet

er det en person på dagpenge allerhelst vil have

i selen for at skabe en masse arbejdspladser vi

også en følge af den her skatteaftale at

sørger for at fremrykke erhvervsinvesteringer det skal alene i år og i de kommende år skabe ni tusind nye arbejdspladser det skulle meget gerne være med til at bidrage til at

intet til hinder for at vi

for eksempel erhvervslivet om at være med til at skabe nogle arbejdspladser

at øge beskæftigelsesfradraget og på den måde sikrer vi at folk med helt almindelige indkomster får en skattelettelse

sikker på at den store indsats vi gør for

masse nye arbejdspladser vil bidrage til at mange af de folk der er på dagpenge i dag

skal være på dagpenge i så mange år som

fra to tusind og seksten til to tusind og tre og tyve

sådan at dagpengeperioden det ved vi jo alle herinde er på to år nu

betonede vigtigheden af at danskerne arbejder og den

at danskerne arbejder og at mange arbejder

socialdemokraterne også går det sidste stykke vej

hvorfor er det nødvendigt at have tredstusind flere offentligt ansatte og ikke

rigtig meget af talen der handlede om fællesskab og omfordeling

er jo netop det der er kernen at vi skal have rigtig mange mennesker til at arbejde

sikre at vi også kan tage hånd om nogle af de folk der ikke har det så godt og ikke selv kan tilvejebringe deres indkomst

også begynder at blande antallet af offentligt ansatte ind i det her

en del af den her skattereform så det er jo ikke noget vi

at se på det vi har haft fokus på

den offentlige sektors vækst i fremtiden også kan være nul procent

er enige om at forøgelsen af det finanspolitiske råderum på cirka to milliard kroner som følge af aftalen om en skattereform medvirker til at finansiere en

socialdemokraterne at der skal være tredstusind flere offentligt ansatte

eksempel tooghalvtredstusind flere offentligt ansatte

hvis man kunne nøjes med tooghalvtredstusind flere offentligt ansatte i

at finde nye finansieringskilder via forhøjelser af skatter i den her

også bruges til hvis der er nogle behandlingsformer inden for sundhedssektoren der er dyrere så

for at leve op til den velfærd som vi i fremtiden

vi sikre på at vi i hvert fald har pengene når vi får brug for dem i de kommende år til at skabe et ordentligt velfærdssamfund

gives skattelettelser til dem der er i arbejde og

skulle betales af pensionister og førtidspensionister

det der stadig væk undrer mig en hel del

hvorfor vælger man at pengene skal tages der i stedet for

betale ikke dem der har mindst hvorfor vælger

hvorfor tog man den linje som v og k har stået for i årevis nemlig at det er de rigeste der skal have og at det er de fattigste der skal betale hvorfor ændrede man ikke

skattereform det var ganske få ændringer der blev lavet

regeringen få mest muligt af sin politik igennem med venstre og konservative derudover

positive tiltag i

skitse der forelå til med enhedslisten var der cirka en

og forsvaret der sammen med afgifter og overførsler bidrager til finansieringen så det

at tage pengene fra de arbejdsløse uden at tage pengene fra de ethundredetusind folkepensionister der taber på det her uden at tage pengene fra førtidspensionisterne

man kunne lave en reform som i al væsentligt opfyldte regeringens ønsker nemlig om skattelettelser til folk med lav indkomst uden

vi fik mere igennem af vores oprindelige udspil

enhedslisten det var fordi det var et dårligt udspil men hvorfor valgte man

fra dem der har allermindst i samfundet

skattelettelser til dem der har allermest det synes jeg da en regering må kunne forklare med

frank aaen kerer sig om de svageste og fattigste mennesker i

og de førtidspensionister som har

er nogen der bliver sat ned i overførsler overførslerne stiger jo stadig væk

men det er rent faktisk de faglige objektive fakta der gør sig gældende

at flere skal arbejde

det man har lagt frem her ligger jo

fordi v og k stort set tilsluttede sig det som regeringen

i fællesskab har formuleret i regeringsgrundlaget det er sådan at vi

da regeringsgrundlaget blev skrevet sidste år i september måned så på den måde synes jeg det er ganske ganske ambitiøst og et rigtig rigtig flot resultat

ser på at vi har fået skabt et bredt forlig og en rigtig rigtig god og

til at skabe ro om skatten i de kommende år så synes jeg det er

som ordførerens parti gik til valg på

mellem at være på overførselsindkomst og være i arbejde blev større kom der flere i arbejde

det man gik til valg på kan ordføreren forklare den danske befolkning hvad det er

til fællesskabet og det kommer bankerne til med den her skattereform

får vi også forsvaret til at bidrage med to

og så er der også nogle afgifter og forskellige ordninger rundtomkring i det danske skattesystem som der bliver ryddet op i på den måde er der en lang række forskellige danskere der bidrager til den her skattereform og det synes jeg er godt for det

alle skal bidrage til at vi kommer ud af krisen og det gør danskerne med den her skattereform

øger uligheden i indkomstfordelingen i vores samfund og at den gør

fordi dem uden for arbejdsmarkedet heriblandt en stor gruppe der ikke har en chance for at få et arbejde skal betale for skattelettelser til dem der er så heldige at have et arbejde

i øvrigt også kommer til at bidrage på den måde at de skattelettelser de får er forsvindende små i forhold til dem

er ordføreren enig i at den her skattereform øger uligheden og hvordan mener ordføreren at det forholder sig til regeringens målsætning om at man skal mindske ulighed og fattigdom

jeg håber at alle medlemmer af enhedslistens folketingsgruppe er bevidst om at der var en ændring i ginikoefficienten i den aftaleskitse der lå med

konservative ja men alligevel

ændringen marginal så på den måde der er noget ulighedsskabende i den men det er marginalt

det skatteforlig der kunne indgås med enhedslisten og det man nu har indgået med højrefløjen

folkepensionister og førtidspensionister der ville komme til at betale regningen af det skatteforlig man kunne have indgået med enhedslisten er ordføreren opmærksom på den forskel

så magtpåliggende at det lige nøjagtig var de grupper der skulle betale regningen

på det udspil som regeringen kom med tilbage i slutningen af maj måned

den aftaleskitse der forelå med enhedslisten

at der simpelt hen var så mange ændringer i forhold til

var nok heller ikke færdige med at kræve ændringer i forhold til den

med venstre og konservative ligger så tæt op af regeringens politik

at de ændringer der er i

påvirkningen være jeg tror det var nul nitten

den aftaleskitse der lå med enhedslisten

for at være medlem af eu

selen for at sørge for at at den milliard som vi vil bidrage mindre

kan vi jo vurdere om dansk folkeparti vil kæmpe for at vi skal opretholde det nuværende bidrag til eu eller

jo siger

at der kan ske det at vi skal til at give et større bidrag

det må socialdemokraterne altså

vi går ind og sørger for at afgifterne udgør den samme andel af varens pris fremover

rigtig positivt at venstre og konservative

går med på at aflyse skattestoppet fuldt ud og aldeles

sørger for at afgifterne stadig væk udgør den samme procentdel af varens pris

noget af det dansk folkeparti har været med til at indføre fedtafgiften

der bærer dansk folkeparti selv et kæmpe ansvar og det tror jeg også godt at dansk folkeparti

ført til grænsehandel seneste år det regeringen gør her med skattereformen er at gå ind og

vil sige at den følger den almindelige prisudvikling derudover

en prisudvikling derfor vil den relative forskel på priserne mellem landene jo ikke lige pludselig opleve et boost

hvis vi virkelig skal være saglige omkring grænsehandelen

for kort tid siden kom med en analyse der viste at konkurrencen på det danske detailmarked desværre er for dårlig og det betyder at forbrugerne betaler for høje priser for

ville virkelig være at imødekomme alle samfundsklasser i danmark men især dem der ikke har så mange penge

fuldt finansieret en del af finansieringen kommer jo fra at man skærer

overførselsindkomst der vil man skære

op blev det aldrig nævnt med et eneste ord og socialdemokratiet

hvad man har lovet tidligere og det følger bare op på

har været med til at aftale at ældrechecken stiger med fire

det er jo det der er faktum og så står herre mikkel dencker her og prøver at

debatten til at vi skærer hammer hårdt ned over for landets folkepensionister

gik til valg på at sørge for at give de svageste ældre noget mere og det gør vi med den her skattereform det er fuldt ud at leve op til vores valgløfte

udgør samlet fem procentpoint

på intet tidspunkt i valgkampen sagt at man ville skære i overførselsindkomsterne for

dansk folkeparti er ikke med til at sikre at de svageste folkepensionister får fire

der står tilbage og det var også det vi gik til valg på i to tusind og elleve

hvor der står at danskernes grænsehandel stiger og udlændinges grænsehandel i danmark falder mere præcist kan

thomas jensen at man indekserer bare afgifterne hvilket

stigende afgifter på øl i tyve år ligesom både tyskland og sverige

og når vi så

de sidste måske sammen med liberal alliance

holder fast i skattestoppet for nu har venstre og konservative i øvrigt forladt det

det får vi nok mulighed for at spørge ordføreren om senere i dag

har været i grænsehandelen over de sidste mange år

har den været nogenlunde stabil

dansk folkeparti har med til at indføre fedtafgiften

ikke kom og forhandlede om

som det ud dansk folkeparti havde jo

sin økonomiske ideolog til kina og

kunne ikke rigtig finde ud af hvad de ville og så forlod de forhandlingerne

er lidt pauvert når vi så i dag hører om alle de ting som dansk folkeparti godt vil love alle mulige mennesker

blevet i forhandlingslokalet og sørget for at skabe resultater

stigning i grænsehandelen

procent af danskerne mindst en gang om

man får en grundlæggende analyse af hvordan grænsehandelseffekten

at og stiger

det er sådan at tyske købmænd jo altså sætte prisen op

når priserne i butikkerne ændrer sig i tyskland samtidig med at vi i danmark laver en indeksering af afgifterne sådan at

løbende ændrer sig

udviklingen i danmark skulle være højere end den der sker i tyskland

grund for at sige at grænsehandelen vil booste på grund af det

at man skal have den selverkendelse i dansk folkepartis folketingsgruppe

skattepolitiske område og der har man blandt andet indført en fedtskat som jeg tror på har været med til at booste grænsehandelen og det synes jeg også bare man skulle

de mennesker som er trætte af den fedtskat

svar på hvorfor socialdemokraterne synes det er en god idé at man nu forringer dagpengesystemet yderligere det er jo resultatet af den her skattereform at man forringer dagpengesystemet yderligere

hårdtarbejdende danskere jeg tror at ordene hårdtarbejdende danskere er blevet sagt mindst lige så mange gange som venstres ordfører sagde det skal kunne betale sig at arbejde jeg kunne bare godt

og derfor er afhængige af at vi har en ordentlig førtidspension og nogle ordentlige sygedagpenge og om ikke socialdemokraterne anerkender at de her hårdtarbejdende

de flestes vedkommende på et tidspunkt skal på folkepension altså at de hårdtarbejdende danskere alle sammen har en klar interesse i

jeg som socialdemokrat herfra nævnt

det er trods alt dem vi skal have til at skabe de værdier der i danske samfund

flere job end der var i den aftaleskitse

er det her endnu en reform hvor regeringen lægger sig i selen for

største problem der er i dansk politik nemlig at skabe arbejdspladser vi er i fuld gang med at gøre det og vi har opnået mere med den her aftale end

at man laver en aftale hvor man blandt andet forringer dagpengesystemet

jeg vil bare så frygtelig gerne have svar på mit spørgsmål

man åbenbart fra socialdemokraternes side trækker

som er så heldige ikke at have fået en fyreseddel

at være blevet ramt af en arbejdsulykke og de fleste af os kommer på et tidspunkt i en alder hvor vi har behov for

er socialdemokraterne pludselig af den holdning at vi skal skelne mellem de der er så

kan socialdemokraterne ikke se

fyreseddel eller bliver ramt af sygdom

det følger i fremtiden prisudviklingen og det betyder jo at købekraften bliver opretholdt for de folk der er

være med til at skabe en masse job til de folk der er arbejdsløse i

alle de positive ting der er der er en god social balance i den her aftale der er en forøgelse af ældrechecken på fire

det er væsentlig mere end det der lå i den aftaleskitse der var med enhedslisten vi går ind og sørger for at førtidspensionister på gammel ordning kan komme over på ny ordning og vi går ind og sikrer at de førtidspensionister som ikke har haft noget arbejde i mange mange år

en skattelettelse på tusind kroner mere i den aftale vi

socialt afbalanceret fuldt finansieret

meget bekymret som handicapordfører

eller tænker han ikke på de mennesker der bliver ramt

for med den opbakning til vks politik eller måske mangel på samme i forhold til at skabe arbejdspladser så har dansk folkeparti jo med til at sende en hundrede og tredive arbejdspladser ud af danmark hver evig eneste dag i den tid hvor herre lars løkke rasmussen var statsminister

jo det vi skal hæfte os ved i dag hvor kommer de nye arbejdspladser der har vi jo lavet et investeringsvindue som vil skabe

i underkanten af ni tusind nye job inden for de kommende år og

bliver rigtig meget inden for fremstillingsindustrien

vi kan få en øget produktivitet ud af de investeringer og så kommer der også en masse nye grønne job som følge af energiaftalen der kommer en masse job

for bygge bygge og anlæg som følge af at der skal renoveres almene boliger og der skal bygges nye almene boliger så jo der er masser af arbejdspladser på vej

overhovedet ikke tage noget ansvar her i salen i dag det er simpelt hen for ynkeligt

vælgere som har stemt på socialdemokratiet men den må

så tage med vælgerne men var ordførerens

på dansk folkeparti som har taget ansvar i ti år

hvad ordføreren selv foretager sig når man sidder i regering i stedet for at skyde

om hvor arbejdspladserne var henne det prøvede jeg at redegøre for nu i anden omgang kan jeg så få mulighed

de tre millioner danskere der er i arbejde ved at vi øger beskæftigelsesfradraget

sørger for at gå ind og løfte mange af de helt almindelige lo lønmodtagere der i dag betaler topskat

ud af topskatten sidst men ikke mindst

at det er rigtig rigtig flot at vi især over for de enlige fædre og de enlige mødre sørger for at de får en

god tilskyndelse til at arbejde

de tungeste læs ordene er jeg

om man går tilbage

forventet så synes jeg det er tilbagegang men det skal vi ikke diskutere her overførselsindkomsterne er i hvert fald reducerede og er det rigtigt forstået at tre

disse penge som skal bruges til skattelettelser kommer fra overførselsindkomster

jeg kunne se i jyllands posten at man også kunne se hvordan de er fordelt og det er jo ikke rigtigt at ingen får det ringere

mister den dårligst stillede

og selvstændige med lavt selvangivet indkomst de sidste kunne vi sandsynligvis godt

gik lidt tilbage er det virkelig de bredeste skuldre der bærer i den her skattereform hvis man går til benet

gennemfører en modregning i børne og ungeydelsen for de højeste indkomster

får en modregning på to procent af al indtægt ud over

meget glad for at herre christian juhl nu på vegne af enhedslisten anerkender at det er sådan at der ikke er nogen der

stadig vil stige dog med et lidt

følge prisudviklingen og på den måde sikrer vi

fulgte de arbejdsløse ikke engang den udvikling der var i samfundet fordi

man laver uligheden skævheden større i dagpengesystemet det er det jeg protesterer overfor om det er en tilbagegang eller en fremgang kan vi jo diskutere lige så længe vi har

det

er især for dem som er topledere akademikere økonomer ingeniører jurister gymnasielærere og læger det er dem der

om året i fordel eller tredive gange så meget

som ved forårets overenskomstforhandlinger udviste en løntilbageholdenhed som i sig selv sikrer at vi kan holde på syttentusind arbejdspladser i danmark

stod uden for arbejdsmarkedet i den samme periode

et ekstra råderum til øget velfærd og vi får skabt et ekstra råderum i den

kan vi også i fremtiden gøre en bedre indsats over for

tilbage i arbejde og det har vi virkelig lagt selen for med alle de initiativer jeg

de indeholder vidt forskellige ting og hver især fortjener de en grundig debat

at man nu sambehandler alle sammen hvilket giver kortere taletid

for enlige forsørgere aftrapning af børne og ungeydelse for familier med høje indkomster nedsættelse af loft over rejsefradrag øget beskatning af fri bil beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst beskatning ved arbejdsudleje og udvidet beskatning af lønarbejde i danmark afskaffelse af fradragsret med mere ved indbetaling til kapitalpension adgang til fusion mellem pensionskasser

af de løbende bilafgifter regulering af tonnageafgiften forhøjelse af udligningsafgiften forlængelse af afgiftsfritagelse for brint og elbiler

afskaffelse af grundforbedringsfradrag og ændring af regler om genoptagelse beskatning af aktionærlån feltlåsning for selvstændige erhvervsdrivende og bedre forskudsproces med mere når man ser den lange liste af ting der

står bag skattereformen at sambehandle den store pulje det kan kun give en dårlig demokratisk proces

at ødelægge debatten for det er klart at når man sambehandler så mange lovforslag giver det mindre mulighed for at komme ned i detaljen og sætte fokus

sætte fingeren på de steder hvor der er behov for ændringer det skal siges at vi fra

vi mener ikke det kan være i folkestyrets interesse at tingene jappes igennem på den måde

formand har trods alt forlænget taletiden fra ti til femten minutter men der er åbenbart ikke ændret på antallet af korte bemærkninger

for at stille spørgsmål selv om de trods alt er medlemmer af skatteudvalget

er meget beklageligt at man har sådan en debat her i folketinget

generelle holdning til skattereformen er at man slet ikke skulle have lavet en skattereform skattereformer skal jo ikke laves når der er lavkonjunktur eller når vi er

der brug for ro folk er i tvivl om hvorvidt de har deres arbejde i morgen folk

bruge penge forbrugertilliden er i bund virksomhederne tør ikke

begrundelsen for skattereformen skulle jo

skabe et øget arbejdsudbud men hvordan hænger det lige sammen med

den pulje af arbejdsløse hvad skal de så egentlig lave

ikke mening at man på den måde nu laver en skattereform der øger arbejdsudbuddet mens

anden hånd nedlægger arbejdspladser for det

med sukkerafgiften som blev indført

vi havde nogle punktafgifter i december som også kostede rigtig mange arbejdspladser i detailleddet

arbejdspladserne sprøjter ud af landet samtidig med at man

og det giver bestemt ikke mening vi synes i dansk

finanslov for to tusind og tolv som havde store negative konsekvenser

er jo at det rammer socialt skævt

efterlønsmodtagere får tilsvarende

første er jo ændringen af børne og ungeydelsen som

eller man er ugift og dermed bliver modregnet i ydelsen men også bare for dem

er ugifte altså bare er samlevende

bliver man ikke modregnet fordi de ikke er gift

familien blevet modregnet på omkring fire tusind

det der står tilbage er jo bare det er et angreb på ægteskabet når det er de par som bliver ramt i øvrigt synes jeg det er helt til grin når man ser på provenuvirkningen af det

det man får ind er en hundrede og tyve million kroner ud af en samlet skattereform

jeg har bemærket at skatteministeren i dag et par timer før førstebehandlingen

sagde i mit spørgsmål til herre torsten schack pedersen

forkerte sted så stopper man med at grave så graver man ikke videre så venter man

så i gang der det samme råd burde regeringen og partierne bag skattereformen have

den her lov rammer totalt skævt

kan være at man ikke kan modregne på samme måde som man gør med folkepension og

det faktum at man jo ikke ved om to samboende måske kan være to studerende som ikke er et par og lever sammen

om børnechecken og jeg går da ud fra at har et par et barn sammen så skulle der være en lille sandsynlighed for

modregnes en ganske simpel ting kunne jo være at man kunne slå op

så jeg synes det her

fundet en fornuftig løsning

vi synes er positive i skattereformen det betyder at det jo reelt kan betale sig at gå fra passiv forsørgelse til at tage et

de ting som faktisk er rigtig positive i skattereformen så er

af hvordan finansieringen er det er derfor vi er

modstandere af at hæve topskattegrænsen i den her sammenhæng fordi man har valgt at sige

ikke kan støtte denne del

så er der l fem og halvfems delen som starter med nedsættelsen af rejsefradraget fra halvtredstusind

gå efter udenlandsk arbejdskraft der ikke betaler ret meget skat i danmark

ganske fornuftig grund men man skal bare være bevidst om at sådan et forslag også har sine omkostninger der er en række negative konsekvenser

at forringe rejsefradraget fordi der er rigtig mange jyske håndværkere og arbejdere og specielt bornholmere der bliver ramt af det her bornholmere har

specielle problem at de har lange afstande for at

i norge og som vil blive ramt af det de vil såmænd miste tre tusind syv hundrede

den hårdtarbejdende arbejdsmand med leverpostejmadderne

skattereformen jo tak det er så ikke den hårdtarbejdende arbejdsmand med leverpostejmadderne som arbejder i udlandet og som er væk fra sin familie som skal

de skal så have minus tre tusind syv hundrede kroner ud af den her skattereform

det de hårdtarbejdende folk havde forventet da de så hvad den her regering ville gennemføre

mange minusser ved den her del af forslaget da det både mindsker mobiliteten

så den del er vi heller ikke tilhængere af

beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst

noget der er utrolig skadeligt for danmark og jeg er sikker på at den her ændring vil medføre at danske virksomheder fremover vil få deres konkurrenceevne forringet drastisk

op med at ansætte danske medarbejdere der udstationeres de vil ansætte udenlandsk arbejdskraft

fremover skal beskattes efter danske forhold

jeg har bidt mærke i høringssvaret fra danmarks rederiforening

anfører at en ophævelse af ligningslovens § tre og tredive a betyder øget beskatning som

vil medføre at de udsendte opgiver deres skattepligt i danmark eller at virksomheden lader arbejdet udføre af en medarbejder i udlandet og dermed forringer betingelserne for

hovedkontorer i danmark

også bidt mærke i at cowi i pressen har sagt at de regner med

alene for dem så jeg er meget enig med de høringssvar

indtægter man regner med at få

jeg kort nævne to andre ting i forslaget som vi støtter

beskatning ved arbejdsudleje

udvidet beskatning af lønarbejde i danmark det er to forslag vi støtter

begrænset taletid vil jeg ikke uddybe det nærmere men det betyder så at vi gerne vil have

der er nogle elementer vi godt kan støtte og nogle elementer vi ikke

omhandler beskatning af fri bil og der vil vi gerne medgive at det kan være et problem i dag

hvis man nu modsat havde gjort det i januar måned var det seks og tredive måneder men problemet

er bare at det kommer til at virke med tilbagevirkende kraft det synes vi ikke er rimeligt så det stiller vi et ændringsforslag om

kun det her burde virke fremadrettet for de mennesker der køber en bil

de mennesker som har indrettet sig i god tro

kapitalpensionerne hvor man vil fremrykke pensionsbeskatningerne fra fremtiden til i dag det er jo sådan at

fradrag for pensionsindbetalinger nu

beskattet når de bliver udbetalt

en fremrykning af likviditet og det synes jeg

meget til at man får det pillet af finansieringsdelen for skattereformen

man så ikke får i kassen om tredive år den bedste måde man kan lave et eksempel på er ved at sige at det svarer til

hver måned får løn

så kan bruge til at betale vores husleje med

og bruger de penge så mangler de jo til at betale huslejen med næste måned

der vil ske med det her hvis man ikke passer meget på nu får vi alle pengene

som skal bruges om tredive år men hvad nu hvis der er nogle uansvarlige politikere

jo godt tænkes når man har et socialistisk flertal i folketinget

i hvert fald min frygt

regeringen pissede på folk

det det kommer til at betyde når man fremrykker

er meget bemærkelsesværdig i det her forslag og som kan gøre det endnu mere skadeligt er at man

jo trods alt bare være et ansvarligt parti der sagde at de her penge skal vi gemme til om tredive år men nu er det sådan at der er nogen forligsbindinger man kunne jo godt tænke

det nuværende flertal uden forligsbinding kunne

ny storebæltsbro eller var et finanspolitisk underskud

procent i forhold til at fremrykke sin kapitalpension til nu og det tror jeg får rigtig mange mennesker til at fremrykke

bliver fremrykket så står pensionsselskaberne og mangler syv og tredive milliard kr som skal indkasseres nu og betales til staten hvilket man kan forestille sig giver et kæmpe problem i forhold til aktiemarkedet

så er der ændringerne omkring de stigende afgifter som igen er utrolig skadeligt forslag

igen er det her en skattereform som vil lave øget vækst

at stigningen per år ikke er ret stor men det kan

skal ret store stigninger til jeg tror mange folk sidder

bliver meget økonomisk bevidste efter krisen

grænsehandelen drastisk

rammer de her grænsehandelsafgifter socialt skævt da det belaster familier med de laveste indkomster hårdest og jeg

nabolandene ikke indekserer deres afgifter

bare gør at spændet bliver større og større

er utrolig ærgerligt så konklusionen er bare den at vi står tilbage med en skattereform der øger grænsehandelen så vi mister arbejdspladser

giver en masse negative sundhedseffekter fordi folk køber mere

der har mest og den tager fra folkepensionister og andre den erkendelse

de skattereformer man har været med til igennem de sidste ti år som jo systematisk har givet skattelettelser til de rigeste

folkepensionisterne på nær måske lige de allerfattigste

været med til at gennemføre i

nej den nye skattereform ligger jo i forlængelse af det så hvis den gamle oppositionen og den nye regering var så sure over den gamle

hvis man dengang i to tusind og ni mente var socialt skæv

mener at man kan sammenligne de to ting og vi står fuldt ved den skattepolitik

i ti år så får jeg nu at vide

fortsættes ok jeg synes at er en erkendelse at man er imod at

dansk folkeparti har systematisk været med til at sænke skatten for dem der tjener mest og snyde

skulle man så ikke også være imod det man

det har jo givet bankdirektørerne enorme skattelettelser

ser på det med indkomstdecilet jeg tror at det var frank aaen der selv nævnte

nederste lag der kommer til at betale gildet alle andre får

var det altså ikke i de skattereformer vi var med til at lave igennem nullerne

at de ikke ville give skattelettelser til de rigeste så kan vi jo bare få det gjort klart en gang for alle fra talerstolen at i fremtidige forhandlinger om skat

skattelettelser til de rigeste når man nu har en erkendelse fra ordførerens side af at det er forkert

forkert at gøre det nu

der en anden ting som dansk folkeparti har fortrudt man har jo fortrudt at man indførte den her fedtafgift som jeg er meget enig i rammer meget asocialt

fortælle hvordan dansk

nedsatte den forventede stigning i

de arbejdspladser kunne blive på danske hænder

ikke noget imod at danskerne får en skattelettelse og bliver sat ned i skat hvis man kan finde en god socialt afbalanceret finansiering af det og det er

den her skattereform den rammer helt ved siden af

har færrest penge forholdsmæssigt hårdere dem

så det finansieringen der skal afgøre hvordan man laver det jeg har

danskere i nullerne og at det var helt fair at bankdirektøren fik

mens der blev skåret i ældreplejen i børneomsorgen og på folkeskolerne er det dansk folkepartis udlægning af en socialt afbalanceret skattereform er det så også det vi kan forvente

en del af skattereformen i to tusind og ni at der skulle spares noget på

socialt afbalanceret måde at finansiere det på og det synes jeg faktisk vi gjorde i to tusind og ni

skal hetzes sådan imod i den her debat

tyskland og også tage ind forbi

det synes jeg er uretfærdigt men jeg

er produceret i danmark og er danske

smule af skatteindtægten

er da trods alt produceret af danske arbejdere

på nu at det er omkring hver fjerde øl der bliver drukket i danmark

købt i grænsebutikkerne og hver tredje sodavand bliver købt i grænsebutikkerne og det er

er i danmark det er rigtigt at mange af

men detailleddet har altså utrolig mange ansatte som ikke får gavn af det her lad mig minde om at hvis man bare kan få grænsehandelen ned med ti milliard

seks tusind ansatte mere ved at holde grænsehandelen hjemme i danmark i stedet for

ned og hente dem igen det er da tåbeligt så er

miljøgevinst ud af at vi holder varerne

skal have fat på

her i øjeblikket så derfor

går vi videre til herre jonas dahl som ordfører for

glimrende man skal være på sin plads herre nadeem farooq det er

det er sjusk når man forlader pladsen og ikke følger med i debatten herre nadeem farooq

højere beskæftigelse flere job bedre produktivitetsudvikling gunstigere konkurrenceevne økonomisk vækst ja skattereformen er skøn eliksir for den danske økonomi

de danske virksomheder er begyndt at få bedre bundlinjer og det er vi glade for

afventer situationen dansk økonomi har brug for at virksomhederne sætter i gang igen at de ansætter flere danskere regeringen har med en kickstart en energiaftale et investeringsvindue og nu en skattereform allerede smurt hjulene i den danske økonomimaskine nu skal maskinen op i gear igen med skattereformen kommer vi et skridt tættere på at få genskabt optimismen og fremdriften i dansk økonomi skattereformen er en vigtig del af regeringens økonomiske politik skattereformen er et stort og nødvendigt skridt i retning af at skabe flere arbejdspladser men skattereformen er ikke tilstrækkelig

på ingen måde stopper med skattereformen vi skal gøre mere for at styrke det danske erhvervsliv vi skal gøre mere for at forbedre de danske virksomheders afsætningsmuligheder og vi skal gøre mere for at sikre at lavtuddannede og udsatte danskere ikke bliver fremtidens tabere i kampen om arbejdspladser

for radikale venstre handler skattepolitik lige så meget om at åbne det danske arbejdsmarked op for flere danskere som det handler om at skabe vækst og sikre et stærkere erhvervsliv

hænger de to ting faktisk sammen

skattereformens formål er at øge gevinsten ved at være i job og ved at yde en ekstra arbejdsindsats det er derfor vi sætter ind på forskellige måder i indkomstskattesystemet derfor vil det være sådan at dem

i arbejde i hele den erhvervsaktive periode simpelt hen stilles bedre med reformen

men der vil også være betydelig fremgang i bredeste forstand for de ledige der kommer i arbejde i kraft af reformens dynamiske effekter den lavere skat på arbejde er i høj grad målrettet dem som har lav og mellemindkomster samt

så især sidstnævnte der i særlig grad vil få gavn af at grænsen for topskat bliver sat op og grænsen for topskat bliver

i det omfang at det giver mest arbejdsudbud for pengene mens topskatteprocenten

sænker vi skatten markant på arbejde det kommer over tre millioner danske lønmodtagere til gode og bredere endda når reformen får virkning reformen lægger kimen til en stærkere dansk økonomi helt i tråd med regeringens oprindelige udspil

alle mulige retoriske gloser væk ligger meget tæt op ad regeringens oprindelige udspil det forhøjede beskæftigelsesfradrag sikrer at langt flere danskere kommer i beskæftigelse

og så er der andre ting der også et særligt jobfradrag for enlige forsørgere men én ting som jeg

er at vi omsider får begravet iværksætterskatten som er en reel væksthæmmer for spirende virksomheder jeg kunne jo blive ved med at diske op med superlativerne men jeg tror at

ser jeg frem til en fortsat god debat og en god

og jeg læser lige listen

finn sørensen fru johanne schmidt nielsen herre hans kristian skibby fru stine brix herre frank aaen herre nikolaj villumsen

ole birk olesen

er nogen der føler sig overset må de endelig reagere på det det er først herre finn sørensen

og jeg citerer

jyllands posten den første august højere arbejdsudbud kommer til at trykke lønnen det gør vi ikke i regeringen fordi vi synes det er rart at trykke lønnen eller fordi der er ideologi i det men vi ved bare at vores lønkonkurrenceevne er blevet markant dårligere i forhold til tyskland de seneste ti år vi skal ikke ned på tysk niveau men vi bliver nødt til at tage bestik af realiteterne

de er at flere job vil flytte til tyskland hvis der er for stor forskel mellem den tyske og danske lønkonkurrenceevne

jeg tror godt ordføreren ved hvem der sagde det for det gjorde ordføreren selv jeg vil gerne høre er ordføreren enig

det ordføreren blev citeret for

kommer til et scenarie hvor industrien skaber flere job i udlandet end i danmark

høje lønstigninger det er egentlig også det vi skal arbejde på

at vi også sikrer at der er produktivitetsmæssig baggrund for lønstigningerne så jeg synes at vi sammen skal arbejde for

produktivitet igen kommer

for det det vil jo kunne legitimere højere lønstigninger og så handler et højere arbejdsudbud om at sikre at flere kompetencer kommer i spil på det danske arbejdsmarked

at det var korrekt hvad der blev udtalt den første august det vil sige at det overordnede formål med skattereformen hævelsen af jobfradraget er at trykke lønningerne

konkrete arbejdspladser ud af den øvelse man nu er i gang med med at hæve jobfradraget

kan vi få at vide hvad er det for sekstentusind arbejdspladser der vil blive resultatet af

øge incitamentet til at være i arbejde og det handler også om at sikre

her misforståelse om at det handler om at presse lønnen det gør det ikke det handler ikke om at presse lønnen

øge beskæftigelsen og jeg ved ikke om herre finn sørensen hørte godt nok efter eller om

retfærdiggøre høje lønstigninger vi skal bare sikre at produktiviteten også

stedet stille et konkret spørgsmål mener den radikale ordfører at at øget arbejdsudbud som situationen er i dag

kan være så heldige

undgå den situation vi havde i nullerne nemlig at der i nogle brancher skete en løneksplosion sådan at vi kan få en mere lønstabil udvikling

set også var min pointe i jyllands posten

står over for en situation hvor vi også skal udfylde hullet efter årgangen som går på pension eller som på andre måder går fra arbejdsmarkedet og derfor er det vigtigt at det højere arbejdsudbud og højere beskæftigelse

kompensere således at vi kan skabe stabilitet på det danske arbejdsmarked kan vi tilmed også få en mere lønstabil udvikling i

arbejdsudbud kommer til at trykke lønnen mener ordføreren ikke længere jeg kan forstå at ordføreren siger at

øget arbejdsudbud ikke medføre løntryk

hvis ikke skabes arbejdspladser hvis ikke man pludselig finder en måde at skabe arbejdspladser til de mange mennesker som nu går ledige

så bekræfte at et øget arbejdsudbud jeg citerer sådan set bare ordførerens egne argumenter og jeg kan forstå at

ordføreren og det radikale venstre har meget forstand

positivt eller negativt for den danske økonomi hvis vi oplever en

handler det om at sikre at vi ikke får en løneksplosion i bestemte brancher som dermed giver flaskehalse

mere lønstabil udvikling i en periode

det her med at øge arbejdsudbudet

at enhedslisten helt har forstået det handler jo om at sikre at vi bliver rigere

at løfte opgaven med at finansiere velfærdssamfundet

handler det også om at skabe femtentusind job som igen vil sikre at flere bærer den opgave at løfte velfærdssamfundet så jeg håber at sammenhængen efterhånden

ordføreren siger også at

fastholde de mange produktive industrijob i danmark ordføreren

danske industrijob når partiets egen energiordfører siger

nemlig en nøgtern konstatering af at vi bliver nødt til at sikre at at nogle af dem

mest udsatte på vores arbejdsmarked de lavtuddannede

nogle nogle områder på vores arbejdsmarked hvor hvor mennesker har svært ved at komme i job jeg mener at vi skal gøre en

herre rasmus helveg petersen udtalelser bliver taget lidt ud af konteksten det jeg forstår på min ordførerkollega

taler om at fremtidens grønne jobskabelse

farooqs egen regering har gennemført her i folketinget tidligere

når man så samtidig siger at man har et mål om

kan vi egentlig godt undvære den overflødige polemik

at regeringens politik om at øge udbuddet af arbejdskraft er med til at lægge et pres på lønnen og

men jeg kan så forstå at

er økonom af uddannelse når professor i økonomi michael svarer siger

og han siger at konsekvensen

så er at lønstigningerne ikke bliver så høje

at det var med til at

lytter de radikale ikke længere til økonomerne

økonomiske eksperter

det er jo fint nok at enhedslisten fremhæver dem

også lyttede lidt mere til dem i dagligdagen

man nu ser på udtrykket løntryk

et højere arbejdsudbud skal trykke lønningerne men

mere lønstabil udvikling sådan at lønningerne ikke eksploderer samtidig vi sikre reallønnen altså

ok at nuancere det på den måde jeg håber også at det gør indtryk på enhedslistens ordfører

var at vi skulle konkurrere med lønningerne i tyskland det var et af de

eksempler som ordføreren brugte på at at vi havde

omkring to og halvtreds kroner og otte og halvtreds kroner i timen

man befinder sig i øst eller vest er det det niveau af lønninger

konkurrere med i fremtiden eller skulle vi snarere forsøge

for eksempel viden eller

velfærdssamfund som betyder at arbejdsgiveren ikke skal betale for en sundhedsforsikring som de skal i tyskland

netop ikke vi skulle konkurrere på lønnen med tyskland

må ikke blive sådan at der bliver skabt et stort stort hul til tyskland jeg mener stadig at vi skal have råd til

ikke blande mig i løndannelsen men jeg mener at det er et problem hvis det er

også lidt om at enhedslisten har en meget kynisk tilgang til tingene i bund og grund er man jo ligeglad med de ledige bare man kan få lidt polemik ud af det er enhedslisten slet ikke interesseret i at beholde

lønninger der er banket så lavt ned at nogle kan være i arbejde og samtidig få kontanthjælp deres løn er så elendig at man ikke kan leve af lønnen det synes jeg måske lige man kunne tænke over hos de radikale

være jeg har forstået at de radikales mening

at hvis vi banker lønningerne ned ved at forringe dagpengene

hvorfor skal efterlønsmodtagere hvorfor skal pensionister hvorfor skal førtidspensionister altså folk

det er jo også en del af den her skatteaftale hvorfor skal efterlønnere pensionister

skabe flere reelle job og det er også at sikre at dansk økonomi igen kommer på fode

skattelettelserne skal finansieres og der har vi

af skattelettelserne

førtidspensionisterne

der er nogle på en ny ordning og nogle på en gammel ordning

nye ordning og derved få et højere beløb det er også det vi har afsat fire

million kroner til i skatteaftalen så de ting er tænkt ind

den samlede gruppe af førtidspensionister

folkepensionisterne taber

grupper som bare skal betale og de skal blandt andet betale for at dem der har de højeste indtægter får en skattelettelse det har jo ikke noget at gøre med at man skal sørge for at flere

reformen er at nogle af dem der har allermindst

får en skattelettelse og det har ikke noget at gøre med at sætte folk i arbejde

til de gode mellemindkomster som vi gør her

et mål i sig selv nej skattelettelser er et værktøj til at opnå nogle andre ting nemlig øget jobskabelse højere økonomisk vækst

meget statisk tilgang til tingene

som kan sikre at der er en dynamik som gør at vi bliver rigere og det kommer jo alle til gode altså hele øvelsen

handler jo netop om at genskabe fremdriften i dansk økonomi vores vores reformarbejde

sikre at vi bliver rigere når vi bliver rigere

og det er helt klart

at især de udsatte danskere kommer med på vognen og det gør de jo ikke hvis

danmark står i økonomisk stampe i årene der kommer så får vi jo netop en situation hvor de fattige hvis jeg må bruge det udtryk de udsatte kommer til at betale

indkomsterne til en stor gruppe folkepensionister en stor gruppe førtidspensionister altså folk som man ikke

ud på arbejdsmarkedet igen eller som er kommet på pension fordi de har

et langt liv på arbejdsmarkedet hvorfor skal de rammes af regeringens politik nu begynder jeg så at forstå hvad det er ordføreren måske mener

lidt svært når ordføreren

for tyve dage siden den første august som ordføreren så ikke mener længere

det at skære i overførselsindkomsterne vil presse lønnen det er rigtigt nok vi må bare ikke kalde det løntryk vi skal kalde det en lønstabil udvikling ok fint så kalder vi det en lønstabil udvikling men kunne ordføreren så ikke bekræfte at regeringens jobskabelsespolitik åbenbart er en lønstabil udvikling der giver

uheldigt jeg havde forventet lidt mere så det er lidt sørgeligt vil

et formål at trykke lønningerne

ikke et formål at skære i danskernes realløn formålet er jo netop at øge reallønnen over tid det er helt klart vores

skabe flere job øge den økonomiske vækst sikre højere produktivitet så danmark bliver rigere derved kan vi faktisk få højere lønninger i sidste ende

godt være at vi skal værne om danske job

sikre at vores lønudvikling ikke eksploderer

lønstabil udvikling ligesom fagforeningernes fagforeningernes motto og mantra om hellere

reallønnen skal falde det handler

om at sikre at lønningerne i nogle brancher ikke

det kan ingen være tjent med for det betyder øget udflagning af danske arbejdspladser

ved det ved jeg ikke om vi kan enes med enhedslisten om det er

frank aaen og jeg har stillet hvorfor er det

øget arbejdsudbud og kan umuligt presse lønnen

regeringens skattereform der giver allermest til de rigeste danskere og så i forhold til at jeg åbenbart

sagde det på en forkert måde

lønstabile udvikling

at lønmodtagere skal have en lavere løn end den som de så ud til at kunne få

komme frem til det det handler om skattereformen det tog sin tid

sent end aldrig det som skattereformen handler om

skal være større end gevinsten ved ikke at være i arbejde

rimelig håndgribeligt det handler om kroner og øre derudover

handler det også om at vi gerne vil have flere af dem som allerede er på arbejde

det kan vi også gøre med vores skattelettelser

et spørgsmål til sidst som jeg har glemt men det

grænsen for

var af den opfattelse nu kan lige huske formuleringen at det

mest arbejdsudbud for pengene

jeg er endnu ikke stødt på en analyse som ikke siger at man får klart mest

bede sine partikolleger om at repetere

herre joachim b olsen har læst samtlige kommissionsrapporter og

der er vist nogle som vedkommende har misset

sagkundskaben er enig om i hvert fald den mest ædruelige sagkundskab

for økonomi er nemlig at det giver størst effekt på arbejdsudbuddet hvis du

bruger dem på at øge topskattegrænsen frem for at sænke topskatteprocenten

skal ikke spærre for at

det var en kommentar til den reform

der står der at når ændringer i topskatten sammenlignes fremgår det at lettelser i topskattesatsen forekommer som den billigste løsning

milliard kroner

altså vores intelligens enhedslisten er jo ikke så interessant for ret mange andre end os selv og derfor tænkte

det skulle lykkes at få et indholdsmæssigt svar

rigtig rigtig interessant ellers vil jeg gerne gentage det

af danskerne som jyllands

som skatteministeren bekræfter er

mister penge på den her skattereform i alt seks hundrede og tredive kroner

får fem tusind fire hundrede kroner

almindelig dansk husmandsregning cirka tredive gange så meget ud af den her skattereform hvori

den sociale vinkel eller det sociale aspekt som er oppe i debatten i øjeblikket

handler skattereformen om at styrke den danske økonomi

kommer det også de udsatte grupper til gavn

ginikoefficient

er marginalt vi snakker om småtingsafdelingen i forhold til

lægge skattereformens nationaløkonomiske gavnlige effekter så samlet set mener jeg faktisk

hvis den bliver lige så dårligt fordelt som den er fordelt de sidste ti år af den gamle regering så kommer det jo ikke alle til gavn så kommer det de rigeste til gavn igen

man skal have det dårligt før man kan få det godt men der er nogle der skal have det dårligt for at blive ved med at

det er almindelig sund fornuft jeg ved ikke økonomisk fornuft

har fem million kroner og giver dem til de fattigste så er de bedst givet ud hvorfor er de det jo for de omsætter pengene til basisydelser som skaber beskæftigelse

en ferrari eller noget andet som i hvert fald ikke gavner den danske beskæftigelse og som er ren luksus derfor

læk i den forstand at det det skaber arbejdspladser i udlandet men det en meget lille del af det

tænkt ind i alt det her vi har jo tænkt ind i skattereformen

rent

med den måde som vi har tilrettelagt og fordelt skattelettelserne på så har det en en god økonomisk effekt samtidig med at det også er socialt afbalanceret for mig som socialliberal er det vigtigste at vi har en meget fornuftig fordelingspolitik i skattepolitikken samtidig med

får mest arbejdsudbud for pengene og det højere arbejdsudbud skal vi gerne

tal i skattereformen lægger vi op til at skabe femtentusind flere job målt i årsværk

hvis de helt selv kunne

jo gået foran med et godt eksempel og har sagt at der er flere elementer som man ønsker at få væk igen er der også ting i denne reform som vi kan forvente at det radikale venstre efter et valg vil gå sammen med os andre om at fjerne

skattereformen som den foreligger det er en god aftale vi har lavet det er en god skattereform og den skal udmøntes så vi kan få øget beskæftigelsen og skabt flere job

at det jo altid vil være sådan

jeg helt med på at det kan gøre ondt

skulle kradse flere penge ind

er en del af øvelsen

det gør jeg som radikal ordfører og det synes jeg også at

så mange penge op i skat ville man finansiere det ved at

konkurrere på lige vilkår med lønmodtagerne

der har vi et bredt spektrum af finansieringsforslag

det er jo ikke alle der giver lige meget finansiering men dog er de vigtige i den forstand at de alle sammen giver os de milliarder som gør at vi kan give tre tre millioner danskere

når vi nu giver reelle skattelettelser også efter

når han snakker om at

forgænger socialdemokraternes ordfører gav os ret mere ulighed er en del af skattereformen så derfor vil jeg

at der ikke kommer mere

arbejdsløshed altså vores tilgang er jo netop

er på dagpenge skal i job

forstå at ordføreren mener at de skal blive ved med at være ledige

nok for viderekomne der er flere måder hvorpå man kan måle ulighed gini koefficienten er blot en af dem og der mener jeg at hvis man ser på gini koefficienten over et livsforløb så får vi en marginal stigning i uligheden den skal holdes op imod at vi faktisk får skabt flere job og at vi med skattereformen skubber til væksten så væksten kommer i gang det vil jo sikre at også dem som er på dagpenge får muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet det er

fordi vi gerne vil booste jobvæksten i danmark det håber jeg da vi kan blive enige om men

hvor mange mennesker på arbejdsløshedsunderstøttelse har vi i dag

under den nye regering er arbejdsløsheden

udgangspunktet synes jeg at man skal sige til sig selv at der er arbejdsløse i det her land som vi ikke får

banen vel det synes jeg

meget magtpåliggende at sige og der mener jeg faktisk

med enhedslistens

at se på hvordan vi fremadrettet kan omlægge noget af den bureaukratiske arbejdsmarkedspolitik den her tunge

blive mere effektiv i den forstand at vi faktisk

hjælpe de ledige i job i stedet for

summen af alle de reformer

der ligger i skatteaftalen

bureaukratiske arbejdsmarkedspolitik og der tror at vi har en del lighedspunkter der er mere der samler os

så der er jo meget mere hvor det kommer fra

signal regeringen sender når man laver sukkerafgifter

afgiftsstigninger som

så selv siger nu

der så mangler tre milliard

man skal skabe job i stedet for at destruere job når man tænker på hvad

borgerlige regering jeg jeg kan huske at

at obstruere flere reformer

ny erkendelse og nyt gåpåmod fra dansk

kommer nu men når vi

det helt klart vores ambition at sikre

hvorvidt alt kan udmøntes i virkeligheden

danskerne får reelle skattelettelser

at vi tilvejebringer reelle skattelettelser til danskerne og

står uanfægtet også

som ellers burde give masser af stof til debat i sig selv men

efterfølgende lovforslag fra socialministeren så det kan være det så kan sikre at debatten

bliver en anelse kortere for dem der står for skud efterfølgende men

en ny skattereform da vi gik ind til forhandlingerne

det drejede sig om at vi gerne ville sikre mere til de lavest lønnede

gerne sikre mere til de allerfattigste pensionister sikre flere penge til velfærd og flere arbejdspladser her og nu

langt stykke ad vejen vi er nemlig nu i gang med at behandle en reform som giver

mange som hver dag kæmper for at få det hele til at

noget ved det dem der godt kunne bruge lidt mere sikrer vi

får det en lille smule nemmere og det gælder ikke

mindst de enlige forsørgere som får et stort og også tiltrængt løft de har ikke brug for luksus og stor opsparing men de har brug for lidt mere hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen

i forhold til deres børn derfor er vi fra

side også særlig glade for at det er lykkedes at sikre ikke bare et lille løft men faktisk et ganske markant løft til netop den gruppe vi får endvidere også et løft til sygeplejersken til tømreren til de ufaglærte som nu får et øget beskæftigelsesfradrag vi satte et ambitiøst mål om at gøre noget seriøst for den gruppe og det er lykkedes med den her skattereform tager vi faktisk hånd

de får et målrettet løft noget man ikke kan sige om en række af de tidligere reformer der har været på skatteområdet vi giver også pensionisterne et løft

det er værd at slå fast at de fattigste pensionister faktisk får et løft med den her skattereform

faktisk et markant løft der sker faktisk et løft af ældrechecken så kan man lide det eller ej det er jo da et fair politisk synspunkt men jeg synes faktisk man bliver nødt til at erkende at de fattigste pensionister faktisk får et løft og vel at mærke et mærkbart løft og jeg synes

det er mennesker der i den grad har brug for det men som altid når man bruger penge på en række gode ting

skal en skattereform også finansieres modsat tidligere

der havde en anelse svært ved at finde finansieringen

derfor har reformen krævet en række meget svære prioriteringer

at det også har været vanskeligt prioritering i forhold til diskussionen

overførselsindkomsterne men man kan heller ikke smide om sig med penge og beløb uden

fri bil og udstationerede arbejdere der tidligere er sluppet for beskatning kommer

til at bidrage jeg synes det er rimeligt at man hvis man vil være del af det danske samfund og nyde godt af de fordele der er

det betyder man skal betale sin skat ydermere kommer der øget beskatning

øget beskatning af bankerne og alt sammen tiltag og forslag som har stået højt på sfs liste i mange år og nu lykkes det at gennemføre

tilfreds med og stolt over skattereformen er en vigtig del af regeringens politik

er ikke det hele og jeg synes lidt at debatten har

beskæftigelses social og næsten også integrationspolitik

skattereformen betyder selvfølgelig rigtig meget den betyder noget i forhold til jobskabelsen i forhold til de job der skal være

betyder noget i forhold til det beskæftigelsesfradrag man får når man tager et arbejde skattereformen sikrer rent faktisk også at vi på længere sigt får sekstentusind nye job og når man sammenholder det med regeringens andre initiativer en stor del af det vedtaget sammen med enhedslisten herunder kickstarten og investeringsvinduet vedtaget

skaber det ellevetusind job i år og knap tyvetusind næste år så kan man altid spørge sig selv

det er det vel ikke for vi kan stadig væk se

over ethundrede og tredstusind arbejdsløse i danmark og det er klart at

at vi skal se på hvad vi kan gøre for de mange arbejdsløse

som så sikrede bred politisk opbakning

jo netop med til at sikre at vi får gang i beskæftigelsen i danmark

konjunkturer noget som visse partier her i dag har forsøgt at benægte men jeg synes

ærlig talt det er en smule useriøst at benægte at de internationale konjunkturer har betydning for dansk økonomi

alt gøres op når man tager de positive elementer

der er nogle der har brugt meget tid på at fortælle hvad de ikke

ranke ryggen en smule og sige

lavet en bred politisk aftale der har været brede politiske drøftelser inden

udtryk for at stort set alle folketingets partier

at vi skulle lave en skattereform som sænkede skatten på arbejde nu står vi så med det resultat som

bredeste opbakning til det jeg er tilfreds med at vi sikrer at almindelige lønmodtagere enlige forsørgere og de fattigste pensionister uden store midler får et løft de har brug for det og det havde de ikke fået under en borgerlig regering

tilfreds med og derfor vil jeg også glæde mig til den videre udvalgsbehandling jeg vil også gerne sige at jeg også er glad for at

og vi ikke lige få eksempler på hvad det er man har fået ud af at gå sammen med venstre og konservative

har været et forhandlingsforløb med enhedslisten man kunne jo ikke nå til en aftale og derfor nåede regeringen til en aftale med v og k jeg synes man skal forholde sig til den politiske aftale vi forhandler

muligheden for at sige ja til en aftale som lå på bordet det valgte man ikke at gøre og derfor var der ikke nogen politisk aftale det er der med venstre og konservative og den aftale bakker vi selvfølgelig op fra

en skitse til en aftale som alle var klar over kunne gøres færdig i løbet af den pågældende weekend jeg har så hørt regeringen sige at da man fik mulighed for sammen med venstre og konservative at gennemføre

regeringen fik igennem af af sin egen politik

samme forhandlingslokale som herre frank aaen så jeg synes det

svært for mig at stå her og tage en diskussion per stråmand men jeg vil gerne sige at noget af det som jeg har forstået når man ser på tallene i forhold til den aftale

at de fattigste pensionister faktisk mere med den aftale der ligger på bordet her i dag social og sundhedsassistenten får mere i forhold til den aftale der lå med enhedslisten det er to konkrete forslag som jeg

den aftale som så ikke var en aftale for

en underskrevet aftale som jeg har forstået

vel bare have skrevet under på en aftale sværere er det vel heller ikke

regeringens side laver en aftale med højrefløjen frem for med enhedslisten er at man sammen med højrefløjen får mere

hvad mere politik man fik igennem vil man ikke sige det der er jo hul i argumentationen så siger

synes jeg da at fru johanne schmidt nielsen skulle lægge den frem

der var jo ikke nogen aftale så ligger der et forhandlingspapir som

var også det svar jeg gav herre frank aaen

mindre lige så vel som social og sundhedsassistenten havde fået en mindre skattelettelse end den

førtidspensionister folkepensionister og arbejdsløse

fra omkring ethundredetusind folkepensionister

dem som ikke er helt fattige nok til at få

er hvordan det nogen sinde kan blive sf politik hvordan

at det er retfærdigt at det er førtidspensionister arbejdsløse og folkepensionister

betale for skattelettelser hvordan kan det nogen sinde blive

det her med de fattigste folkepensionister som faktisk får mere ud af den aftale

med venstre og konservative og social og sundhedsassistenterne får også mere

der er på den gamle ordning jo faktisk får mulighed for at få et ganske markant løft

nye ordning det ved fru johanne schmidt

jeg synes faktisk det er vigtigt netop at sikre at nogle af dem

har allermindst og det er netop de fattigste førtidspensionister

at sikre at de fattige folkepensionister faktisk får et ganske markant løft

som erklæret socialist med at man siger ja til en skattereform som betyder at det er arbejdsløse med eller uden a kasse forsikring altså a kasse forsikrede og kontanthjælpsmodtagere det er mennesker på sygedagpenge det er

er en stor gruppe folkepensionister

for en voldsom lettelse i topskatten som ordføreren jo før valget var meget uenig med vko flertallet i

meget stor forskel i forhold til debatten om topskat

det er rimeligt at vi nu ser på hvordan dem der ligger i mellemindkomstgruppen som

er det to tredjedele af den her skattereforms provenu der bliver brugt på

sig om at vi letter i arbejdsmarkedsbidraget det drejer sig om at vi rent faktisk giver

den forøgelse som gør at man får noget ud af det

halv uge siden at vi anerkender fuldt ud at der er en diskussion i forhold til dagpengene det er også baggrunden for at vi har sagt at

set hørt enhedslisten sige nogenlunde det samme så kan vi altid stå her og give store løfter men jeg tror at et vigtigt skridt

det er en fælles forståelse og en fælles anerkendelse af at der er en udfordring

at vi hjælper dem i gang på arbejdsmarkedet og det

hvor de udsatte grupper grupper som har mindst i det her samfund får lov til at betale for skattelettelser og

oven i købet

topskatten jeg må prøve igen

i håb om at få et svar når ordføreren ikke vil fortælle lidt om hvordan han egentlig har det med det her kan jeg så ikke få at vide hvorfor var det så magtpåliggende

med de borgerlige partier om det her når man nu

at der var et forhandlingsforløb det skulle man ikke

for enhedslisten hvis enhedslisten var interesseret i at indgå en aftale det var enhedslisten jo ikke enhedslisten valgte ikke at bide til bolle da muligheden var for at lave en aftale

det er ærgerligt enhedslisten havde muligheden for at bide til bolle men man valgte ikke at gøre det jeg skal ikke kloge mig på enhedslistens dispositioner men

får mindre så kan man diskutere om otteogfyrretusind kroner i stedet for tredstusind

den her talerstol og ikke er sluppet specielt godt fra men jeg synes immer væk at hvis man ser fremadrettet at man får otteogfyrretusind

købekraft og får en reel lønstigning

ud til privatforbrug

til velfærd jeg nævnte bare det

bliver sendt ud til privatforbrug fortrinsvis til den gode middelklasse

som rent faktisk kan bruges på øget velfærd det er også derfor at

nul seks netop fordi der rent faktisk er penge her som bliver brugt til velfærd så ikke nok med at den fattigste folkepensionist får en ekstra ældrecheck

får flere penge på lommen der er faktisk også mulighed for

til skattelettelser tre milliard kroner jeg har mødt folk fra den bedre middelklasse som er flove ved at

i en situation som den her er det altså ikke os der skal have penge vi har fået så rigeligt

vi vil gerne betale vores skat med glæde kunne man ikke forestille sig

sænkede skatten på arbejde friholdt folk

for så har jeg forstået at

at hvis man skal vælge imellem skattelettelser og offentlige investeringer

skal man absolut vælge offentlige investeringer fordi skattelettelser er noget rigtig dårligt noget effekten er fem gange så stor ved at lave offentlige investeringer frem for skattelettelser

milliarder kroner ud til skattelettelser i en situation hvor vi har brug for effektiv hurtig beskæftigelse det stod også i dit eget fjerde punkt arbejdspladser her

der både forslag om millionærskat og alt muligt jeg tror ikke det kræver mange studiekredse

finde ud af at det var noget af det som sf gik til valg på det var noget

en filosofisk diskussion af det den tager jeg gerne med herre christian juhl men faktum

ikke var politisk flertal for det og det er nu engang nødvendigt for at man kan gennemføre sin politik

det havde givet et politisk flertal for at lave den aftale som var skitseret

det kunne man ikke nå til enighed om så kan man synes at det var skidt eller godt

den her debat kommer så meget videre af

man kan altid diskutere hvem der skal have mere eller mindre

får en person på dagpenge jo også otteogfyrretusind mere hvis vi ser frem tusind og tre og tyve hvor den her mindre regulering sker så kan vi diskutere om det er nok

så skal vi godt nok lave mange midlertidige forlængelser med enhedslisten det kan da godt være at vi kommer til at diskutere det men jeg tror ikke lige det det scenarie vi leger i jeg tror at det der er det helt afgørende er at vi får hjulpet folk i arbejde

ikke nogen der ønsker at være på overførselsindkomst

netop også at skabe arbejdspladser det er det vi har gjort

jo faktisk også det der ligger i den her skattereform

har det drejede sig om

at høre ordføreren

det der betyder noget for et sygt menneske som var det dansk folkepartis sundhedsordfører tog udgangspunkt i

om man kan få behandling for sin sygdom der betyder det rent

det der bare står tilbage er jo netop

få behandling og det drejer sig om at vi rent faktisk kan løfte velfærden og det gør vi faktisk med den her skattereform

meget svær psykisk sygdom og har en kronisk lidelse som de bliver ved

der er et behov for at løfte folk med psykisk sygdom det var

ganske markant løftede

tog fat om hele psykiatrien det var måske noget man skulle gjort i de ti år dansk folkeparti havde indflydelse det gjorde man så ikke i tilstrækkeligt omfang det synes jeg da er selverkendelse

har jo også været hjemme og grave lidt i gemakkerne der fandt jeg den her aftale mellem regeringen og dansk folkeparti det var så den daværende vk regering om forårspakke

at at man skal sænke skatten på arbejde på

dyrere at forbruge og producere varer som er til skade for miljø klima

at hykleriet

visionært og når nu regeringen

nærmest ikke grænser for hvad

to i det østjyske både

herre jonas dahl selv

sociale overførselsindkomster

det østjyske

er nogen hemmelighed og det kræver ikke mange studiekredse det var også det

enhedslistens spørger tidligere

man også nogle kompromiser der er svære kompromiser og der er knap så svære kompromiser det var ikke så svært et kompromis for

gå med til at hæve bankskatten det snakket om i årevis

se på overførselsindkomsterne

den sværere del af det nogle gange er det også

hvis man rent faktisk vil sænke skatten på arbejde

man også nødt til at tage de svære diskussioner for så skal pengene komme et sted fra der var forskellige løsningsmuligheder og jeg vil sige det sådan at det mindst ringe for mig var at se på

vurdering det var baggrunden for at det var med så kan man altid diskutere om man skulle

bare konkludere at i dag var det ikke helt skævt ramt

hovedparten af den skattereform vi behandler i dag

set det der lå i regeringens udkast til en skattereform

betale to milliard kroner

halvfed kornfed fugl og når kommissionen selv siger

de tal ligger til grund for den aftale der

er regeringens klare overbevisning og det tror jeg at skatteministeren kan bekræfte senere at danmark selvfølgelig henter en milliard i rabat ellers havde vi selvfølgelig ikke lavet en aftale

vælger man at sende det her ud i høring i sommerferieperioden nu sad jeg selv hjemme og havde nogle

der var jo ferie og ministrene var på ferie det er da fuldstændig dobbeltmoralsk at man så selv vælger at gøre det

jonas dahl siger at man er nødt til at indgå nogle

man skal gå på kompromis med hele sin politik

sikre at vi rent faktisk tager fat om nogle af de ting og tager nogle diskussioner om nogle af de vanskelige ting for eksempel en differentiering af børnepengene

måske ikke er så mange borgerlige partier der

vi nu får indført en bankskat og en aktionærskat det er noget som

viser virkelig at det er sådan en god aftale de her har indgået det kan man jo også i deres bagland det er helt vildt som det er

ældre sagens sagens høringssvar hvordan

jeg ved ikke om ordføreren har læst det

lyde alt for kritisk

af det spørgeren spørger til så drejer det sig egentlig om lovforslag

men i forhold til diskussionen

der faktisk været opbakning til netop den del

set helt grundlæggende at det er vigtigt at vi rent faktisk tager hånd om de allerfattigste pensionister

det er måske også det der er en del af skuffelsen og jeg ved ikke om det er derfor fru pia kjærsgaard valgte at trække sig som formand eller

glad for at vi rent faktisk nu tager hånd om de allerfattigste pensionister

har sagt at regeringens arbejdsudbudspolitik vil trykke lønnen den vil ganske

jeg gerne høre sfs ordfører om sf er enig i

det er regeringens politik at almindelige hårdtarbejdende danskere skal have færre lønkroner i posen fordi man med skattereformen vælger at øge arbejdsudbuddet ved

presse og forringe forholdene for de arbejdsløse er det virkelig sfs vision for

den radikale ordfører sige ligesom jeg

hørt den radikale gruppeformand sige at det ikke er radikal politik at lave decideret løntrykkeri og at det heller ikke er sfs politik at lave løntrykkeri

set er sfs politik og som som jeg har forstået

at vi med den her skattereform skaber arbejdspladser

kan man rent faktisk få mere ud af det den enlige forsørger får faktisk et klækkeligt økonomisk incitament

et vigtigt skridt men det er klart at udfordringen er at skabe arbejdspladser det er baggrunden for at vi har lavet en kickstart et investeringsvindue mange af delene sammen med enhedslisten det er baggrunden for at vi har lavet en aftale

jeg synes faktisk der er en masse tiltag der går i retning af at skabe arbejdspladser

det vi har brug for er at skabe arbejdspladser jeg fornemmer

derfor det undrer mig sådan at regeringen vælger at lave en skattereform der øger arbejdsudbuddet altså at gøre køen af folk der søger et arbejde

de arbejdsløse fremover kommer til at miste penge og derfor bliver mere desperate

lønnen dermed går ned i danmark hvordan

skabes arbejdspladser med den reform som regeringen vedtager sammen

det drejer sig om at øge købekraften det gør man jo blandt

ligger i skattereformen så jeg synes

kommer sekstentusind nye job med den

er enige om at der skal skabes arbejdspladser det man gerne vil når man er arbejdsløs det kender jeg

vi får skabt nogle arbejdspladser der er vi jo fuldstændig enige så derfor tror jeg

at få lavet nogle initiativer som faktisk sikrer arbejdspladser det gjorde vi med energiaftalen det gør vi med skattereformen det gjorde vi med sidste års finanslov det er det der skal til for lige nu at holde hånden under arbejdsmarkedet forhåbentlig

det er det vi har brug for og det er det de arbejdsløse gerne vil

to og tyve hvor den her reform vil være fuldt indfaset kunne det sagtens være at en der

for eksempel på en industriarbejdsplads i to tusind og to og tyve mister sit arbejde det kan være at fabrikken lukker eller at er andre former for nedskæringer som gør at vedkommende mister sit arbejde den person vil så få nogle dagpenge som er trettentusind kroner mindre værd om året end det der ellers

vi samtidig ser en lønudvikling som vil gå opad

der mister sit arbejde to tusind og to og tyve vil blive større end faldet er i dag dagpengedækningen vil

i dag er dagpengedækningen fire og tres procent for en ufaglært i to tusind og to og tyve vil den være ni og halvtreds procent

man har i dag man vil også kunne købe præcis de samme varer som man har brug for for til at forsørge sin familie endda lidt mere

bevare nogenlunde den livsstil

få et nyt arbejde og der håber jeg

komme ind på en ny arbejdsplads

behov for alle hænder når vi ser ti år frem i tiden så jeg tror og håber

altså forholdet mellem hvor mange arbejdspladser der skabes og antallet af arbejdsløse er

arbejdsløse

det er netop det der svækkes

faldet bliver så drastisk når man mister sit arbejde det

i hele verden nemlig trygheden ved vores arbejdsmarked som gør

en fleksibilitet jeg tror nemlig

arbejdsløse i fremtiden det vil vi også se i to tusind og to og tyve

der griber dem så de hurtigt kan komme videre så

at skabe arbejdspladser men

faktisk lidt mere det vil sige

to tusind og tre og tyve har mulighed for

mærkværdige er at vi i senere år har haft en lidt mærkværdig lønudvikling fordi den har svinget så meget det gør så nu at overførselsindkomsterne i de her år stiger mere end

at det centrale ligegyldigt hvordan vi vender og drejer det og ligegyldigt hvor høj eller lav dagpengesatsen er

kan få et job igen der giver skattereformen faktisk

incitament til at man som enlig forsørger får for eksempel et øget

øget beskæftigelsesfradrag det betyder rent

det økonomiske incitament bliver større jeg synes også det er vigtigt og det er måske det

et sikkerhedsnet som rent faktisk griber dem der falder ud af jobmarkedet af den ene eller den anden grund det ser vi

til at få unge hurtigere igennem uddannelsen nødt til at have folk til at arbejde i flere år

et element i hele den politik som regeringen har lagt frem både

i forhold til at sænke skatten på arbejde

jo i logisk forlængelse af de skattereformer der er gennemført de sidste ti år

skattelettelser til dem der ikke tjener så meget

arbejdsløse eller på efterløn eller andet er konsekvent

for skattelettelser det er

linje der også er i det vi behandler i dag de seks lovforslag vi behandler i dag plus det der kommer bagefter

også komme en ny fordelingspolitik her i samfundet

det er jo også meget sigende og måske også lidt sigende

haft en større rolle end den regeringen

lige pludselig at rejse hjem fra rio og stå op

hængekøjen jo var

at man fik en mail om at nu var

en aftale med enhedslisten og så kan jeg selvfølgelig godt forstå at venstre og konservative straks kommer på banen og siger at det er vigtigere end noget andet næsten i det her samfund

sørge for at enhedslisten ikke får indflydelse det svarer

til dengang i to tusind og et hvor

regeringsskiftet og det første venstre og konservative gjorde

var at gå ind i regeringscomputerne

arbejdsløse kommet op i i årene og så videre en lang række reformer

her skyndte man sig at lave en søg enhedslisten

forunderligt at venstre og konservative gjorde det det er ikke forunderligt at

fra rio ligesom sagde

er hvorfor regeringen valgte venstre og konservative frem for enhedslisten altså vi har jo spurgt til det

lave det med venstre og konservative og ikke med enhedslisten alle de ting som vi i dag har hørt fra regeringens ordførere om hvad der

i det man nu gennemfører er jo alle sammen ting der var med i

skriver aftaler under man laver en aftale og det vi havde lavet sammen med regeringen var en aftale der var så langt

kunne være blevet til en aftale som også kunne være blevet

det var bedre at lave en aftale med venstre og konservative alt det der lå om at lave forbedringer for de fattigste førtidspensionister

det med at de fattigste folkepensionister skulle have nogle forbedringer alt det der er

behandles i dag og det som vi var med til at aftale eller ville have aftalt var at de arbejdsløse ikke skulle betale at efterlønnerne ikke skulle betale at de fattigste førtidspensionister ikke skulle betale at de ethundredetusind folkepensionister der rammes ikke skulle betale og slet ikke skulle betale for ekstra store skattelettelser

til de rigeste forbedringerne

i dag hvis man snakker om for eksempel skattelettelser til sosu assistenter og andre

af de samme personer når de blev arbejdsløse altså nogle af dem der i dag får en skattelettelse skal jo så samtidig se at de får

er derfor jeg har spurgt om flere gange og nu vil jeg håbe at

i debatten og fortælle

var der var bedre ved at lave aftalen

kunnet få noget svar vi har kun kunnet få

ja men de var også med på bordet sammen med enhedslisten men vi har ikke kunnet få noget svar på hvad man fik af ekstra godt sammen med venstre og konservative hvorfor var det bedre at lave en aftale med venstre og konservative end at lave den med enhedslisten jeg synes

faktisk at regeringen har et ansvar for at

med venstre og konservative ok det må regeringen jo vurdere er

sammen med venstre og konservative og hvis ikke man kan forklare det heroppefra har man jo

bør man kunne forklare hvorfor det var man valgte v og k muligvis muligvis er det radikale venstre som kan hjælpe os lidt

radikale venstre har dog trods alt været

alt det her med arbejdsmarkedspolitikken

der jo i virkeligheden også ligger her nemlig at når man bliver arbejdsløs bliver man ikke bare straffet

det er fordi det skal presse lønningerne

går op og bekræfter at det der er kernen i radikale venstres politik

mister et skattefradrag som man får i dag hvis man er i arbejde og alle disse ting har en fælles linje nemlig at presse de arbejdsløse og på den måde presse lønningerne hvis det er det radikale venstre

kommet igennem med mere ved at lave en aftale med venstre og konservative end de

kommet igennem med sammen med enhedslisten

dårligere for det er imod vores opfattelse og det er også den ideologisk klareste forskel på det der ligger i dag og det som enhedslisten var med til at

bekræftet heroppefra igen at der er en ganske klar linje i radikale venstres økonomiske politik i forhold til at afkorte dagpengeperioden i forhold til at formindske dagpengenes værdi og i forhold til at man skal

holdningsmæssig linje i det som går ud på at presse lønningerne og

radikale venstres politik

alle har jo sagt at det er vigtigere at folk får et arbejde

er en god idé at sørge for at folk kommer i arbejde

enhedslisten med til at vedtage hvad er det så i øvrigt

skaffe folk i arbejde det synes jeg også vi bør have et svar på når man synes det er så helt berettiget og vigtigt at få folk i arbejde

komme op og fortælle hvorfor hvorfor

forringe dagpengene

ikke få det at vide så vi kan få lidt debat

hvad er begrundelsen for

forholdene ringere for de arbejdsløse skulle give flere

imod den skattereform som regeringen har aftalt med venstre og konservative

i forhandlingerne

virkeligheden også til de øvrige regeringspartier hvad var det regeringen mente med at den fik mest af sin egen politik igennem ved at lave aftalen med venstre og konservative

og det var måske nemmere at gøre det når de radikale var

enhedslistens egen rolle

juni hvor der blev indgået det her forlig

både dem der var elektroniske

som sidder i et

til at bestemme om partiet skal sige ja eller

var godkendt i vores folketingsgruppe og vi havde indkaldt

der er heller ikke nogen tvivl om at man ville have vedtaget det

være at man i dansk folkeparti og andre topstyrede partier synes er besværligt med demokrati

have et meget levende demokrati det har vi i enhedslisten og vi sørger for at de ting vi

kan jo forstå at dansk folkeparti har en anden

er det den afgående formand der udpeger den nye formand ok det er en måde

det vil sige vores årsmøde og den ledelse som årsmødet vælger der lægger den

politiske linje i enhedslisten og hvis der skulle være bare den mindste antydning af at det var fordi vi har en demokratisk proces

vi havde en demokratisk proces og vi var klar til at indgå den aftale som var lavet med regeringen indtil regeringen fandt ud af at den hellere ville lave politik sammen

et et øget arbejdsudbud fører

bevirker at vores konkurrenceevne bliver bedre og at der kommer nogle i beskæftigelse

der nogle der kommer ind og får en højere levestandard og kan klare sig selv hvad er det egentlig man har så meget imod det

i langtidsarbejdsløshed med de sociale problemer

hvorfor er der så ikke flere i arbejde i spanien

det er jo præcis sådan at lande med lav arbejdsløshed

er de rigeste og lande med den højeste arbejdsløshed sådan set

men det helt fundamentale er at når du har et

der er mere konkurrence om arbejdet har det en påvirkning på lønningerne det er også derfor at lande kommer ud af kriser på et tidspunkt

nogle folk der kommer ind på arbejdsmarkedet

at være uden arbejde igennem mange år end det er ikke at få chancen for at komme ind

det er sådan at øget arbejdsudbud skulle føre til mere beskæftigelse fordi det presser lønningerne hvorfor hvorfor er det så ikke sådan at de lande der har den laveste løn har den højeste beskæftigelse hvordan kan det være at et land som danmark der har høj løn

aldrig

velfærd et relativt højt skattetryk

dem der ikke har noget velfærd dem der stort set ikke betaler skat og som

liberal alliance at det hænger sådan sammen og ikke på den måde

og velstand i danmark må rose men desværre også skose flertallet i dette folketing flertallet skal roses for dets erkendelse af at beskatningen af danskernes arbejdsindsats er for høj og for indrømmelsen af at det ikke er rimeligt at folk med almindelige lønninger betaler rundt regnet seks og tres procent af den sidst tjente krone i indkomstskat moms og afgifter og således arbejder fra mandag morgen til torsdag middag for det offentlige mens de først fra torsdag middag og indtil fyraften fredag kan få lov til at arbejde for

det er ikke rimeligt og det forstår man på skatteministerens tale om at tilgodese det arbejdende danmark der smører leverpostejmadpakker og at alle tre regeringspartier i dag er enige

at danmark bliver et fattigere land end danmark kunne have været på grund af al den skat danskerne betaler ja

flertallet i dag der er dynamiske effekter af lavere skat det benægtede to

man ikke sad omgivet af embedsmænd i ministerierne

ikke var forpligtet på at få statens finanser til at stemme her taler jeg naturligvis om socialdemokraterne og sf jeg tror ikke at jeg har fingre nok på to hænder til at tælle alle de paneldebatter i valgkampen jeg har deltaget i med fremtrædende repræsentanter for de to såkaldte arbejderpartier hvor de har hævdet at folk i arbejde ikke ville arbejde mere med lavere skat men nok snarere arbejde mindre

fyldte meget i argumentationen fra socialdemokraterne og sf før medlemmer af de to partier fik ministerposter

udtalte som finansordfører for socialdemokraterne disse ord

de dynamiske effekter er der jo ikke folk prioriterer tid til familie venner og netværk skattelettelserne er penge ud af vinduet som kunne være blevet brugt meget bedre på øget velfærd

nu skal man jo som bekendt glæde sig mere over en omvendt synder end over ni og halvfems retfærdige men det er altså svært at glæde sig over at vi har en regering med to partier hvis ledende personer er villige til at påstå hvad som helst i en politisk debat uanset hvor utroværdigt det

at indtage det modsatte standpunkt når det af strategiske grunde passer bedre ind i deres eget kram socialdemokraternes og sfs besinden sig på virkeligheden er ganske vist positiv givet at alternativet ville være at de fastholdt deres fantasier fra oppositionstiden og lod dem være pejlemærker for regeringens økonomiske politik

hvor det dog også udstiller hvilke slyngler man i de to partier var i den offentlige debat mens man ikke havde regeringsmagten det er en viden som jeg håber at alle vælgere og alle iagttagere af dansk politik vil benytte sig af når socialdemokraterne og sf ved et valg senest i to tusind og femten er blevet smidt på regeringsporten og formentlig igen føler sig fristet af deres gamle går den så går den metode

i flertallet bestående af socialdemokraterne venstre sf de konservative og de radikale

fordi danmark har verdens mest forslugne offentlige sektor ingen andre lande har en offentlig sektor med så mange ansatte og så stort et pengeforbrug som danmark ingen andre lande har så mange i den arbejdsdygtige alder som ikke arbejder men lever af

det er derfor skatten er så høj i danmark det er derfor danmark har verdens højeste skattetryk tager flertallet så konsekvensen af det ved at udvise lidt sparsommelighed med skatteydernes midler så skatten kan lettes nej tværtimod forligspartierne slår nemlig fast at de ekstra penge

kommer i statskassen når danskerne kvitterer for den lavere beskatning af deres arbejdsindkomst ved at arbejde mere skal medvirke til at betale for at udgifterne til den offentlige sektor kan stige med nul

procent årligt det står direkte i aftalen verdens største offentlige sektor skal altså være endnu større

til at lette skatten på arbejde finder man derfor i stort omfang ved at hæve andre skatter end indkomstskatterne man hæver afgifterne på biler og en masse forbrugsvarer så danskerne med et uændret forbrug vil komme til at betale to milliard kroner mere i afgifter det gælder vægtafgift grøn ejerafgift og afgifter på vand fra hanen glødelamper elektriske sikringer kaffe te cigaretpapir røgfri tobak vin øl alkoholsodavand mættet fedt chokolade is og mineralvand allerede i dag strømmer danskerne til indkøbsmekkaer syd for grænsen for at købe enorme mængder af for eksempel alkohol slik sodavand og smør det er blandt andet et resultat af at regeringen forhøjede afgifterne med fem milliard kroner i sin første finanslov for ikke meget mere end et halvt år siden nu drejes afgiftsskruen så en ekstra

at det vil få grænsehandelen til at stige så den forventer ikke at få alle de to

milliard kroner i statskassen

skal jo også have sin del

man gør det dyrere at køre i dieselbil ved at forhøje udligningsafgiften på dieselbiler

så bliver udligningsafgiften forhøjet med otte hundrede og firs

så man fremover skal betale to tusind fem hundrede og firs kroner årligt afgiften pålægges bilejerne helt uafhængigt af

årligt i sin dieselbil nøjagtig de samme otte hundrede og firs kroner ekstra som naboen der kører ethundredetusind

årligt ingen skal derfor leve under den vildfarelse

handler om miljø det handler kun om at få penge i statskassen firmabiler får også lige noget ekstraskat smidt efter sig det grønne miljøtillæg forhøjes med halvtreds

i første omgang vil de to ekstraskatter mange steder blive betalt af den medarbejder som har fået bilen stillet til rådighed men hurtigt vil de blive til en omkostning for virksomheden når medarbejderne kræver kompensation for skatteforhøjelsen i deres løn danske virksomheders konkurrenceevne som allerede i dag lider under alt for høje omkostninger i danmark vil dermed komme endnu mere under pres det vil derfor bidrage til at velstandsudviklingen og jobskabelsen bliver mindre

der har været mest kritik af er den nye beskatning af den løn som danskere der arbejder mere end seks måneder i udlandet tjener kritikken er i den grad forståelig ligningslovens § tre og tredive a gør det muligt for danskere at blive udstationeret i udlandet og her arbejde på lige vilkår med arbejdstagere i de pågældende lande en dansk ingeniører kan for eksempel arbejde til en løn der kan konkurrere med en koreansk ingeniørs løn fordi han ikke skal betale mere i skat under sin udstationering i sydkorea end koreaneren skal skal ingeniøren betale fuld

er det omvendt ikke attraktivt for ham at arbejde til koreansk løn seks tusind danske lønmodtagere arbejder i udlandet under skatteregler fra § tre og tredive a i ligningsloven en stor del af dem vil nu blive trukket hjem fordi regeringen og venstre og konservative vil afskaffe paragraffen dermed vil der ikke alene være færre arbejdspladser til rådighed for danskere danskere vil også kunne gå glip af inspiration og ny viden under udlandsophold som ikke vil blive bragt tilbage til danmark så kan de jo bare emigrere hører vi fra skatteministerens parti sf ja det kan de og nogle vil nok også gøre det

nogen i dette folketing som tror at det vil gavne danmark

regeringen venstre og konservative finder i alt fire milliard kroner til deres skattereform ved at forhøje forskellige skatter målet med skattereformen er som der står i aftalen mellem partierne at skaffe delvis finansiering til at det offentlige forbrug kan øges med nul

procent om året frem mod to tusind og tyve det svarer til et merforbrug

tyve på cirka tredive milliard kroner altså man vil bruge tredive milliard kroner mere i den offentlige sektor i to tusind og tyve end man bruger i dag og skattereformen skal være med til at finansiere det de tredive milliard kroner svarer til cirka tredstusind flere offentligt ansatte det er tankevækkende at hvis man blot kunne nøjes med at ansætte tooghalvtredstusind flere i den offentlige sektor frem mod to tusind og tyve behøvede man ikke at hæve en eneste skat

øl vin kaffe te og glødelamper er at regeringen venstre og konservative vil skaffe penge til tredstusind flere offentligt ansatte i to tusind og tyve

og dem der kører i firmabil skal betale mere i skat er at regeringen venstre og konservative vil skaffe penge til tredstusind flere offentligt ansatte i to tusind og tyve i stedet for tooghalvtredstusind flere og grunden til at det skal gøres umuligt for danskere at arbejde på lige fod med udlændinge når danskerne udstationeres i udlandet er at regeringen venstre og konservative vil skaffe penge til tredstusind flere

ansatte i to tusind og tyve i stedet for tooghalvtredstusind flere

vi har nu haft de fleste af forligspartiernes ordførere på talerstolen men ingen af dem har endnu svaret på hvorfor det er så vigtigt at få ansat tredstusind og ikke tooghalvtredstusind ekstra i den offentlige sektor frem mod to tusind og tyve det skal blive spændende at høre om ministeren kan give et svar når han om ikke så lang tid indtager pladsen her

så skal jeg til sidst anmode regeringen om om den ikke nok vil opdele to af de lovforslag som er sendt ud nemlig l en hundrede og fire og halvfems og l en hundrede og ni og halvfems l en hundrede og fire og halvfems indeholder den lavere skat via højere topskattegrænse og et større beskæftigelsesfradrag men den indeholder også indkomstreguleringen af børnechecken vi er ikke tilhængere af yderligere regulering af børnechecken

ikke tilhængere af regulering af børnechecken det kan vi derfor ikke stemme for men vi vil gerne stemme for

at man letter skatten på arbejde og derfor synes jeg det ville være en god ting hvis regeringen ville dele det op yderligere skal jeg anmode om at man opdeler l en hundrede og ni og halvfems

man gør der der er lavet forlig om dele af l en hundrede og ni og halvfems som vi sådan set er forpligtet til at stemme for nemlig omkring feltlåsning som gør at virksomheder i højere grad er bundet til deres skat

det har vi jo indgået forlig om med regeringen og derfor er vi forpligtet til at stemme for det men regeringen har puljet det sammen med andre forslag

måske måske ikke

hen bare en parlamentarisk uskik det skal ikke være sådan at når man indgår et forlig om

forpligtet til enten at bryde forliget eller at stemme for noget andet som der slet ikke er indgået forlig om

herre christian juhl fra enhedslisten

det skyldes at når vi kommer til det næste forslag

ordførere som forhåbentlig møder frem med velpolstrede maver værsgo til herre christian juhl

den service man yder i den offentlige sektor er lige så meget værd som den service man yder i den private sektor

offentligt ansatte det viser sig

eller en milliard kroner er fem gange større i den offentlige sektor

rundt regnet tredstusind flere i den offentlige sektor frem mod to tusind og tyve

at hvis man havde nogle andre prioriteter som for eksempel at gennemføre en skattereform uden at hæve nogen skatter der generer danskerne og generer dansk økonomi så kunne man

de fire milliard kr som man får ind

ved ikke at ansætte tredstusind flere i den offentlige sektor frem mod to tusind og tyve

smides ud til skattelettelser i en tid

som sådan et endemål ude i horisonten men der er vi bare nogle der ser anderledes på det vi er nogle der værdsætter privat initiativ

at økonomier fungerer bedre hvis der er privat ejendomsret

pris på at folk kan have noget frihed i deres liv herunder frihed til at disponere over deres egen økonomi og man kan altså ikke disponere frit over sin egen økonomi hvis man skal aflevere alt i skat

den aftale vi lavede med regeringen og venstre giver skattelettelser for fjorten milliard

netto for syv milliard kroner

den nettoeffekt bliver jo også finansieret af nogle tidsler som ikke er groet i vores have vi står ved dem

lægger ikke skjul på at vi godt ville have set en ændring af § tre og tredive

fra sfs ordfører herre jonas dahl

udstationerede trækker på danske ydelser

nødvendigvis må betale skat i danmark

koste konkurrenceevne og tab af arbejdspladser i danmark vi stemmer for det

led i en samlet pakke men det er for provokatorisk og konfrontatorisk

kommer med reelle indvendinger og siger at det her kommer til at koste arbejdspladser og eksportindtægter for det danske samfund

positive elementer som er til gavn for danskerne

det er til gavn for arbejdspladserne i danmark at beskæftigelsesfradraget bliver fordoblet

million danskere der arbejder vil

en fordobling af deres beskæftigelsesfradrag

skalle og til at være ude på arbejdsmarkedet

de ting der skal til for at vi kan sikre arbejdspladserne og produktionen i det danske samfund

vi fik også taget fat på topskatten det at man nu får hævet

færre skal betale topskat i fremtiden

folkeparti helst så at man skar nogle procenter af topskatten ligesom vi for øvrigt gjorde i den sidste skattereform hvor vi fjernede syv procent af marginalskatten ved blandt andet at fjerne mellemskatten

til at sikre velfærd produktion produktivitet

tilfredse med at vi er med til at sikre at tohundrede

færre danskere kommer til at betale topskat

de mennesker som tjener penge hjem til det danske samfund

vi kommer også af med iværksætterskatten

altså at små og mellemstore virksomheder får nogle flere penge til investeringer udvikling innovation

vi er glade for aftalen

godt samarbejde med regeringen som på trods af

politiske klima i danmark at man kan samarbejde på tværs af partiskel

til regeringen for forhandlingerne vi har større ambitioner i det konservative folkeparti meget større ambitioner vi erkender at vi her har indgået en aftale

men ikke mere end at vi gerne vil tage fat på på at kigge på tidslerne men også har større ambitioner med hensyn til at sænke skatten

vi tror på at skat betyder noget vi tror på at skat hjælper

man har skat i det danske samfund hvis man som regering har en tendens til at ville lægge ekstra skatter og afgifter på bestemte produkter

at man vil begrænse forbruget af de produkter så har det en negativ effekt hvis man så samtidig

at man sænker skatten på arbejde så har

hvis man skal have flere i arbejde og sikre beskæftigelse og produktion danske samfund bliver vi nødt til at sænke skatterne på arbejde

i topskatten beskæftigelsesfradraget har også en effekt og alle former for skatter har en effekt i forhold til at motivere folk til at arbejde hvis man sænker skatterne derfor skal vi videre ad det spor vi er meget mere ambitiøse

og at den aldersdiskrimination som lå i

men lover også at vi i de kommende år vil have endnu flere og større ambitioner på skatteområdet end den aftale

tidsel det konservative folkeparti tager fat i

er ligningslovens § tre og tredive a

er interessant at den konservative ordfører netop som konservativ ikke tager fat på det faktum at der er to ting i den her skatteaftale

netop de konservative det er netop

mere økonomisk attraktivt at være enlig mor og hvis den konservative ordfører har ret

skat gør noget ved den måde folk indretter deres liv på så vil man kunne se at der vil komme flere enlige mødre

dansk historie

så jeg vil bare spørge hvordan har de konservative

være med til en skatteaftale som på to punkter er et angreb på

børnecheckprogressionen som for øvrigt er en tidsel som vi er imod af principielle grunde ikke kun fordi

progressionen altså hæver marginalskatten for familierne ved at man nedtrapper børnechecken

ikke har haft halvfems mandater men alligevel i de ti år vi var i regering fik gennemført tre skattelettelser som var markante fik gennemført god borgerlig politik

vi har en rød regering vi accepterer de parlamentariske vilkår og vi er glade for at vi har fået reelle skattelettelser i den forhandling vi

vi måttet acceptere nogle tidsler sådan er verden vi sætter os ikke bare udenfor med

over kors og siger lad de røde gennemføre deres politik

være til skade for danmark og der vil vi prøve på at reparere på det også mens de sidder i regering og helst selvfølgelig

at der kommer flere enlige

man gjort det mere og mere attraktivt

og man har gjort det mindre attraktivt at være en familie og det har som

betydet at der er kommet flere enlige økonomiske incitamenter betyder noget

problematisk for et konservativt folkeparti at være med til

direkte angreb på familien og som institution fordi man gør det mere økonomisk attraktivt

på familien for os er familien ukrænkelig

form man vælger at have sin familie i og derfor er vi også

og gifte i den henseende for det er vigtigt at man bevarer familien som institution

at der er et fast urokkeligt punkt

snarere beskytte familien men det er også vigtigt for os at sikre at der er stor forskel på at være på overførselsindkomst

derfor skal incitamentet være til stede både for den enlige og for familien til at være på arbejde i

det er et bærende princip i konservativ politik at det altid altid skal kunne betale sig at arbejde frem for at være på

hvad var det der gjorde at man lige pludselig ændrede

mennesker der slipper for at betale topskat tre

million danskere ude på arbejdsmarkedet der får

og folkepensionens grundbeløb

alt det fik vi trukket i den helt rigtige retning til gavn for

man fik for eksempel gennemført det som vi skal diskutere næste lovforslag altså at der bliver større forskel på at være på arbejde

at være imod til at være for

altså fra at man sagde fra og ikke engang ville deltage i forhandlingerne

at det var riomanden der var mest energisk i den sag men alligevel

til at man på fire timer kunne lave en aftale

udgiver min bog vil jeg fortælle om de konservatives rolle i i det spil men jeg kan da roligt sige at det

folkeparti deltog i forhandlinger hver eneste dag

omfatter det her med at man tredobler beskæftigelsesfradraget for enlige er det en tidsel eller er det et element

også ville have været med i en skattereform

udgifter som efter vores mening er for høj den måde vi vil finansiere skattelettelser på

som er meget ambitiøs som vil tage fat

gøre det lettere at være dansker og beholde produktion og arbejdspladser i danmark

udgifter hvis vi havde halvfems mandater

en udgift i skattereformen nemlig tredoblingen af beskæftigelsesfradraget for enlige spørgsmålet

man skal favorisere bestemte livsformer for eksempel

familie derfor har vi aldrig foreslået det og vil aldrig selv foreslå det

forslag men for at få gennemført

og femoghalvfjerdstusind mennesker slipper for at betale

det forslag som herre ole birk olesen lige har nævnt

gode gamle konservative værdier

jo stået værn om ægteskabet stået værn om

vælger at stemme for skattereformen selv om der er store tidsler

det med børnechecken hvor man favoriserer folk der ikke er gift i

konservativ mærkesag

samme muligheder som andre det samme

en god konservativ

med at værne om gode gamle værdier som kernefamilien

gør altså ikke at vi kan bestemme alting

skatteaftale vi har en rød regering nu sådan har vælgerne jo bestemt det det var godt nok snævert det var meget tæt

indgå de aftaler som kan trække det i den rigtige borgerlige retning sådan er det også i mit ægteskab derhjemme

så man får nogle flere stemmer næste gang så vælgerne vil belønne de partier som kæmper

går da ud fra at herre brian mikkelsen

man får skattelettelser men der er nogle elementer som vi ikke går med til

man gennemfører alligevel med de konservative stemmer men hvorfor har man

meget svært snart sagt umuligt at gennemføre en sådan ligestilling nu har jeg

ligestilling det tager vi til efterretning for det er vi enige med skatteministeren i

så der ikke bliver nogen forskel på at være gift

arbejde jeg har tit tænkt over hvad der motiverer jeg har selv været arbejdsløs en del år

lønfradrag tager man så arbejde det ved jeg ikke

man kun kan få sine dagpenge to år

fordi man har en gammel bil stående hjemme i garagen så

den bedste faktor jeg har fundet i mit relativt lange liv i

et antal nye arbejdspladser

at vælge imellem sådan at vi arbejdsløse måske kunne have lyst til at sige det her vil jeg gerne have for det

arrogant menneskesyn at arbejdsløse

skal vi kalde det overklassen eller den bedre del af middelklassen skal lokkes med gulerod og skattelettelser

om der er to slags psykologi i de konservatives univers

de rige skal lokkes det er den motivation

så man ikke oplever en sådan pisket situation som spørgeren hentyder til

derfor at vi skal have lavere skatter i danmark så der bliver lavere omkostninger i danmark

spørgeren den illusion at man bare kan opbygge sit eget

lønmarked i danmark uden at skele til hvad der sker i omverdenen

derfor bliver man nødt til at kigge på omkostningsniveauet i danmark

kigger på skatter behøver omkostningerne ikke at være så høje og på den måde hænger tingene sammen

nødt til at sige til spørgeren at al empiri uden undtagelse uden undtagelse viser at

vigtigste inspiration eller motivation

hvis nu det private

de gør i øjeblikket de sætter sig på den flade og vil ingenting er tiden så ikke inde til at det offentlige i en periode bruger den ledige arbejdskraft og trods alt får noget ud af arbejdskraften for eksempel service over for os ældre bedre uddannelse i vores skoler osv jeg læste

der siger at en milliard investeret i det offentlige giver fem gange så mange

det var måske en tanke at investere i den offentlige sektor i en periode

jo ikke at bruge endnu flere penge hvis hvis der er et minus på kontoen så er den måde hvorpå man får det minus mindre

sagen er den at den danske stat opererer med et kæmpe statsunderskud som måske

bliver underskuddet større og så vil spørgerens børn og børnebørn og mine børn og børnebørn komme til at betale af på gæld fordi vi simpelt hen har levet over evne

det er så banalt som noget overhovedet kan være hvis man har et underskud så bruger man jo altså ikke flere penge for at få det underskud gjort mindre det gør man ikke i spørgerens privathjem er jeg hundrede procent sikker på det gør man ikke i nogen private virksomheder og det gør man selvfølgelig heller ikke

først og fremmest tak for en god og grundig debat jeg synes at den har været inspirerende

politisk tema og et helt afgørende politisk forlig eller en helt afgørende politisk aftale

debatten har cirklet om både de overordnede linjer

nogle af de meget konkrete elementer i skattereformen andet manglede da også bare

det er vigtigt at holde sig for

egentlig er formålet med skattereformen har været

at regeringen har ønsket at gennemføre en skattereform hvad er meningen med reformen jeg vil gerne fremhæve tre hovedformål for det første

har det været afgørende for regeringen at en skattereform skulle bidrage til at sætte gang i hjulene her og nu altså

ikke om mange år men i år og næste år

det været afgørende at lønmodtagerne bliver sikret en større andel af deres løn altså simpelt hen får mere ud af at gå på arbejde

løfte de folkepensionister der har mindst og de førtidspensionister der er på de laveste satser hvorfor har de her formål været afgørende

personer med de laveste og mellemste indkomster i en tid

der er udvist løntilbageholdenhed derfor

reform som næsten fordobler beskæftigelsesfradraget og indfører et nyt beskæftigelsesfradrag for enlige vi indfører en job og investeringspræmie som i to tusind og tolv og to tusind og tretten vil skabe nye arbejdspladser vi sørger for at langt færre metalarbejdere og folkeskolelærere skal betale topskat og så sikrer vi at hele øvelsen er fuldt finansieret fordi danmark i en økonomisk krisetid selvfølgelig ikke har råd til ufinansierede skattelettelser finansieringen er skruet sådan sammen at alle bidrager inklusiv de mest velstillede i form af en øget beskatning på fri bil og en indtægtsgraduering af børnechecken

den finansielle sektor bidrager i form af en højere lønsumsafgift ligesom vi sætter ind over for social dumping

finansieringsbidragene skaber diskussionen det viser høringssvarene

holde fast i at en ansvarlig skattereform

en fuldt finansieret skattereform

skattereformen synes jeg også markerer

og mellemindkomster i skattepolitikken der er fokus på at alle skal bidrage til finansieringen også de velstillede og bankerne

fokus på at vi er nødt til at tage politisk ansvar for at skabe job her og nu til de arbejdsløse

er der skabt rum til at dem der har mindst

i dag har vist at det er nødvendigt at huske på at skattereformen ikke er hele regeringens økonomiske politik men en vigtig brik i regeringens samlede og ansvarlige økonomiske politik jeg vil gerne sige

aftaleparterne jeg synes at vi har fået en god og solid aftale

også glad for at vi i dag har fået bekræftet at alle aftalepartierne står bag

den skatteaftale der er indgået og selvfølgelig bakker de

også kendetegnet ved at man giver og tager det har der også været ytringer om

set at befolkningen er tilfreds med

man bredt i folketinget har kunnet formå at arbejde sammen om en skatteaftale i en tid hvor dansk økonomi har det svært

der er grund til i dag at glæde sig over

kunne få bragt det samarbejdende folkestyre til live og lave en bred aftale det er jeg naturligvis tilfreds med jeg jeg vil gerne

glæder mig sådan set til at få lovforslagene vedtaget

meget hurtigt ude

at det var ufinansierede skattelettelser

måde at den var underfinansieret i starten for senere at blive overfinansieret nu har skatteministeren selv valgt nøjagtig samme model

senere hen

økonomi ligesom med tidligere reformer ikke tusind og ni reformen som spørgerens parti var en del af under det tidligere flertal der leveret decideret ufinansierede skattelettelser som har skabt økonomiske problemer for landet men lad

den skattereform som vi behandler i dag er fuldt finansieret

varigt men også år for år det er rigtigt at vi har prioriteret at der skal være

vi ikke mener at der er brug for at øge skatter og afgifter i lige så hurtigt tempo som vi ønsker at indfase lempelserne netop for at sikre en finansiering også år for år har vi så valgt som spørgeren sikkert er bekendt med at fremrykke en beskatning på kapitalpension som gør at

mere fra 2014 er det så tre milliard

år for år år grunden til at den år for år er fuldt finansieret er at

skat af sin kapitalpension ved indbetaling og at den så er skattefri ved udbetaling det er anderledes end det der gælder i dag det betyder at

få indtægter for cirka fem milliard kroner allerede fra fra næste år og det er det der gør det muligt at indfase

år for år lempelser i skatten

dahl men måske jeg kan få et mere konkret svar fra skatteministeren når man

man skal tage politisk ansvar for at sikre at der er job at få jeg synes generelt der har sneget sig en misforståelse ind i debatten

arbejdsudbuddet og hvad der ellers er blevet smidt rundt

regeringen mener ikke at arbejdsudbuddet skal øges i to tusind og tretten tværtimod mener vi at der er nødt til at blive taget politisk ansvar for at blive skabt job

tusind to hundrede flere i arbejde

at når folk får mindre i forhold til at være i arbejde kommer der flere

meget så kræver det selvfølgelig at der

på arbejdsmarkedet men det kræver også at der er arbejde at få

når regeringen ønsker at gennemføre en skattereform der har fokus på at sænke skatten på lav og mellemindkomster

vi mener det er vigtigere at give et skulderklap til de danskere der

samfund til at køre rundt

en del af finansieringen til den øvelse handler om at der bliver en lidt mindre regulering af visse overførsler fra to tusind og seksten og frem

været vigtigt for os at købekraften bevares og det har også været afgørende

de folkepensionister der har mindst får et løft

det finanspolitiske råderum med to milliard kroner

skattelettelser det synes jeg er et centralt princip

den tidligere regering og det tror jeg er afgørende at fastholde

det været vigtigt at have en fuldt finansieret skattereform

har været baggrunden for nogle af de ufinansierede skattelettelser som vi har set op gennem nullerne

det været vigtigt for os at den finansiering der har været bragt i anvendelse i forbindelse med skattereformen

i aftalen at de dynamiske effekter fra skattelettelserne som udmønter sig i to

til at medvirke til at finansiere det

i den offentlige sektor

hvis man havde anvendt pengene til skattelettelser

været ufinansierede skattelettelser

men hvorfor er finansieringen fundet ved at tage fra de arbejdsløse fra meget store grupper af pensionister og fra efterlønsmodtagere hvorfor

også om også det lovforslag der skal behandles

i en tid hvor lønmodtagerne har udvist løntilbageholdenhed har

indkomster på arbejdsmarkedet det har været sigtet med med skattereformen al finansiering er svær det letteste

være hvis man anvendte metoder som andre her i i folketinget

det mener vi bare vil være uansvarligt derfor

har vi også lagt op til at der skal ske en mindreregulering af

en del af finansieringen der muliggør at de førtidspensionister og folkepensionister der har mindst faktisk kan få et markant løft ligesom vi kan skabe job

indkomsttabet fra at være i arbejde

blive arbejdsløs er bare vokset og vokset alligevel er det den gruppe man siger skal betale for skattelettelser

det forstår jeg simpelt hen ikke en brik af jeg synes heller ikke

præcis den gruppe man synes skal finansiere festen for dem der er i arbejde det det er uforståeligt jeg tror

en ny regering at det var dem der var arbejdsløse der skulle betale for skattelettelser til for eksempel bankdirektøren det er et underligt valg synes ministeren

fortsat vil blive reguleret altså fortsat ske en stigning i

kontanthjælp og dagpenge det er afgørende for regeringen købekraften skal ikke forringes når det så er sagt synes jeg

og håber også at vi kan være enige om at det mest afgørende

er at få et job det er det som alle de arbejdsløse gerne vil have

nødt til at tage politisk ansvar for at skabe de job det er klart at hvis en arbejdsløs

får man heldigvis også glæde af at skatten på løn er sænket det synes jeg sådan set

meningen er ikke at personer skal være arbejdsløse i årevis

en diskussion i ministerens eget parti sf hvor ministeren var ude at sige at sf ikke skulle kæmpe for de særlig privilegerede mennesker det var piloter advokater overlæger og professorer hvorfor får de så

skattelettelse når man laver en skattereform

man kunne

at lave en skattereform med enhedslisten der ikke tog penge fra på overførselsindkomster og som ville have givet færre penge i skattelettelser til de her grupper hvorfor valgte regeringen med en sf skatteminister

prioriteret næsten en fordobling af beskæftigelsesfradraget

et særligt beskæftigelsesfradrag til de enlige forsørgere og

prioriteret at hæve grænsen for hvornår man skal betale topskat

synes det er fornuftigt og rigtigt at prioritere

og mellemindkomster det er rigtigt at der så vil være personer som både får glæde af at man fordobler beskæftigelsesfradraget og hæver grænsen for hvornår der skal

topskat det er klart

er fornuftigt og rimeligt at bede den gruppe om at bidrage til finansieringen det er noget nyt i skattepolitikken

men hvorfor skulle de tages

fra fattige og fra syge vi har hørt fra de radikale i dag at det var for at øge arbejdsudbuddet som så skulle betyde løntrykkeri der skulle skabe arbejdspladser vi må ikke kalde det løntrykkeri vi skal kalde det stabil lønudvikling men er det resten af regeringens politik var det derfor at man skulle forringe

at vi skulle have haft fokus på de mest privilegerede i den her skattereform det tror

understreget det har ikke været regeringens fokus det jeg forsøgte at sige

fornuftigt at mindske beskatningen af arbejdsindkomst og i stedet for beskatte andre kilder

de metoder vi har valgt af beskæftigelsesfradraget og

der også være være mere velstillede grupper der nyder godt af det

ikke noget imod al den stund det er skatten på løn der kommer nederst det der så bare er centralt

holdning helt klart er at løndannelsen klares blandt arbejdsmarkedets parter

set at danske lønmodtagere i den grad har fortjent en

vores forhåbning er da også at vi fremover vil opleve en velstandsfremgang blandt danske lønmodtagere fordi vi faktisk

danmark forhåbentlig har en chance i en global verden

dansk folkeparti i to tusind og fire to tusind og syv

og mellemindkomstgrupperne og ikke ufinansierede

at der er fokus på at det skal kunne

indrømme at det var helt centrale elementer

og løftede grænsen for hvornår man skulle betale mellemskat det var vel ikke skattelettelser til de mest velstillede her

at der er lidt forskel på på fokus i skattepolitikken fra den foregående regering til den nuværende regering

bankdirektør som som jo må siges at være være omdrejningspunktet og fokuspunktet i i den såkaldte rødvinsreform

hvis man for eksempel kigger på gevinsterne for den her omdiskuterede bankdirektør

den skattereform vi behandler i dag og den som blev vedtaget

voldsom nok i retorikken da

fejl og det mest vanvittige vk regeringen fandt på da

synes at beskæftigelsesfradraget er fornuftigt og at vi også er glade for næsten at kunne fordoble det

man skal rose den tidligere regering for at gennemføre ufinansierede skattelettelser

er en del af den oprydningsopgave vi så har har døjet med fair nok med det

jeg glad for at kunne understrege igen at

nu handler det om lav og mellemindkomster og ikke om

mennesker som har et arbejde i dag og hvis man for eksempel arbejder på et slagteri som som lukker og flytter til udlandet så

en vigtig forudsætning for at alting ikke lukker ned omkring en selv

et rimeligt niveau for at man har en tryghed

bringer ind i debatten det som regeringen har været optaget af i forbindelse med skattereformen her det har jeg også forsøgt at gøre meget klart er at vi er nødt til at tage politisk ansvar for at der bliver skabt job

det er det som de arbejdsløse først og fremmest har en interesse i og dernæst synes vi også

større andel af deres løn altså får mere ud af at gå på arbejde logikken her er at det får man så selvfølgelig også glæde af når man som arbejdsløs får et arbejde

må jo erkende at det er en risiko i dag at man kan miste

det vil det også være i to tusind og to og tyve

3fs a kasse har beregnet at

som lønmodtager når man mister sit arbejde

altså udhules med den her aftale

hvad en optimal dagpengedækning bør være

jeg hele regeringen regeringspartierne og i øvrigt også aftalepartierne står i den grad bag reformen og vi synes

grunden til at jeg ikke sætter en præcis

fra faggruppe til faggruppe hvad dækningsgraden er i dag og i øvrigt også vil være i fremtiden

man skal være meget påpasselig med at sige at der

skal være i procent

mere simpelt op er det regeringens holdning at dagpengedækningen skal øges

større eller skal det blive mindre her tænker jeg på en gennemsnitslønsmodtager som ministeren

selv siger er det jo et ret relevant spørgsmål ikke mindst i en tid hvor tusindvis af mennesker har mistet jobbet og hvor tusindvis af mennesker går rundt og frygter at miste jobbet så

vi har et fællesskab og i øvrigt også et dagpengesystem som tager sig af

at der i en afgrænset periode skal ske en lidt langsommere stigning end der ellers var planlagt hvad det har af betydning for dækningsgraden vil variere fra faggruppe til faggruppe

at folk der er så uheldige at have mistet deres arbejde af den ene eller den anden grund får de bedste muligheder for at komme i arbejde igen dels ved at få gode tilbud om opkvalificering dels ved

vi har investeret alle vores ressourcer al vores politiske energi

om det er regeringens mål at man hvis man mister jobbet

end man har i dag og her tænker jeg på en gennemsnitlig lønmodtager eller en mindsket dagpengedækning altså hvad er regeringens mål jeg kan forstå at ministeren taler om tryghed for de ledige i enhedslisten har vi den holdning at noget af det der skaber tryghed for de ledige er det økonomiske tab hvis man mister jobbet ikke

derfor synes vi også det er et stort politisk problem at man igennem de sidste mange år har fået en lavere dagpengedækning det betyder at faldet hvis man mister jobbet ned til en ledighedsydelse bliver større er det regeringens mål

dårligere dækning på dagpengeområdet for en gennemsnitlig lønmodtager

nu som altså giver en mindre stigning i en afgrænset periode end det der ellers var planlagt så på den måde er

set ikke lagt op til en justering i forhold til det som

jeg er helt enig i at det at have tryghed i forhold til den økonomiske dækning betyder meget for de ledige regeringen og jeg selv er også af den opfattelse at det som for alvor også betyder noget

et stærkt fællesskab som gør alt hvad der står i fællesskabets magt for at hjælpe den ledige i job igen det betyder dels gode muligheder for opkvalificering det betyder dels at der bliver taget politisk ansvar for rent faktisk

regeringen at lave en aftale med venstre og konservative

for at lave aftalen med enhedslisten hvad var begrundelsen og jeg har særlig spurgt

deres begrundelse for at synes at det var bedre at lave aftalen med venstre og konservative og dermed tage penge fra de arbejdsløse

alle dem der er på efterløn

vigtigt at tage pengene der i stedet for som vi havde foreslået nogle andre steder

klokkeklar mulighed for at tage stilling til

laver en aftale med venstre og konservative

altså heroppe fra folketingets talerstol

se at der ikke er flere der nu

spørge sig selv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

åbnet og jeg giver ordet til herre eyvind vesselbo

jeg skal lige oplyse at forslaget er fremsat af social og integrationsministeren

også taler på det konservative folkepartis vegne så det parti er dækket ind af det jeg siger når man har fulgt debatten her hele dagen og hørt hvad der er blevet drøftet så må man sige at der

fat i en del af den problematik som ligger i det

men det der har været problemet har været at

den debat har været noget noget sporadisk man har kastet en masse kommentarer

påstande ind og derfor er det vel på sin plads lige

ridse op hvad det egentlig er det her lovforslag

det drejer sig om at regulere en række af overførselsindkomsterne i to tusind og seksten med nul

med nul procent i to tusind

i debatten at man siger jamen så er der nogle der får mindre udbetalt i to tusind og tre og tyve end de gør på nuværende tidspunkt det er jo ikke rigtigt men det er korrekt at de får mindre udbetalt

og tretten vil være en kompensation på fire tusind fem hundrede

de folkepensionister som får ældrechecken og der vil være en

så på en eller anden måde må man jo sige at der

i den her regulering

bliver frigjort nogle midler som kan gøre gavn

når man følger debatten her så er det egentlig

de spørgsmål der er stillet det drejer sig ikke om en menneskelig indfaldsvinkel til det her det drejer sig om at

egentlig hjælper de her mennesker med at få et arbejde

sikre at de her mennesker får måske hundrede

at diskutere hvordan vi hjælper

mennesker med det problem de har nemlig at de ikke har et arbejde det er den ene del af det den anden del

netop de her grupper som har et helt andet problem end det der bliver drøftet her

to hundrede kroner mere om måneden

hvis man giver en narkoman hundrede kroner mere om måneden bliver han så mindre narkoman af det nej

på det der egentlig er det reelle problem nemlig det menneskelige problem

derfor synes jeg det ville have været meget vigtigere

få hundrede kroner mere om måneden og hvad har i tænkt jer at gøre for

brug for mange flere arbejdspladser se det var det jeg synes at enhedslisten og andre der har stillet spørgsmål ved den aftale skulle koncentrere sig om i stedet for fuldstændig økonomisk ensporet at fokusere på hvor meget mere kontanthjælpsmodtagere

og andre grupper på overførselsindkomster

de udsatte grupper skulle gerne få så gode vilkår at en stor del af dem også

det er slet ikke det der har været debatten her

nogle mennesker som får hundrede kroner mere eller mindre om måneden

det som den her mindre regulering betyder er at for eksempel en dagpengemodtager får trettentusind kroner mindre om året altså hvor kommer det der hundrede kroner mere eller mindre om måneden fra

spørgsmål som burde interessere enhedslisten nemlig hvad gør vi for de udsatte grupper i danmark

kan være på sociale ydelser det her er jo et meget vigtigt spørgsmål om hvordan vi får folk væk fra de sociale ydelser

hvordan vi fastholder dem på de sociale ydelser det gælder om at få et arbejde og det gælder om at hjælpe de mennesker som har det svært i det her samfund med at blive en del af det danske samfund

kan forstå at det er meget meget vigtigere at diskutere nogle satser

eller hvis der sidder nogle mennesker som på grund af krisen krisen har fået en fyreseddel og derfor er på dagpenge eller kontanthjælp

ordførerens indlæg her i aften så tror jeg

mennesker som går ledige og som har så svært ved

for de mennesker som er ramt af sygdom og derfor for eksempel er på førtidspension og som har så svært ved at få økonomien til at hænge sammen der tror jeg faktisk det betyder ret meget om det er hundrede kroner om måneden eller om det er trettentusind kroner om året så derfor synes

hvilke økonomiske konsekvenser

for en person på

om vi taler om hundrede kroner om måneden eller trettentusind kroner om året jeg synes det er en

over for de mennesker som den her skattereform

jeg kan høre at den er helt op i diskanten jeg tror udmærket at de folk der har set det her kan forstå hvad det er jeg siger

fru johanne schmidt nielsen ikke hun forstår ikke et klap af det som jeg har prøvet at rejse som en debat her nemlig at der er nogle grupper i det her samfund som bliver holdt ude som ikke får et arbejde som ikke bliver hjulpet fordi

psykisk syge eller de er hjemløse eller på en anden måde

ske over ti år og det jeg har pointeret

der tager noget fra nogen

som nogen har fået endnu det er jo en regulering som bliver justeret nu og så får man når man når til to tusind og

tre og tyve et meget større beløb end man faktisk får på nuværende tidspunkt

johanne schmidt nielsen siger er ikke korrekt

for venstre og derfor vil jeg lige give ordføreren mulighed for at råde bod

det var jo sådan at venstre inden skattereformen

på en dårlig måde nu kommer ældre sagen så og afslører at ethundredetusind pensionister vil blive ramt af den skattereform som venstre

ganske enkelt mistet penge fordi venstre har lavet en skattereform med regeringen der rammer folkepensionisterne venstre har jo så haft et slogan der hedder at det ikke må være dyrere at være dansker

at høre ordføreren

hen er sådan at venstre har droppet sit slogan har erkendt at det var forkert

gøre med venstres politik

hen er sådan at venstre ganske enkelt ikke betragter

det kunne jeg ikke få et svar på under den tidligere debat med herre torsten

enhedslisten har gjort hele dagen nemlig at tale udenom det der egentlig er det helt centrale problem

den menneskelige indfaldsvinkel til det her igen bare økonomi økonomi økonomi det her drejer sig om at få mennesker i arbejde det drejer sig om at hjælpe dem som har det svært i det her samfund

det gider enhedslisten overhovedet ikke diskutere for man kører fast i den rille man hele tiden har fokuseret på nemlig at fastholde folk uden for det danske arbejdsmarked og ikke hjælpe de udsatte grupper

det der er problemet i det sidste år hvor enhedslisten har været parlamentarisk grundlag der er intet sket for de udsatte grupper i det her samfund

altså det som jeg snakkede om var folkepensionister de ethundredetusind folkepensionister som ældre sagen har opgjort vil miste penge

har siddet og regnet på hvad de ville have til deres alderdom

altså dropper venstre sloganet om at det ikke må være dyrere at være dansker når nu man tager fra folkepensionisterne eller er det

hen sådan at folkepensionisterne ikke er i den kategori som venstre siger

der bliver givet et ekstra tilskud

til folkepensionister med ældrechecken på fire tusind fem hundrede kroner næste år og man forhøjer

med syv hundrede og halvtreds kroner om året

hvad problemet egentlig er

om ordføreren for venstre har læst det her lovforslag ordføreren bliver ved med at fremture

det er umenneskeligt at beskæftige sig med hvilken indtægt folkepensionister har så kan man jo undre sig over hvorfor venstre så gerne ville

regeringens oplæg

at hovedparten af de grupper på overførselsindkomst

er folk som per definition er uden for arbejdsmarkedet det er efterlønnere det er ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere det er folkepensionister det

er mennesker på barsel og jeg kunne nævne en stribe mere er det fuldstændig forbigået ordførerens opmærksomhed at det

at alle de grupper som herre finn sørensen nævner vil få mere i lønningsposen

i indtægt end de har på nuværende tidspunkt

være med at fortsætte med at sige at de får mindre og at vi tager noget

tage noget fra nogen der ikke har fået det endnu

at fastholde den logik

må man vel sige at en stor del af de grupper

er folk som som godt kan tage et arbejde og når herre finn sørensen nævner at der er en

var dem herre finn sørensen skulle koncentrere sig om

arbejdsmarkedsparate nu

ikke bare skal opgive ligesom enhedslisten åbenbart gør men sørge for at hjælpe så de måske kunne få en tilværelse på arbejdsmarkedet

mennesker der er på overførselsindkomst og som skal bidrage til de her

ordføreren er at

betingelsen for at få førtidspension er at arbejdsevnen er nedsat i en sådan grad at man ikke er i stand til at forsørge sig selv det vil sige at man som udgangspunkt ikke nogen rolle på arbejdsmarkedet

ud fra at ordføreren er enig i men jeg vil bare gerne have at ordføreren bekræfter det faktum som er at de grupper vi taler om og som får forringet

som følge af det her

så vi ligesom kan få ryddet op i den her tågesnak om

at man forringer reguleringen af overførselsindkomsterne herunder af folkepensionens grundbeløb

ikke bekræfte at man får mindre udbetalt

sociale ydelser eller i folkepension

i årene fremover man får tværtimod noget mere

får man mere udbetalt

stor del af førtidspensionisterne har så store problemer at de har svært ved at få et arbejde men jeg synes bare det er sørgeligt hvis vi af den grund opgiver alle

førtidspensionisters mulighed for at få en tilværelse på arbejdsmarkedet

at man skal tvinge førtidspensionister ud på arbejdsmarkedet men man kan vel sagtens gå ind

en førtidspensionist meget gerne vil have et arbejde og føler sig arbejdsmarkedsparat og sige ok vi vil gerne hjælpe dig så du får en mulighed det andet er jo at svigte folk

at skattereformen er fuldt finansieret

der gives skattelettelser mest til dem der har mest både i kroner og i procent så jo mere man tjener jo mere får man i skattelettelse hvis det er sådan at nogle får penge

få redt de her tråde ud så vi ikke bare snakker forbi hinanden fordi der er et politisk motiv til at diskutere ud fra nogle forkerte præmisser

sådan ved siden af hinanden uden egentlig at tage konkret stilling til det der egentlig

rejse nemlig spørgsmålet om at få folk alle de her grupper som vi har talt om i dag med ind i det danske samfund og det forstår jeg er

er at have det menneskelige perspektiv

og det er dem der tjener allermest i samfundet får fuldt finansierede skattelettelser

og er ordføreren ikke enig i at dem der så får mindre end det der var stillet i udsigt er dem der er på folkepension

jo ikke finansieret sådan er

nogle får og nogle mister

ikke bare indrømme det i stedet for at komme med alt muligt sludder om at vi andre ikke synes at folk skal i arbejde altså

men det er da klart herre frank aaen at

tager man pengene et sted fra

har herre frank aaen fuldstændig ret i

det det her lovforslag går ud på for at give nogle skattelettelser så vi kan få nogle flere arbejdspladser justerer man

sociale overførselsindkomster det er helt rigtigt det

skal man jo ikke stå heroppe som andre jeg har hørt

jo det herre frank aaen ikke vil diskutere

flere af dem som ikke er arbejdsmarkedsparate og som er i de udsatte grupper ind i det danske samfund igen

regnetimer og alle mulige andre ting så måske er man selv medvirkende til at få den type spørgsmål

noget som ordføreren sagde i sin indledende tale hvordan er det lige

vedkommende så får et sted at bo den sammenhæng vil jeg meget gerne

skændes om det

at en hjemløs får et sted at bo eller en narkoman bliver mindre

narkoman af at vi ikke regulerer

jeg appellerer til enhedslisten om

her drejer sig ikke bare om at give folk nogle flere penge om måneden det drejer sig gøre en indsats for at hjælpe dem

jeg taler om det menneskelige perspektiv

man nogle penge fra de her grupper af mennesker ikke for at bruge dem på nogle initiativer der kan hjælpe dem ud af hjemløshed eller af stofmisbrug men for at give skattelettelser til nogle af dem der har rigtig mange penge

en lille smule kunne det tænkes

i forhold til for eksempel at få et sted at bo og et arbejde behøver de to ting nødvendigvis at være i modsætning til hinanden

kombinere de her ting økonomien og så en hjælpeindsats for at få folk

som jeg sagde før er det da ganske korrekt at det har en betydning hvilken økonomi man har men jeg er bare ikke enig i

sagt flere gange at man tager noget fra nogen man tager ikke noget fra nogen

tage noget fra nogen som ikke har fået det det som man gør

man regulerer her i årene fremover og der vil blive endnu flere midler til rådighed for de her grupper i årene fremover end der er på nuværende tidspunkt men jeg medgiver samtidig at det er mindre

været hvis vi ikke havde reguleret det er helt klart

men jeg mener bare at det vigtigste i den her sammenhæng er at vi får gjort noget for de grupper som er uden for

er de menneskelige aspekter der bliver inddraget i den bekymring der fremkommer og som jeg også senere hen i min ordførertale

er jo netop nogle marginaliserede grupper det drejer sig om nogle som har det svært i samfundet som jo faktisk bliver ramt af den her skattereform og der synes jeg måske at ordføreren

i stedet for at holde meget fast på at det drejer sig om økonomi

accepterer jeg ikke det argument

pointen her at de får mere end de har nu men jeg har samtidig medgivet at de får mindre end de ville

hvis vi ikke havde lavet reguleringen men men pointen her er at de

ikke kan komme tilbage på arbejdsmarkedet for eksempel

førtidspensionister og nogle handicappede en del af dem som vi også

de udsatte grupper i danmark derfor synes jeg også

kunne være meget relevant at høre ordføreren om man når man ser i bakspejlet også vurderer at det her er

nogle ændringer som man nu gør

er de her mennesker nødt til at være på passiv forsørgelse

regeringen nævner jo dagligt at man vil gøre en masse ting

flere folk i arbejde derfor kan man bare sige at det er svært svært fordi det problem skal

at det er en noget speciel holdning at have til folk der er handicappede og folk der har nogle problemer at de af den grund ikke skulle kunne få en plads på vores arbejdsmarked hvis de gerne vil

men det er som om man bare slår ud med hånden og siger

der er en masse arbejdsløshed og derfor kæmper vi for at folk skal få så meget i sociale ydelser som overhovedet muligt

det er jo netop at folk ikke skal være på sociale ydelser fordi de skal være aktive en del af det danske samfund så mange dem der nu kan jeg må konstatere oven på den her debat at

er at man stort set er meget enig i den problematik jeg har rejst men at man ikke er så meget for at diskutere netop de problemer

at lede danmark var at vi afskaffede de særligt lave fattigdomsskabende ydelser som den tidligere regering havde indført starthjælpen kontanthjælpsloftet og timereglerne

noget andet vi gjorde som det allerførste var at lave en kickstart for

arbejdspladser i det her land hvorfor nævner jeg det

debatten i dag måske nogle gange godt kan komme til at lyde som om socialpolitikken i det her land starter og slutter med om

procentpoint større eller mindre det siger jeg ikke for at forklejne at det betyder noget hvor meget vi regulerer satsen det anerkender jeg og jeg anerkender også herfra socialdemokrat

i en historisk dyb økonomisk krise når kassen er tom og det hele er soldet væk

rigtig mange ting som ikke er sjove men det som er kendetegnende for socialdemokrater som altid har været det og altid skal være det er at vi tager ansvaret på os ikke bare når det er sjovt og man kan bruge penge men også og måske endda især når tingene er svære

og når der skal prioriteres det

overførselsindkomsterne med fem procentpoint mere eller mindre og det er

men det er også et væsentligt socialpolitisk spørgsmål at sige skal vi målrette indsatsen til nogle af de grupper som har allermindst i det her samfund noget som jeg er

som socialdemokrat ved det her forslag er at vi laver

målrettet løft en målrettet indsats for nogle af de grupper i det her land som har allermindst og at vi laver en målrettet indsats for eksempelvis den enlige mor det første først med den her reform giver vi et målrettet løft en målrettet håndsrækning til nogle af dem der har allermindst nemlig til folkepensionisterne som kun har grundbeløbet og til de førtidspensionister som har de laveste indtægter

konkret løfter vi den supplerende pensionsydelse det vi også kalder for ældrechecken

hundrede kroner om året før skat vi løfter pensionstillægget med syv hundrede og halvtreds kroner det gør vi allerede nu og når vi mener

er nogle af de mennesker i det her land som er dårligst stillede det har længe været et ønske socialdemokraterne at kunne komme til at løfte dem jeg glæder mig rigtig meget over at det nu lykkes for os at give dem et klap på skulderen en tak for at de har været med til at bygge vores samfund et andet stort ønske som

på tværs også har haft længe har været at kunne gøre noget for

blevet blevet efterladt blevet fanget på

som vil have gavn af at blive på den derfor er det frivilligt men for nogle af dem som nu får mulighed for

det betyde en meget meget meget mærkbar forskel

kroner mere om året at gøre noget det er mange penge når man ikke har nogen det har vi ønsket os i lang tid det glæder jeg mig rigtig meget over at vi kan gøre nu

så er det også selvstændig god socialpolitik at løfte den enlige mor som står op hver morgen leverpostej eller ej pakker de søvnige unger ind i flyverdragterne op i bussen og tager på arbejde det er sådan i dag at enlige forsørgere

markant overrepræsenteret i den desværre stadig væk ret store gruppe af danskere for hvem der er en ikke ret stor økonomisk gevinst

og timereglerne og starthjælpen fordi vi ikke ville acceptere at det betød at der var nogle børn der voksede op i en familie hvor man havde meget meget lidt vi vælger også at det skal være muligt hvis du er enlig forsørger

friplads til dit barn i daginstitutionen

socialpolitik i det her land handler om lige præcis de

skal det fortsat være men det har altså betydet at der for en meget stor gruppe var en meget lille forskel på om du var i arbejde eller om du ikke var i arbejde det gør vi nu noget ved ved at tredoble beskæftigelsesfradraget for den enlige mor hun får nu en forbedring der betyder at hun måske kan tage sit barn med på sommerferie måske kan hun få råd til at købe en opvaskemaskine der kan lette hendes hverdag en lille smule det synes jeg faktisk også er rigtig god socialpolitik det er også rigtig god socialpolitik også for de her børn at sørge for at vores fælles velfærd fungerer at sundhedsvæsenet fungerer og at uddannelsessystemet fungerer

hjerteblod for os at den her reform skaffer to

dem har vi brug for især for dem der har mindst dem der har mest brug for fællesskabet dem som er syge som har sociale problemer eller i gåseøjne

bare mangler et arbejde

også sådan at noget af den mest betydende socialpolitik vi kan lave for for eksempel det her barn af den enlige mor

at sørge for at mor har et arbejde det

en meget afgørende ting for et barns livschancer

at skaffe arbejdspladser det første vi tænker på når vi

tænker på når vi går i seng om aftenen vi har ført den mest aktive finanspolitik af

det gør vi fortsat og skatteaftalen her er en del af den aktive finanspolitik

joachim b olsen fra liberal alliance også har trykket på naboens knap jeg har i hvert fald fru merete riisager på

det finder vi ud af når vi når dertil men den første til

at man blandt andet har afskaffet starthjælpen og det gjorde man jo med enhedslistens mandater

alene blandt folkepensionisterne er der omkring ethundredetusind som økonomisk set taber på den her reform så man skal

femtentusind fik man løftet økonomisk ved at afskaffe fattigdomsydelserne men det

af dem der har mindst som bliver ramt økonomisk af den her reform jeg kan forstå at ordføreren interesserer sig rigtig meget for den enlige mor lad os håbe at den enlige mor ikke mister sit job eller bliver syg

femtentusind kroner om året betyder rigtig meget det lagde ordføreren vægt på

risikerer at miste når den her reform er fuldt indfaset fordi man jo lader dagpengemodtagere og så videre betale for skattelettelserne

i socialdemokratiet skattelettelser i

nogle som fru maja panduro og jeg selv højere

at sikre for eksempel et ordentligt dagpengesystem

faktum er jo at finansieringen til de her skattelettelser

med den gamle regulering have fået en stigning i forhold til

at det betyder noget det forsøger jeg ikke negligere

er det fordi jeg synes det er vigtigt at lave en

løfte nogle af de allersvageste

som skal skal løse mange ting men den kan

og og lave andre ting som for eksempel

alene med det formål at give til dem der har endnu mindre men faktum er

for langt de fleste kroners vedkommende går til skattelettelser til blandt andet

lige så vi får at

det er socialdemokraternes mål at dagpengedækningen forbedres eller forringes

økonomiske fald ned til dagpengeniveau

jo ellers været socialdemokraternes politik i årtier

men erfaringen viser at der er

hvor alle ikke er i arbejde og socialdemokraternes politik at have et stærkt sikkerhedsnet til at gribe de mennesker der mister deres job med den her skattereform forringer man dagpengedækningen

som socialdemokrat er jeg stolt over og glad for vores danske model og mener at vi skal gøre rigtig meget for at bevare den

nogen parter hen over sommeren har ment at man skulle forringe den danske model jeg mener

et stærkt sikkerhedsnet i danmark en god stærk model og en god dækningsgrad

andre kan få nogle skattelettelser

jo så tro på men det ville

overbevise mig hvis ordføreren havde sagt at så lader vi være

hvorfor lod man så ikke være når der nu faktisk var en mulighed

lave en aftale hvor man ikke ramte disse grupper men hvor man alligevel kunne gøre de gode ting som ordføreren gerne vil gøre og som vi er enige om

muligheden for førtidspensionister på gammel ordning for at vælge den nye ordning man kunne oven i købet sammen med enhedslisten også helt have undgået

ikke bare være med det hvis det nu er fordi det ikke er sjovt og der faktisk er en anden mulighed det vil

at enhedslisten ikke slog til

en aftaleskitse et forhandlingsoplæg som har floreret i dagspressen

og det var så ikke muligt med med

lavede man en aftale med de borgerlige som stort set svarede til

lagt op til i det udspil som enhedslisten siger at de

et større finanspolitisk råderum til at forbedre velfærden

igennem sammen med de borgerlige

med venstre og konservative fik et ja til en aftale der var stort set identisk med den som regeringen selv havde lagt frem det synes vi er en god aftale der er nogle elementer vi er gladere for end andre men vi er grundlæggende glade for en aftale som forbedrer vilkårene meget markant for den enlige mor

på den gamle ordning over på den nye ordning og som giver et meget markant løft for nogle af de folkepensionister i det her land som har allermindst at gøre

forringe forholdene for syge arbejdsløse og pensionister for at skaffe nogle milliarder som man så kan give i skattelettelser særligt mange af de her skattelettelser skal så gives til de allerrigeste danskere eksempelvis advokater der tjener rigtig mange penge mener socialdemokraterne at at det er godt at gøre det

ordføreren hellere set at man ikke havde taget de penge fra overførselsindkomsterne

det politiske valg som regeringen havde da de sad og kiggede på

vælge venstre og konservative og hive dem hjem

nu valgte man så at tage venstre

socialdemokraternes politik at det er overførselsindkomsterne der skal betale for advokatens skattelettelser

et tilbud på bordet i ganske mange dage

man ikke ville sige ja til nu siger man at man ville have accepteret det udkast der lå

at man ikke gjorde det vi har så i stedet for lavet en anden aftale en aftale

allerflest penge på at give skattelettelser

og mellemindkomstgrupperne når når vi har brug for så relativt mange penge

at give skattelettelser ved at hæve bundfradraget er en relativt dyr måde at give skattelettelser på fordi det jo berører rigtig mange

modelfamilier som skatteministeriet bruger

miste penge i den her nye aftale og de fik altså over ethundredetusind kroner mere til rådighed med forårspakke

tolvtusindtohundrede kroner mere fik de til rådighed om året i forhold til dem har vi den helt almindelige lo familie som rent faktisk får mere

er det bedste eksempel den enlige mor

når man hører enhedslisten lyder det som om man kun kan give skattelettelser til de allerrigeste det vi har prioriteret er at give skattelettelser til nogle af dem som går på arbejde hver dag

lavet fra den side jeg må sige at ordføreren jo ikke undskylde den her skattereform man laver nu her med noget som vi begge to er enige i nemlig at den tidligere regering og dansk folkeparti lavede en masse uansvarlige

skattereformer der gavnede de rigeste danskere tværtimod

været en anledning til at stoppe det

godt forstå at ordføreren ikke er helt glad for den politik som

indkalde hovedbestyrelsen så de kunne godkende den

valg at tage fra overførselsindkomsterne

advokaten jeg er enig i at

danskere skal have en en skattelettelse men jeg er uenig i at det er arbejdsløse syge og pensionister der skal betale for advokatens skattelettelse og det er det regeringen har valgt og det synes jeg ordføreren bør stå

jeg synes er lige mega sjove

i politik er det for at gøre en forskel og når jeg

det for at være med til at tage ansvar nogle gange ville det garanteret være rigtig meget sjovere og rigtig meget nemmere

og have meget rene hænder

nogle måske nok små set med

til ny ordning for den folkepensionist som har har mindst

og jeg synes faktisk det er fair nok i en situation hvor kassen er tom vi har ikke nogen penge kassen er tom og vi bliver nødt til nu alle sammen

bidrager blandt andet ved at vi aftrapper deres børnecheck noget som enhedslisten ifølge

gøre en indsats det synes jeg egentlig er

især når det betyder at vi får penge til at forbedre psykiatrien at vi får penge til at løfte nogle af dem der har

lavere regulering af overførselsindkomsterne altså at man får mindre i forhold til dem som er

flere i arbejde går på to ben jeg tror ikke vi kan nøjes med at øge arbejdsudbuddet

på magisk vis kan skabe flere job

give folk en mindre ydelse end ellers jeg tror at vi skal sørge for

vi overtog ansvaret for det her land

vi har gjort det med investeringsvinduet som vi har lavet i skatteaftalen her som man vel kan kalde for en slags kickstart nummer to

en fremrykning af private investeringer i modsætning til den fremrykning af offentlige

gør vi det med skatteaftalen her

med nogle af skattelettelseselementerne vi har gjort det med vores energiaftale vi gør det med boligrenoveringsaftalen vi skaber job hver eneste dag fordi det er det der er

hvert fald når det er en socialdemokratisk regering der lægger

der er en erkendelse

at når man giver mere og mere

i

olsen har sine holdninger til hvad der er interessant i det her forslag dem behøver jeg så ikke nødvendigvis

jeg tror at det der er allermest afgørende for at vi kan øge beskæftigelsen i det her land er at vi skaber arbejdspladser det er det vi først og sidst skal gøre for at vi kan få folk

er det også det som den her regering er allermest optaget af synes jeg som socialdemokrat at det er godt hvis det

det var et uacceptabelt lavt niveau

en mere afdæmpet stigning

job det skal vi gøre med den anden hånd der er vi måske uenige om hvordan mennesker fungerer jeg tror ikke der

mange flere job op af at gøre folk fattigere

som den borgerlige regering end ikke turde drømme om at gennemføre

en meget indigneret tale om mod til at forandre

ny regering vil gøre er

eller

stigning hvis vi skal tale deciler

i sig selv er en lille smule paradoksalt at dem der er

herre per clausen selv har sagt at ginikoefficienter

være forsigtig med de kan mange ting men de kan ikke alting

at at jeg gerne står på mål for at vi laver en mere afdæmpet regulering af satserne jeg startede også med at sige for jeg synes at man skal være ærlig at jeg ikke synes det er sjovt men jeg tror egentlig folk har valgt socialdemokraterne til

om at vi desværre ikke kan bruge pengene før de er kommet ind det har også afspejlet

i kroner og øre er det fem tusind fire hundrede kroner

at når man kommer til magten vil man arbejde for mere lighed og mere retfærdighed og for at vi i mindre grad skal se det vi har set de sidste ti år hvor det først og fremmest har været de rigeste

de mennesker der har de laveste

er jo ikke rigtigt at det er de allerrigeste som vi er mest optaget af at give til for eksempel var der direktørfamilien fra før de kommer til at betale de kommer til

sidst man gav skattelettelser givet over ethundredetusind kroner om året

give skattelettelserne til dem som tjener mindst

at hæve bundfradraget det synes jeg faktisk

vi skeptiske over for regeringens udspil og vi er

aftalen der er områder som vi ikke mener bærer præg af en social forståelse

noget af det som dansk folkeparti mener er

altid været en mærkesag at der skal

fokus på den ældre del af befolkningens levevilkår og sikre de svagt stillede medborgere i danmark

de fleste af os i dag lever en tryg og stabil tilværelse både menneskeligt og økonomisk derfor var det også på dansk folkepartis initiativ at vi i sin tid opfandt ældrechecken der er jævnligt blevet trukket på smilebåndet blandt andet hos de mennesker der ikke har haft udsigt til at få ældrechecken men der hersker ikke tvivl om at det hos modtagerne er et højdepunkt i året når den kommer ind ad døren i januar måned

som faktisk er med til at gøre en forskel i en økonomisk presset hverdag det er naturligvis godt og positivt at ældrechecken forhøjes men dansk folkeparti finder ikke at det er socialt ansvarligt at forhøjelsen af ældrechecken og forhøjelsen

finansieres ved at skabe større økonomiske skel mellem de borgere der er på arbejdsmarkedet og de borgere der er uden for arbejdsmarkedet og det er nu engang effekten af regeringens forslag når man fremover vil regulere med endnu mindre end lønudviklingen fraregnet satsreguleringsprocenten i perioden to tusind og seksten til tre og tyve nedsættes reguleringen med samlet fem procentpoint det vil sige at forskellen mellem borgere på og uden for arbejdsmarkedet forøges regeringen hævder at overførselsindkomstmodtagerne med den foreslåede ordning bevarer deres købekraft det synes jeg så ikke helt man kan udlede af forslaget idet det fortsat er lønudviklingen der danner grundlag for reguleringen af overførselsindkomsterne der foretages bare et større fradrag heri end det tidligere har været tilfældet med satsreguleringsprocenten

vil overførselsindkomstmodtagernes købekraft blive udhulet

det er ikke kun kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister som der har været meget fokus på i pressen og også i dag her i salen det er også folkepensionister der ikke modtager folkepensionens tillæg dagpengemodtagere sygedagpengemodtagere modtagere af barseldagpenge og personer der får kompensation for ikke at have fået tilbudt et seniorjob og herudover er der gruppen af handicappede og socialt udsatte af høringssvarene fremgår det jo tydeligt at disses organisationer organisationer er meget afvisende over for forslaget som vi behandler i dag regeringen forsvarer sig så med at de økonomisk dårligt stillede pensionister kompenseres jeg tror faktisk at mange pensionister i dag føler at de har fået en lang næse i valgkampen lovede s og sf fem tusind kroner mere i pensionstillæg nu får folkepensionisterne så som

i dag tre hundrede og fem og halvfjerds kroner ekstra i henholdsvis to tusind og femten og to tusind og seksten det er altså langt over fire tusind kroner mindre end de var blevet lovet det synes jeg ærlig talt ikke er meget kompensation

når man tænker på det samlede forslag dansk folkeparti har hele vejen igennem ytret at der skal være en social balance og det

der er i det samlede udspil som er kommet fra partierne bag skattereformen vi ser endvidere at der efter aftalens indgåelse har været en del diskussioner blandt aftaleparterne om områder der skal ændres og uenighed internt i partierne om

er godt nok det havde været klædeligt såfremt man havde givet sig den fornødne tid til at lave en reform der ville kunne holde

er det faktisk en uskik jeg mener faktisk det er manglende respekt

de mennesker der berøres af lovgivningen og man kan jo undre sig over at det netop ved regeringens tiltrædelse blev pointeret meget kraftigt at det var vigtigt at høringer foregik

med hensyn til alle frister og tidspunkter og hvem der skulle høres det synes jeg ikke helt har været tilfældet i forhold til det her forslag

når sådan en aftale indgås skal man være meget bevidst om at den vil påvirke mange menneskers hverdag og derfor er det meget vigtigt at den er gennemtænkt og holdbar så borgerne ved

regne med i forbindelse med det videre arbejde med l to hundrede mener dansk folkeparti at de to elementer der er i det her forslag faktisk bør deles op i hver sit lovforslag dansk folkeparti ønsker såfremt en opdeling sker at stemme for en forhøjelse af ældrechecken og medvirker gerne til at finde finansieringen dertil men da vi ikke mener at det andet element repræsenterer den sociale ansvarlighed som dansk folkeparti

vi ikke stemme for den del opfordringen skal derfor lyde at forslaget netop deles op i to når vi skal viderebehandle det i socialudvalget

en af ordførerens begrundelser var at man ikke ville være med til at øge forskellen mellem dem der er

fortryder at de gennem ti år var støtteparti

der er på flere måder øgede forskellen mellem dem der var inden for og dem der var uden for jeg tænker på en faldende dækning af dagpengene via satspuljereguleringen

mere polemisk men jeg vil prøve mindre polemisk betyder den udtalelse at vi kan regne med dansk folkepartis

får forlænget dagpengeperioden

får forbedret genoptjeningskravet så man vender tilbage til det halve år der skulle til før i tiden

får rettet op på de nedskæringer der er foretaget

man kan tælle til halvfems mandater derfor kan vi ikke føre ren df politik sådan som vi gerne ville men vi har i hvert fald fået rigtig meget godt igennem synes vi og derfor har vi også været glade for at agere i den rolle der skal ikke herske nogen tvivl om at vi i dag er oppositionsparti

man sige temmelig frit i forhold til rigtig mange af tingene

ved jeg også at vores ordfører på de områder har været inde på

på arbejdsmarkedet og dem der er uden for

vi så kunne regne med dansk folkepartis

på nogle af de andre skævheder der er lavet af den tidligere regering

ville da bare blive så vældig vældig glad

støtte enhedslisten sådan at vi får skrabet halvfems mandater sammen for at få rettet op

uenigheder mellem de to partier indimellem men

har vi også set tidligere på socialområdet at

det som vi har fået igennem har vi været stolte af det er vi glade for som også den socialdemokratiske ordfører var inde på

så længe man ikke har de halvfems mandater

er virkeligheden nu engang sådan at så får man ikke alle sine ønsker opfyldt det synes jeg er meget vigtigt at at slå fast

jeg altså også gerne sige at det er vigtigt at alle de grupper i vores samfund som er udsatte som har det lidt sværere end de fleste af os andre har vi en stor forpligtelse til at tage vare på og det gør dansk folkeparti det gør vi med det her lovforslag

den måde vi anskuer det men det gør vi også på alle andre områder også i

lovforslaget som det foreligger betyder at der i årene to tusind og seksten til

sker en mere afdæmpet regulering af overførselsindkomsterne det drejer sig om om de mennesker der er skattepligtige og reguleres efter satsreguleringsloven den afdæmpede regulering indebærer at den nuværende årlige procentvise regulering af de omfattede ydelser nedsættes med en fastsat procentsats vi skønner at der i gennemsnit for årene to tusind og seksten til tre og tyve vil forekomme en realvækst i lønnen for de beskæftigede

til at øge tilskyndelsen til at overgå fra overførselsindkomst til aktiv beskæftigelse

medvirkende til at få flere fra passiv forsørgelse til aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet de skattenedsættelser

af dette forslag betyder lavere skat på arbejdsindkomst og dermed et yderligere incitament til at overgå til aktiv beskæftigelse

ikke stå alene men vi vi mener at det er et vigtigt bidrag til realiseringen af det rummelige arbejdsmarked som er så vigtigt for hele regeringen

at meningen med det her er at man skal øge tilskyndelsen til at overgå fra passiv overførselsindkomst til aktiv beskæftigelse eller noget i den retning

skal man tage penge

set gør ved at forringe reguleringen af overførselsindkomsterne hvorfor skal man tage penge fra folkepensionister førtidspensionister

er blot et middel ligesom

at vi øger jobfradraget

bliver større og dermed får man en større gulerod

kun økonomi det handler også om efteruddannelse og

bidrager altså også til at øge beskæftigelsen og det kan vi

ikke overse i hele bestræbelsen på

kort og klart og præcist hvorfor og hvordan kommer der flere i arbejde når man tager nogle penge fra folkepensionister førtidspensionister barseldagpenge og ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere for nu

en stor del af de grupper som får forringet deres vilkår som følge af en dårligere regulering af deres indtægt hvorfor og hvordan kommer der flere arbejdspladser ud

er uden for arbejdsmarkedet de kan så

førtidspensionisterne blive kompenseret ved at overgå til en ny ordning og vi kompenserer også folkepensionisterne men men dem som vi har en mulighed for at få i arbejde nemlig dem på dagpenge og

selv om økonomi ikke betyder alt betyder det noget og det er det som er begrundelsen for

som handler om regulering af en række overførselsindkomster

det en skatteaftale som lever op til det mål

at de står i en vanskelig situation der er virksomheder der lukker der er virksomheder der fusionerer og folk bliver arbejdsløse og unge har rigtig vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet de udfordringer

øger presset på de offentlige udgifter og vi har som regering ansvaret for

skal ses i sammenhæng med at der skal skabes flere job der skal gives flere penge til vores fælles velfærd der skal gives et løft til de fattigste pensionister

lav og mellemindkomster skattereformen skal indfases over tid der vil først blive tale om egentlige ændringer fra to tusind og seksten indfasningen skal ske frem til to tusind og tre og tyve for at vi forhåbentlig efterhånden vil kunne se nogle effekter at de initiativer for eksempel om jobskabelse

skal skattereformen ses i sammenhæng

derfor skal den bedømmes i sammenhæng med initiativer på andre ministerområder for eksempel i sammenhæng med

at tage enkelte elementer ud af aftalen betyder at man mister det samlede overblik og står tilbage med oplevelsen af at være ramt af ganske megen uretfærdighed forskellige grupper bidrager på forskellige måder

har vi jo tidligere i dag hørt

jeg vil kort nævne at børnechecken for de højeste indkomster aftrappes vi øger beskatningen på værdien af fri bil fra ens arbejdsgiver og der bliver for eksempel sat flere ressourcer af til at komme skattesnyd til livs

men i en stram økonomi har vi valgt at prioritere beskæftigelsesfradraget generelt beskæftigelsesfradraget

pensionister og så at få skabt flere arbejdspladser det er også vigtigt for mig at slå fast at skatteaftalen betyder at dem der i dag er på de overførselsindkomster vi nu ændrer vil bevare købekraft i forhold til i dag vi har en meget høj arbejdsløshed særlig de unge er ramt og derfor bliver den mindre regulering først gennemført i to tusind og seksten

få skabt job skatteaftalen skaber flere job og aftalen betyder

med til at bevare og måske endda hæve det beløb lønmodtagerne har

regeringen ønsker at få flere af de mennesker der nu står på sidelinjen i samfundet med i fællesskabet

skattereformen give mulighed for at få bedre hjælp det sker fordi flere penge fra en skattereform til velfærd giver mulighed for at kunne kvalificere hjælpen der er områder og mennesker som stadig vil have det svært i samfundet uanset denne eller andre skattereformer for sf er det vigtigt at vi fortsætter arbejdet med at inkludere endnu flere i vores fællesskaber uanset om det er på arbejdspladser i uddannelser i fritidslivet i boligområder eller hvor det

skal have mulighed for at få dagligdagen til at hænge sammen i den bedste

ville vi kunne meget mere end i dag skattereformen indeholder mange gode og fornuftige elementer men den er ikke svaret på alle politiske udfordringer og der vil fortsat være vigtige områder at kæmpe for på den baggrund stemmer sf

man henviser til den forringede regulering af overførselsindkomster forslaget medfører derfor en yderligere marginalisering af borgere på overførselsindkomster og skubber socialt udsatte og sårbare mennesker længere væk fra fællesskabet det gælder både i konkret leveniveau og med de signaler som reformen sender rådet kan derfor ikke anbefale at lovforslaget fremsættes for folketinget

man kunne også tage høringssvaret fra danske handicaporganisationer der siger stort set det samme og det som er budskabet

som følge af det her lovforslag stik imod regeringens egen målsætning om at mindske ulighed og fattigdom er ordføreren enig i at det her lovforslag

skatten på arbejde det var målet med den og det er også det den gør det er jo ikke det samme som

vi ikke fortsat skal arbejde på at

sikre at socialt udsatte får en væsentlig bedre placering

og plads i samfundet end de har i dag og

jeg hører egentlig at herre finn sørensen er lige så optaget af udsatte

og andre folk som som måtte stå på kanten af

en invitation til at være med

skattereformen må vi så gøre på andre måder og det er så det vores konstruktive samarbejde gerne skulle

der også gav skattelettelser og andre ting som ellers ikke er

at undgå at de grupper der kommer til at betale regningen her kom til at betale den så det var der en mulighed for men jeg er nødt til at spørge igen vil det sige at ordføreren

at det øger uligheden

studerende og kontanthjælpsmodtagere har et minus på seks hundrede og tredive kroner i rådighedsbeløb som følge af den her reform at at ledige folkepensionister og folkepensionister og kontanthjælpsmodtagere kun har et lille plus på

med akademikere faglærte arbejdere teknikere lærere magistre og journalister

om en forøgelse af rådighedsbeløbet på fire tusind tre hundrede og fyrre

principper da man var ved at indgå en aftale med regeringen nu håber jeg ikke at det er et princip for enhedslisten ikke at ville indgå en aftale med med regeringen

når spørgsmålet går på om det her øger uligheden

jeg stadig væk fastholde at den her aftale er lavet for at sænke skatten

ikke svaret på alle spørgsmål og slet ikke på den

i rigtig rigtig mange år og som vi jo er nødt til

den økonomi for eksempel har vi lavet et initiativ

psykisk syge der er alt alt for mange som de sidste mange år har fået en

er blevet opgivet er blevet parkeret uden nogen sinde

fået en reel mulighed for at føle sig som en reel del af samfundet og fællesskabet det er nogle af de initiativer vi har prioriteret

som er i arbejde og vi har prioriteret at enlige

svaret på alt det er svaret på noget det er en reform som har

sikre at skatten på arbejde bliver sænket

skattereformen hvor regeringen desværre valgte at indgå

ordføreren har flere gange sagt at den her reform handler om at sænke skatten på arbejde

man jo også forholde sig til hvor de penge kommer fra

er faktisk nogle af de grupper i vores samfund som har mindst altså førtidspensionister arbejdsløse folkepensionister og så videre jeg kan forstå på ordføreren at et af de argumenter der er for den lavere regulering af overførselsindkomsterne er at den først vil blive indfaset om et par år

det selvfølgelig fordi vi har en forventning om at flere vil komme i arbejde der sker jo rigtig mange ting

er det fra regeringens side

set bare et spørgsmål om at jobbene ikke er der

her er egentlig at sige at det her klarer vi jo ikke alene som regering eller alene som folketing det kræver

et kolossalt samarbejde med alle de interesseorganisationer

sige meget åbent over for at få skabt de her flere arbejdspladser

nævne rækken af arbejdsopgaver som ligger foran os og som vi

indgå i et meget konstruktivt samarbejde om med de faglige organisationer med erhvervslivet med uddannelsesområdet og forhåbentlig også med en bred kreds af

om et par år og at man forhåbentlig har fået sat gang i en masse jobskabelse inden da det arbejder vi jo

set også for i enhedslisten så er mit spørgsmål hvad så med de mennesker som er syge og som derfor for eksempel er på førtidspension eller hvad med dem

økonomisk på den her reform at det er fint at man løfter de allerfattigste folkepensionister

er omkring ethundredetusind folkepensionister som er

som betaler til den her reform

det er jo også mænd

altså en folkepensionist som taber økonomisk på den her reform bliver jo ikke hjulpet af at der bliver skabt flere arbejdspladser en førtidspensionist som er på førtidspension fordi hun ikke

at der bliver skabt flere arbejdspladser og at der derfor går et par år før det her bliver indfaset hvordan kan det være rimeligt at de her mennesker som er nogle af

skal finansiere skattelettelser til sådan

for eksempel er en gruppe mennesker som står uden for arbejdsmarkedet og uden

det er for eksempel psykisk syge som er på

som endnu ikke er afklaret og som endnu er hvad skal

langt fra arbejdsmarkedet vi ønsker at lave nogle fokuserede indsatser sådan

de her mennesker kan blive hjulpet på den bedst mulige måde og for at det kan lade sig gøre kræver det at vores samfund har en rimelig velfærd og forhåbentlig også en

der bliver sagt fra enhedslistens side

på den måde skulle man når man har brug for velfærdsydelser

jeg ellers synes vi i enhedslisten og sf har arbejdet sammen om i mange år

at det var nogle af dem vi skulle løfte det gør vi jo med den her reform

men alle får noget mere og de kan bevare deres købekraft

grupper der står tilbage og hvor man så siger at her er

lave en særlig indsats jamen så skal vi jo videre med det så skal vi jo finde ud af

faktisk vigtigheden af at der skulle ske noget i

til folkepensionisterne og så videre

villy søvndal var jo ude med at man skulle

slået meget stort op i medierne og så videre det er jo ikke helt det der er gældende i

man i to tusind og femten får tre hundrede og fem og halvfjerds

og halvtreds kroner mindre end det som sf egentlig lovede i valgkampen som

ikke godt forstå at der måske sidder nogle pensionister i dag

var vores intention det var det vi gerne ville og med den her reform viser det sig jo

en hjælpende hånd en håndsrækning økonomisk som også svarer meget godt til de fem tusind

der er et socialt engagement hos os

som der jo også

er der en virkelighed som vi skal agere i derfor sagde jeg også i min tale at vi skal forsøge at gøre det her bedst så må vi lægge præmissen for hvad der er bedst målet med skattereformen var

få sænket skatten på arbejde for lav og mellemindkomster og det er det det her oplæg tager udgangspunkt i det svarer ikke på alt det er ikke løsningen på alt og det er jo det vores politiske arbejde fortsætter med så når der om mange år bliver valg igen

mål at sikre at folk der står længst

at vi i sin tid opfandt ældrechecken og er vældig stolte af at den stadig væk lever og at den også er

og at der også er et forslag her om at den skal forøges i godt tænke mig at den ordførertale

jeg i min ordførertale foreslog nemlig at vi deler l to hundrede op i to

kan behandle det der drejer sig

det er et samlet skatteforslag det svarer på noget

på arbejde og så få fordelt og omfordelt nogle af de midler fra dem der har mest

som har mindst og som så

at se nogle flere konkrete tal på men vi løfter de allerfattigste pensionister

stort mål for os og vi synes at vi er kommet et stykke og der er stadig væk også

at mennesker på overførselsindkomster kommer til at betale en meget stor del af regningen for

der er så heldige at have et arbejde kan få skattelettelser nogle skattelettelser der især kommer

topskatten for samlet set fire

det sker ved at forringe reguleringen af overførselsindkomsterne med fem

procent oven i den forringelse der i forvejen ligger i satspuljereguleringen satspuljereguleringen betyder at overførselsindkomsterne allerede i dag har et efterslæb i forhold til lønudviklingen på mange tusinde kroner afhængig af hvilken gruppe man befinder sig i et efterslæb der bliver mange gange større med den her reform vi har jo fået bekræftet at det for en a kasse forsikret drejer sig om et yderligere efterslæb på trettentusind kroner om året når reformen er fuldt indfaset enhedslisten mener at det er hamrende asocialt

revalidering og folkepension samt studerende og en række andre grupper på

overførselsindkomster betale regningen for skattelettelser til folk i arbejde det var vi før valget enige med socialdemokraterne og

var der ingen meldinger om at man kan lave en skattereform hvor de udsatte grupper kom til at betale regningen tværtimod jeg vil gerne lige citere fra information den fjortende april to tusind og elleve hvor den nuværende statsminister fru helle thorning schmidt sagde

tyve med et meget stramt budget og i den situation er der ganske enkelt ikke råd til at vi gennemfører de skattelettelser de skattelettelser

altså en klatskilling i forhold til det man nu selv gør sfs formand villy søvndal var enig

og for at rulle de massive nedskæringer tilbage som regeringen er i gang med på velfærdsområdet

lade grupper uden for arbejdsmarkedet de grupper som har allermindst i vores samfund betale for skattelettelser til mennesker der er meget bedre stillet og så må vi altså lige have lov at aflive nogle myter om den her reform det er jo ikke rigtigt som påstået fra forligspartierne at de dårligst stillede ikke mister penge den dårligst stillede tiendedel mister penge i form af et mindre rådighedsbeløb det fremgår jo klart af regeringens egne beregninger som viser at studerende kontanthjælpsmodtagere og selvstændige med lav selvangivet indkomst de sidste skal vi måske ikke have så meget ondt af der

det er jo heller ikke rigtigt at reformen ikke rammer folkepensionister regeringen har ikke benægtet at der er en gruppe på cirka ethundredetusind folkepensionister der bliver ramt af den forringede regulering af folkepensionens grundbeløb

ikke rige nok til at få glæde af lempelsen i topskatten derfor er det også korrekt at denne skattereform vil øge uligheden og den vil øge den relative fattigdom stik imod regeringsgrundlaget der flere steder siger at regeringens målsætning er at mindske ulighed og fattigdom jeg synes at denne skattereform vidner om at den kyniske holdning til de grupper der har mindst som den tidligere regering og dansk folkeparti stod for nu videreføres af den nye regering luftige regnestykker om øget arbejdsudbud er åbenbart vigtigere end at leve op til valgløfterne og og efterleve sine egne målsætninger om at tage vare på de udsatte grupper jeg synes også den kyniske holdning slår igennem i den måde man forholder sig til høringssvarene på især de høringssvar der kommer fra danske handicaporganisationer og rådet for socialt udsatte der jo begge tager klar afstand fra lovforslaget

råd der er nedsat af regeringen de skriver forslaget medfører derfor en yderligere marginalisering af borgere på overførselsindkomster og skubber socialt udsatte og sårbare mennesker længere væk fra fællesskabet det gælder både i konkret leveniveau

fordi en del af de penge man stjæler fra mennesker på overførselsindkomster går til de fattigste pensionister en underlig form for balance der går ud på at tage fra de fattige for at give til de andre fattige til slut vil jeg blot sige at det har været ynkeligt at overvære debatten her i dag regeringens og forligspartiernes påskud for skattereformen er at flere skal komme i arbejde men vi kan ikke få at vide hvor de arbejdspladser opstår hvilket jo ikke er underligt

regnestykket handler ikke om at skabe rigtige levende arbejdspladser

øge arbejdsudbuddet det vil sige sikre

at det overordnede formål ikke det erklærede men det virkelige formål med denne skattereform er det samme som med al den anden snak om øget arbejdsudbud

presse lønningerne nedad til glæde for virksomhedsejerne og de rigeste i samfundet det bestyrkes man jo i når man ser at nogle af de grupper der kommer til at bidrage mest til skattelettelserne er grupper der ikke kan bidrage til et øget arbejdsudbud af den simple grund at de er sygemeldte på efterløn førtidspension folkepension barsel eller voksenuddannelse eller af andre grunde ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet som for eksempel en stor gruppe ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere jeg slutter nu formand konklusionen er at flertallet her i folketinget er i færd med at lave endnu en skattereform der vender den tunge ende nedad det er ikke underligt at højrefløjen gerne være med til det men det er beskæmmende at regeringspartierne vil gøre det stik imod deres egen målsætning

ordførerrækken den næste ordfører er herre joachim b olsen

tresserne halvfjerdserne firserne og halvfemserne og endda nullerne var det politisk tabu at stille spørgsmål ved fornuften i at tilstræbe en meget høj grad af økonomisk lighed gennem økonomisk omfordeling der var bred konsensus omkring at økonomisk lighed var et mål i sig selv venstrefløjen formåede endda at bilde befolkningen ind at uligheden var stigende selv om det modsatte var tilfældet man talte meget lidt om de negative konsekvenser af et samfund som havde økonomisk lighed som mål nemlig det faktum at hundredetusinder af danskere blev skubbet ud af arbejdsmarkedet man hævede kompensationsgraden for folk som stod uden for arbejdsmarkedet det skubbede lønningerne i vejret og gjorde det umuligt for mange mennesker at finde fodfæste på arbejdsmarkedet der skete ganske enkelt en revolution i nitten tres var der knap tohundredetusind danskere

halvtredstusind su modtagere er ikke medregnet der er kun

folk for ikke at arbejde for første gang i verdenshistorien førte højere reallønninger og højere produktivitet nemlig til at færre mennesker tilsyneladende blev i stand til at klare sig selv det kan betegnes som et paradoks nu tager regeringen med dette lovforslag så et lillebitte skridt i den rigtige retning ved at regulere

bliver forskellen mellem nydere og ydere større og det er godt som skatteministeren skrev en kronik i berlingske jeg forstår udmærket den frustration der rejste sig i kølvandet på to politikeres besøg hos kontanthjælpsmodtageren carina og som en ufaglært kontorbetjent fra københavn gav udtryk for i

gør en indsats hver dag man kunne næsten ønske sig at blive bistandsklient det skal man ikke ønske sig alle der kan arbejde skal arbejde dette forslag er faktisk det enkeltelement i skattereformen som bidrager mest til beskæftigelsen og det er derfor også god socialpolitik det er befriende at s og sf

de radikale har taget et skridt væk fra den pladderhumanistiske tilgang til beskæftigelses og socialpolitik som har præget dem i så mange årtier

og specielt i sf det er dejligt at sf på dette område har erkendt at der er en virkelighed som tilsiger at menneskers lyst til at arbejde påvirkes af hvor meget man betaler dem for at lade være

godt understrege at liberal alliance er af den opfattelse at man skulle have taget skridtet fuldt ud og reguleret

efter prisudviklingen ifølge finansministeriet ville det have øget arbejdsudbuddet og dermed beskæftigelsen frem mod to tusind og tre og tyve med godt titusind i stedet for de seks tusind to hundrede som dette

til gengæld uenige i at folkepensionister med supplerende indkomster over trehundrede og tretusindfirehundrede kroner straffes fordi de har været så dygtige og ansvarlige at have sparet op til deres pension man sender et signal om at opsparing ikke er ønskværdigt og det er skidt opsparing er en forudsætning for investering og det er en forudsætning for vækst og velstandsskabelse

ønsker vi at lovforslaget bliver delt i to

i talerrækken er ministeren

med mange indholdsrige og gode debatter lovforslaget er som vi ved og som vi har diskuteret

et led i udmøntningen af aftalen fra den toogtyvende juni om en skattereform som er indgået

af regeringen venstre og det konservative folkeparti og lovforslaget er naturligvis udarbejdet i overensstemmelse med den aftale

kommer til at være en mindre stigning i overførsler

rigtig gode nyhed for rigtig mange mennesker dem som får en ældrecheck vil opleve at få flere penge pensionister der ikke har supplerende indtægter bliver kompenseret det synes jeg også er rigtig fantastisk og så er

mange andre rigtige gode gevinster ved den reform vi laver tre millioner beskæftigede kommer til at få en håndsrækning mennesker som er i

når man ser på hvad der ligger af gode ting i den her aftale

frivilligt kan overgå til førtidspension på

jeg synes faktisk at det er rigtig godt at det er dem som har mindst der bliver tilgodeset mest og sådan oplever jeg at det her

hele debatten som

som har været både i løbet af sidste efterår og

om taktik hvorfor lavede man hvad med hvem men dybest set når man skræller alt det af

kan man sige

egentlig det er vigtigt at have et samfund hvor der er orden på

at tage os af de svage råd til at sørge for at der er penge til sundhed til uddannelse til psykisk syge

vi er et samfund som vi er stolte af og som vi oplever som værende trygt at leve i sådan et land har vi og det skal vi være rigtig taknemmelige for at andre før os har bygget op så kan man jo godt sige jo det ville da have været nemmere hvis regeringen havde overtaget danmark i en sådan stand som det var

fik regeringsnøglerne for snart mange år siden i en tid hvor der var styr på økonomien og hvor der var guld og grønne skove

som blandt andet også drejer sig om at kigge på hvad der er ret og rimeligt jeg tror der er rigtig mange mennesker

at det har været svært at forstå som det også har været nævnt tidligere i debatten at man hvis man tager

ikke fordi vi ikke under folk som er på overførsel at skulle have

skal man have det godt der skal man ikke være fattige men der er altså

nu en håndsrækning til dem som har valgt alligevel

vi anerkender at at der skal være en forskel på om man er på overførsel eller om man er i arbejde

der har været diskuteret også modeller som har været debatteret tidligere blandt andet var en del af debatten jo om man skulle gå ind og skære i personfradraget til alle det var noget af det som man diskuterede inden man

haft nogle alvorlige konsekvenser især for dem med de små indtægter

jeg faktisk rigtig godt tilfreds med

gamle ordning får mulighed for at overgå til den nye hvis der er god økonomi i det for dem vi afsætter fire

til det man kan få lavet en afklaring en udredning og

men det bliver altså frivilligt for folk om de vil overgå fra en gammel førtidspension til en ny det er ikke småpenge vi taler om hvis man

førtidspensionist på mellemste førtidspension i en ejerbolig

det vil typisk være dem vil en sådan pensionist i to tusind og tretten modtage yderligere syv tusind seks hundrede og firs kroner i forsørgelsesydelse efter skat ved overgang

den nye ordning det er rigtig mange penge og det er et stort løft for rigtig mange mennesker

hvorfor kan vi stå på mål for det her

at have fokus som det har været debatteret hele dagen på at skabe arbejdspladser og

rigtig mange også førtidspensionister har en indtægt ved siden af deres

også tjente penge ved siden af

ægtefælle som vil få gavn af et øget beskæftigelsesfradrag det er meget komplekst når man skal se det hele igennem men det der har været meningen med regeringens aftale har været at skabe råderum til at kunne give eksempelvis en bedre velfærd og det kan man med den aftale der er lavet

gøre godt med og de penge har vi brug for i en tid

gerne gentage det tal som også har været nævnt

betyder den mindre stigning der er at man i stedet for at have fået en stigning i forhold til den nuværende takst på seksoghalvtredstusinde og femhundrede kroner i løbet af de næste ti år

købekraften bliver med andre ord bevaret det er klart at priserne stiger og det er

ydelserne på det niveau som

giver rigtig rigtig god mening vi har tidligere lavet mange aftaler også gode aftaler med enhedslisten og

aftaler med andre som har forbedret forholdene inden for det sociale område i satspuljeforhandlingerne sidste år hævede vi taksten

mennesker som går derhjemme og passer et sygt eller handicappet barn

nedsat et fattigdomsudvalg i regeringen til at komme med en afdækning af hvad der vil give mening at tale

fattigdom i dansk sammenhæng men det der er vigtigt nu og videre

der skaber arbejdspladser det har vi gjort med kickstarten har vi gjort med investeringsvinduet og det har vi gjort med en hel række initiativer vi har taget så er der sørget for at vi har

skal man kunne leve et godt liv

danmark hvor vi sørger for at skabe arbejdspladser til dem som ikke har og som gerne

og jeg synes at man har sørget for at også dem som har de større indtægter er med til at betale for regningen til debatten om hvorvidt man skal dele

så kan man stemme for det man synes om og så kan man lade være med at stemme for det som man er imod men tingene hænger jo sammen og hvis man gerne vil være med til at give skattelettelser til dem som får en skattelettelse med det her lovforslag

millioner danskere bliver man jo også nødt til at stå på mål for hvordan pengene findes sådan hænger det sammen og det er derfor debatten også har bølget frem og tilbage om hvorvidt man tager ansvar for helheden det har vi gjort med den aftale der er lagt frem jeg takker for behandlingen her i salen og

målsætning er at mindske ulighed og fattigdom så vil jeg gerne spørge ministeren om ministeren mener

når vi kan konstatere at

skatteyderne

min egen og andre folketingsmedlemmers

en forøgelse af deres rådighedsbeløb på fem tusind fire hundrede kroner er det noget der bidrager til at øge ligheden

så er jeg nødt til at stille et spørgsmål mere men det er forholdsvis enkelt ministeren siger at den her reform skaber råderum til mere velfærd sådan forstod jeg det betyder det

udtalte til politiken der er færre penge til offentligt forbrug fordi vi har disponeret nogle af pengene til at give skattelettelser

omfattet af det her det synes jeg er en vigtig pointe at få

rimeligt er det ikke de rige der får meget ud af det her vi har været eksempler igennem hvor vi fik repeteret hvad den tidligere regerings skattereform gjorde for eksempelvis direktørparret

med et regneeksempel som det her kommer de af os som er

at blive skåret i vores børnepenge

også rimeligt nok vi klarer nok at købe vinterstøvlerne og jeg vil da også hellere selv være med til på den måde at bidrage til at den fattige førtidspensionist kan få mulighed for at få mere derfor synes jeg at der er en omfordeling i det her og

ansvarligt ansigt når man kigger på aftalen der er ikke tale om at det er en champagnereform eller en rødvinsreform det her er en rugbrødsreform som der er blevet talt om rigtig mange gange

en håndsrækning til den enlige forsørger og til dem der har de små og de mellemstore indtægter

sørget for at det danmark som vi efterlader

rustet fordi der vil være penge til fortsat at investere i uddannelse i forskning i praktikpladser i bedre velfærd og

fantastisk land som folk har lyst til at investere i og hvor vi ikke bliver

er rigtige nok det er nemlig ministeriets

altså at de ti procent af befolkningen

et minus i rådighedsbeløbet på seks hundrede og tredive kr mens de ti

der har de højeste indtægter blandt andet sådan

hvordan kan ministeren fastholde at det er noget der øger ligheden i samfundet der står sort på hvidt at det øger uligheden det vil jeg da gerne have ministeren til at bekræfte og så synes jeg ikke rigtig jeg fik svar på mit spørgsmål

der er færre penge til offentligt forbrug fordi vi har disponeret nogle af pengene til at give skattelettelser er ministeren enig i det udsagn eller er ministeren ikke enig i det udsagn

tale om da man sad og forhandlede med enhedslisten og havde

når tallene bliver korrigeret at nærme os decimaler i forhold til den forandring der bliver skabt men det vi

at kunne ruste danmark yderligere til at være et godt land fordi der bliver penge til uddannelser til sundhed

de udfordringer som fremtiden byder nogle gange må man bare også tage nogle

svære beslutninger når man skal finde ud af hvordan man vil finansiere alt det gode man gerne vil og det er det her altså en del af de ændringer der er i forhold til økonomien over et livstidsperspektiv synes jeg godt

kan stå på mål for og hvis man igen

eksemplet i forhold til overførslerne så vil

dagpengemodtager i stedet for at få

femhundrede kroner mere det synes jeg godt man kan forsvare og til fru margrethe vestagers kommentarer vil

ikke mener at det er den rette vej at gå og at man må tage hele pakken men alligevel vil jeg gerne høre ministeren

både ministeren og jeg siddet i salen det meste af dagen og overhørt debatten og den har være lang og og så videre

men deraf kan jeg også forstå på mange ordførere at der er nogle ting som man synes er gode og nogle man måske synes er mindre gode men

en stor samlepakke

regeringen har jo tidligere meldt ud at man gerne vil have brede forlig

havde behandlet skatteforslagene enkeltvis

som står udenfor det har de forskellige individuelle årsager til

kommentere om man skal dele et lovforslag op

har været debat om hvordan lovforslaget skulle struktureres det har været sendt i høring det er

det er fint at partier kan sige at de ville have stemt for eller støttet

duer det jo heller ikke at man kun kan være med til at dele gaver ud men ikke være med til at tage ansvar

rigtig mange gange i de forløbne ti år

men som man politisk vedtog alligevel og sådan er det jo altså også med det her der er gode ting og så er der ting hvor pengene skal findes det er jo aldrig sjovt at finde pengene det er

til at finde finansieringen til den her forhøjelse

det spørgsmål om at sende sådan et lovforslag som jo egentlig er meget kompliceret det

som jo også har været bekymrede over det gør et indtryk på ministeren afslutningsvis vil jeg også gerne spørge

ministeren som jeg også spurgte sfs ordfører i forhold til valgløfterne

pensionisterne fem tusind kroner mere i pensionstillæg

er fremme nu er at de får et noget mindre beløb faktisk får de fire tusind to hundrede og halvtreds kroner mindre end det man egentlig lovede har man det egentlig ikke lidt med det i forhold til en gruppe som man jo ellers gerne vil tage vare

vi har lavet en forhandling vi har lavet et regeringsgrundlag men den politik som vi vedtager nu og som vi lægger frem er en der trækker i samme retning

er derfor at vi har afskaffet starthjælpen det var derfor vi afskaffede de fattigdomsskabende ydelser det er

nedsat et udvalg der skal se på fattigdom i danmark det er derfor vi valgte at sige at dem

modtager tabt arbejdsfortjeneste og dansk folkeparti har blandt andet været med til at lægge stemmer til

de forældre i den grad

den fejl gjort god igen der var jeg også utrolig glad for at dansk folkeparti bakkede op og var med til at løfte niveauet igen vi har hele vejen igennem vores politik haft ét fokus og det er at få løftet dem der har

skal de have en håndsrækning og det skal være de bredeste skuldre der bærer det tungeste læs derfor er det også sådan at vi

er det eksempelvis også folk som har store indtægter der modtager børnepenge det er

folk som har store indtægter der kommer til at betale

synes jeg kun er ret og rimeligt til kommentaren om høringen vil jeg sige at jo det er beklageligt og

ville have været ønskeligt at det havde været anderledes men jeg tror at alle var klar over omstændighederne

men det er jo ikke det det handler om vi bruger tusind milliard

det grunden til at man tager det her initiativ

at være på overførselsindkomst som det ellers ville have været så kommer der

for at sætte skatten ned et andet sted nej spørgsmålet om den mindre regulering af

den tolkning som herre joachim b olsen lægger for dagen i den her udredning det er jo sandt at hvis man siger til folk at vi nu fjerner deres ydelser så vil de være villige til hvad som helst man kan da sagtens med incitamenter få folk til at gøre hvad som helst det gode spørgsmål er bare vil man det

jeg ved godt at liberal alliance tidligere på sommeren spillede ud med

kunne spare ni og tredive milliard

den offentlige velfærd når jeg kigger på det og

politisk valg det kan liberal alliance godt mene det er man i sin gode ret til jeg er bare ikke enig

så er det også svært fordi der er nogle derude der mærker det omvendt kan man også lave nogle ting som

fra finansministeriet

fordi det øger incitamentet til at komme i arbejde

man gør det alene af den grund gør man det

ville det blive mindre og mindre attraktivt for folk at komme i arbejde den mindre regulering handler ikke om at finde fem milliard kroner til at bruge på noget andet

det er et isoleret initiativ som isoleret handler om at få folk i arbejde

det må vi kunne blive enige om at det handler om

en katastrofe at konstatere

det danmark som vi overtog

stort set ingen forskel var på hvad man fik altså som socialdemokrat synes at det er trist det betyder ikke at jeg gerne vil gøre folk fattigere for

et arbejde jamen det er jo ikke alle forundt at kunne få sådan et

være på udkig efter et nok lidt mindre end hvis man selv synes at der også er noget i det derfor handler det her jo om om flere hensyn men vi har aldrig nogen sinde fra socialdemokratiets side

så kan de lære det sådan tænker vi ikke vi vil ikke have at mennesker skal leve fattigt eller have det dårligt men vi vil gerne være med til at sørge for at vi skaber et samfund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

den sjette september klokken ti med følgende dagsorden første behandling af forslag til lov om finanslov for finansåret to tusind og tretten